og rasmus horn horn langhoff

orlov har jeg modtaget meddelelse om at de fra og med den første juni to tusind og atten atter kan give møde i tinget per husteds og kasper rougs hverv som

af folketinget ophører fra nævnte dato at regne fra medlem af folketinget trine bramsen der

har jeg modtaget meddelelse om at hun fra og med den anden juni

carsten hansens hverv som midlertidigt medlem af folketinget ophører fra nævnte dato at regne fra medlem af folketinget finn sørensen

har jeg modtaget meddelelse om at han fra og med den fjerde juni to tusind og atten atter kan give møde i tinget jette gottliebs hverv som midlertidigt medlem af folketinget ophører fra nævnte dato at regne

har orlov har jeg modtaget meddelelse om at hun fra og med den første august to tusind og atten atter kan give møde i tinget marlene borst hansens hverv som midlertidigt medlem af folketinget ophører fra nævnte dato at regne

vil blive tolket på tegnsprog således at døve kan følge debatten tegnsprogstolkningen kan ses direkte på folketingets

for denne forespørgsel og jeg giver derfor ordet til fru mette frederiksen

skal begrunde hvorfor vi har indkaldt til

en forespørgsel til landets statsminister hvor vi beder om en redegørelse for både den indenrigspolitiske og

der skal besvare denne forespørgsel

er det bare nogle tal nej det er nogle tal der viser at politik gør en forskel 98 otte og halvfems er det antal kommuner hvor beskæftigelsesfrekvensen er steget siden folketingsvalget

svarer til en hundrede og halvtreds fodboldbaner om dagen kan blive omlagt til økologisk brug tre tusind fem hundrede det er det antal asylansøgere vi modtog i to tusind og sytten det er det laveste antal i ni år danmark er ikke længere en af eus mest attraktive asyldestinationer ni tusind to hundrede kroner kunne man tilføje er det velstandsløft der har været i danmark siden folketingsvalget

og tredivetusind det er det antal private arbejdspladser der er skabt i danmark siden regeringsskiftet

fire millioner ja siden valget har regeringen tilført sundhedsvæsenet fire

kroner ekstra om dagen politik gør en forskel danmark er tilbage i topform det giver os mulighed for

forme fremtiden jeg ønsker et danmark der rækker ud efter mulighederne giver de begejstrede medvind og de bekymrede nyt håb jeg vil leve i et land hvor ældre ikke skal bekymre sig om om der er hjælp hvis de falder hvor alle voksne der kan har et arbejde

en del af fællesskabet hvor unge kan udfolde deres talent hvor forældre kan aflevere deres børn om morgenen i trygge rammer med ro i maven og smil på læben og hvor alle børn voksne og ældre har mulighed for et friere et rigere

det kræver at alle får en god start på livet jeg er grundlæggende optimist jeg glæder mig over at langt de fleste danske børn og unge tager en uddannelse og klarer sig godt så meget desto mere trist er

ikke gælder alle

vokser op i familier uden overskud til omsorg og som kæmper med et svært udgangspunkt derfor har regeringen gennemført en samlet indsats for børn og unge som har det svært derfor har vi styrket landets dagtilbud med særlig fokus på de børn som har flest udfordringer derfor har vi styrket folkeskolen med en skolepulje på

som går målrettet til skoler som løfter fagligt svage elever derfor har vi forbedret overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse for de unge som har brug for ekstra støtte

i uoverskuelige tilbud en jungle af tilbud som møder de unge derfor har vi styrket erhvervsuddannelserne

ved hjælp af nye fordelsuddannelser og øget tilskyndelse for virksomhederne til at oprette praktikpladser

benytte lejligheden til at takke både arbejdsgivere og fagbevægelse for det virker

nu søger flere ind på en erhvervsuddannelse det kan vi være glade for

men det skal vi ikke stille os tilfreds med derfor har vi også fremlagt et bud på hvordan vi får flere praktiske elementer i folkeskolen så eleverne oplever at undervisningen også peger frem mod en erhvervsuddannelse og derfor kan jeg i dag sige at regeringen til efteråret vil komme med et nyt udspil til hvordan vi får endnu flere unge til at søge og gennemføre en erhvervsuddannelse danmark strutter af talent det ser jeg alle de steder jeg kommer i odense hvor jeg mødte børn på syddansk universitet som går til robot i deres fritid til dm i skills i herning hvor hundredvis af unge kæmpede om at blive danmarks bedste inden for netop deres fag

skole hvor dygtige og nysgerrige børn har kastet sig over naturvidenskab og så sent som i mandags hvor jeg havde besøg på marienborg af femte a fra fjordlandskolen i frederikssund fordi deres dygtige lærer havde lovet dem en overraskelse hvis de tog et ordentligt ryk i læsning og det gjorde de

vi skal ikke kæmpe imod udviklingen vi skal omfavne den og forme den samarbejde om at gribe mulighederne for det er dem

vi skal leve af det er afsættet for disruptionrådet hvor regeringen lige nu samler de mange gode input fra virksomheder

fagbevægelse iværksættere og forskere og mange flere det er baggrunden for den aftale om erhvervs og

iværksætter og aktiekultur tak til begge partier dansk folkeparti og det radikale venstre for at tage ansvar når det gælder det er målet med den nye teknologipagt hvor regeringen virksomheder og uddannelser i fællesskab vil løfte det digitale danmark det er udgangspunktet for den nye aftale om deleøkonomi som kan forbedre både miljøet privatøkonomien og samfundsøkonomien

nu også styr på skattebetalingen

vi kan bruge moderne forretningsideer

for vi tror

og at vi alle bliver rigere når vi får flere muligheder derfor er det ikke et spørgsmål om enten velfærd eller skattelettelser

fremgang er noget vi skaber og fremgang er en forudsætning for velfærd og jeg ønsker en tryg kernevelfærd gratis uddannelse gratis sygehuse et socialt sikkerhedsnet

det skal vi kunne levere

derfor skal vi passe ordentligt på vores offentligt ansatte efter sommerferien vil regeringen fremlægge en sammenhængsreform som blandt andet vil se på hvordan vi får bedre ledere i det offentlige og hvordan offentligt ansatte får mere frihed og bedre mulighed for at levere den kvalitet både danskerne og medarbejderne selv ønsker også her skal vi forløse potentialet

samtidig synes jeg at vi på den anden side af de

ikke er afsluttet endnu der er stadig afstemninger i gang har brug for en dialog om hvad forløbet kan give anledning til af overvejelser er systemet optimalt som vi kender det i dag

set der er brug for hele vejen rundt

en offentlig sektor er en forudsætning for at borgerne kan få ordentlig velfærd der skal ikke kun være god hjælp til dem som brækker et ben men også til dem som snubler i livet vi har pænt styr på det første men jeg er bekymret for om vi har styr på det sidste antallet af danskere med psykiske lidelser stiger det bekymrer mig stigningen er særlig stor blandt børn og unge det bekymrer mig dybt og vi må spørge os selv om hvad det er udtryk for

om det måske også er de rammer vi tilbyder børnene som har brug for en diagnose der findes ikke én enkelt løsning

der findes flere enkle løsninger men der skal være hjælp til dem som mister grebet og en tidligere og stærkere indsats så problemerne ikke udvikler sig

siden valget har vi løftet psykiatrien så der i to tusind og atten er godt fire hundrede million kroner mere efter sommerferien kommer regeringen med en samlet plan som skal styrke psykiatrien yderligere det har vi brug for

vi vil også komme med en samlet sundhedsreform

for godt et årti siden lavede vi den

sidste sundhedsreform med frit valg behandlingsgaranti og

amterne med regioner den sundhedsreform har løftet sundhedsvæsenet enormt til nu at være i toptre i europa ifølge en svensk tænketank

for vi har et sundhedsvæsen som fungerer godt man kan vel udtrykke det på den måde station for station men det kniber stadig med at forbinde stationerne og vi skal sikre at ingen patienter bliver tabt vi skal skabe et sundhedsvæsen

i min nytårstale tog jeg hul på udfordringen med parallelsamfund

vi ser jo heldigvis ikke de samme tilstande herhjemme som man ser i visse andre europæiske lande men vi har åbenlyse problemer

gentage det her i dag de fleste med udenlandsk baggrund bidrager positivt til danmark bliv ved med det

er der for mange som klarer sig skidt og det er jo først og fremmest resultatet af fordums slappe udlændingepolitik hvor der blev lukket flere ind end man magtede at integrere hvor der blev stillet for få krav

det har regeringen rettet op på

mange stramninger styrket indsats i eu har fået tilstrømningen ned til det laveste vi har set i ni år

betyder det at vi ikke skal gøre mere

nej det betyder det ikke for vi skal hele tiden holde øje med udviklingen ligesom vi skal holde øje med nye tiltag i landene omkring os for danmark skal også i fremtiden have styr på asyltallet og det er denne regering en garant for samtidig skal vi udnytte de lave asyltal til at genoprette balancen i vores udsatte boligområder

områder hvor unge tvinges til at gifte sig med en de ikke elsker hvor kvinder regnes for mindre værd end mænd hvor alt for mange mennesker med de samme problemer er klumpet sammen

regeringens mål er lysende klart i to tusind og tredive skal danmark være fri for ghettoer

vi har indgået en række brede aftaler en og tyve initiativer bundet sammen på tværs af otte ministerier det er godt nu skal det følges til dørs det kræver vedvarende fokus og derfor kan jeg i dag offentliggøre navnene på de tre særlige repræsentanter som på regeringens vegne skal sikre fremdrift og følge op over for kommunerne og over for boligorganisationerne

de mål vi nu bredt har besluttet

det bliver tidligere regionrådsformand og

bent hansen

jeg er glad for at alle tre har takket ja til at påtage sig denne betydningsfulde opgave ligesom jeg er glad for opbakningen til regeringens strategi her i folketinget

jeg gerne kvittere for tak for det der er ikke én løsning der er mange og en af de vigtigste er at mennesker der kommer til danmark skal forsørge sig selv når de kan de skal have et arbejde de skal ikke klientgøres de skal stå på egne ben det er baggrunden for at regeringen har indgået

og en topartsaftale med kommunerne om bedre integration også her har vi faktisk rykket hegnspæle

andelen af flygtninge som er i job efter tre år i danmark

og det glæder mig oprigtigt for det har vi brug for tak til både kommunerne virksomhederne og fagbevægelsen for at tage ansvar

det er baggrunden for at jeg har inviteret til

marienborg på næste fredag den ottende juni

virksomheder iværksættere kommuner fagbevægelse eksperter og frivillige en bred kreds skal vi tage de næste skridt fremad

vokser og det har vi ikke brug for danmark skal være åbent for dem som kan

det gør danmark rigere hvis ikke vi formår at tiltrække dygtige udenlandske medarbejdere risikerer vi at danmark sakker agterud derfor ærgrer

og på andre måder bevidst gjort det så bøvlet som muligt for virksomhederne at anvende den derfor ærgrer det mig at vi så sent som i går endnu en gang så et folketingsflertal som var imod hvad man ellers signalerede omvendt for måneder siden at gøre det lidt enklere for folk der har arbejdstilladelse i danmark også at bijobbe det har vi ikke brug for vi har brug for det modsatte vi har brug for at holde arbejdsmarkedet åbent for dem der kan

med regeringen og et folketingsflertal

at vi ikke er åbne for dem der ikke

der skal være en ordentlig balance

at der skal være en ordentlig balance for mig er der ikke et hovedstadsdanmark og et udkantsdanmark for mig er der ikke et blåt danmark et rødt danmark et grønt danmark eller et gult danmark i min optik

danmark et land hvor vi vokser i fællesskab og hvor fremgangen skal komme alle til gode

derfor har vi moderniseret planloven så den giver yderkommunerne mere plads til at skabe udvikling og arbejdspladser

derfor har vi sænket færgetaksterne så det er billigere at komme til og fra danske øer derfor har vi udvidet motorveje

og derfor er vi ved at gennemføre den største udflytning af statslige arbejdspladser i nyere tid i alt op mod otte tusind arbejdspladser ud af hovedstaden og ind i landet samtidig sætter vi gang i udviklingen af hovedstaden med et udvalg som skal se på hvordan vi styrker hovedstaden frem mod år to tusind og tredive for vi ønsker en reel balance

hvor vi løfter i flok hvor alle får del i fremgangen hvor vi styrker fællesskabet

overskud til at glæde os på hinandens vegne

det sidste gælder hele kongeriget også vores

nordatlantiske familie jeg ønsker et rigsfællesskab som er til gavn for befolkningen både på færøerne i grønland og i danmark tre lande tre unikke lande som deler historie venskaber og familiebånd et

vi havde en endog meget grundig debat om rigsfællesskabet i fredags jeg vil ikke gentage pointerne her i dag men sige tak for en god debat i næste måned skal jeg mødes med lagmanden og landsstyreformanden til det årlige rigsmøde denne gang på færøerne jeg ser meget frem til et gensyn med øerne storslåede og hjemlige på en og samme tid og jeg ser ikke mindst frem til at drøfte de emner som vi alle er optaget af friere rigere tryggere det er vores mål for danmark og det er vores mål for kommende generationer

det er blevet sagt at den næste generation er den første som for alvor vil opleve klimaforandringerne og den sidste generation som kan stoppe dem

men det kan vi jo ikke vente på eller satse på vores generation er selv nødt til at handle og det skal vi gøre jeg ønsker at danmark fortsat skal være et grønt foregangsland det tror jeg i virkeligheden at vi alle ønsker

sidste mange år har indgået brede energiaftaler som har løftet danmark

i tretten ud af de sytten år hvor mit eget parti har haft statsministerposten

danmark og gjort danmark grønt det glæder mig ligesom jeg glæder mig over opbakningen til regeringens ambition som er at mindst halvtreds procent af energiforbruget

to tusind og tredive skal komme fra vedvarende energi hvorfor har vi sat det mål

ja det har vi jo fordi vi ønsker at tage det næste vigtige skridt i den grønne omstilling vise verden og måske særlig vise de store lande at grøn omstilling er mulig

hvordan gør vi så bedst det

ja det gør vi jo ikke ved at sige at mere grøn energi kan betale sig

det gør vi ved at vise det ved at gøre den grønne energi

afsætter yderligere

milliard kroner årligt fra år to tusind og fem og tyve til mere havvind eller andre grønne løsninger og samtidig sænker elafgiften og elvarmeafgiften gør det billigere at være dansker og mere attraktivt at bruge grøn strøm

for på måde siger vi ikke

vi viser det det er skelsættende

og på klimaaftalen fra paris

og efter sommerferien vil regeringen lancere en klimaplan som skal trække i en endnu grønnere retning

jeg håber at vi igen

at der er andre som ikke vil bruge af råderummet

i energiforhandlingerne men kun bruge

sige at det er et synspunkt som i mine øjne er helt uforeneligt med oppositionens påståede højere grønne ambitioner

betyder det at man vil slække på ambitionerne fordi man ikke vil finansiere dem eller betyder det

finde pengene et andet sted og hvor er det så

det ser jeg rigtig meget frem til at blive meget klogere på i dagens løb

regeringen ønsker et højt ambitionsniveau og vi har lavet en bred politisk aftale hvor vi har faset psoen ud hvilket betyder at den grønne omstilling nu skal prioriteres i finansloven på linje med alt

til at blive ramt af politisk spilfægteri og tiden er knap vores erhvervsliv danskerne omverdenen har brug for klar dansk besked

jeg ønsker et danmark hvor

dropper forestillingen om at vi altid selv ved bedst

det klæder os ikke men det omvendte

vi alligevel nok er for små til at gøre en forskel

og skal trække danmark i den rigtige retning

specielt i en situation hvor nogen begynder at træde ved siden af når andre viser underskud skal vi vise overskud

det gør vi ved at fastholde ulandsbistanden på nul procent procent som et af kun fem lande i verden

med en københavnererklæring hvor vi blandt andet slår fast at ansvaret for at overholde menneskerettighederne ligger hos de enkelte lande

og hvor vi har fået igennem at der vil blive slået hurtigere og hårdere ned på dem som åbenlyst og systematisk ikke overholder menneskerettighederne os kan man regne med vi danmark gør en forskel og det skal vi gøre i en verden der forandrer sig

som optræder mere og mere aggressivt et kina der fylder stadig mere økonomisk og politisk et tyrkiet tæt på som vender ryggen til europæiske værdier

et mellemøsten hvor konflikter og fattigdom sender mennesker på flugt mod drømmen om et bedre liv

og et usa drømmenes land

som nu drømmer om mindre frihandel drømmer om mere bare sig selv færre internationale forpligtelser flere sanktioner det er så sandelig

og det samme har resten af verden

og vise vejen ja undskyld mig til at være den voksne i klassen

i fem og fyrre år har vi nydt godt af det europæiske fællesskab og

guldbryllup i år fejrer vi sølvbryllup for det indre marked det indre marked som giver et lo ægtepar i ejerbolig en direkte årlig merindtægt på femogtredstusind kr og som hundredetusindvis af danske arbejdspladser er afhængig af alligevel har vi herhjemme en tendens til at gemme det europæiske af vejen og

samtidig har der sneget sig en eller anden myte ind i debatten hvorfor skal eu bestemme det kan man høre nogen sige jeg vil gerne sige at jeg

bestemt ikke er enig i

ligesom vi jo heller ikke er enige om alt her i folketinget

men vi skal passe på med ikke altid at komme til at give eu skylden når noget ikke går vores vej eu er ikke en stat og skal aldrig være det hvis man spørger mig eu er et samarbejde mellem selvstændige lande som laver aftaler i fællesskab

et samarbejde mellem otte og tyve lande er det et fælles ansvar at nå til kompromisser

beslutninger også på områder hvor vi ikke ser ens på

lad os begynde at tale danmark op europa op lad os begynde lidt tydeligere at stå ved det kontinent og det samarbejde vi er en del af og diskutere europa uden en folkeafstemning i horisonten det tror jeg vil være godt

danmark kan

et område hvor der snart tyve år efter

stadig er brug for fredsbevarende styrker det leverer danmark og

være stolte af det er jeg stolt af tak til vores udsendte i kosovo og tak til alle vores udsendte rundtomkring i verden hvad

de bærer uniform eller ej i gør danmark stolt

samtidig skal vi huske at et friere rigere og mere trygt danmark ikke kommer af sig selv derfor har vi indgået

men også udstationeret danske soldater til natos fremskudte tilstedeværelse i estland dygtige folk som jeg selv har haft fornøjelsen at besøge vi tager ansvar

i vores egen interesse friere rigere og tryggere det er historien om danmark siden valget

naturlov for fremgangen kommer kun

og sammen med jer ønsker vi at forløse danmarks fulde potentiale jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for det gode samarbejde i årets løb til alle partier her i salen fra åbningsdebatten i oktober til afslutningsdebatten i dag har vi indgået syv og halvtreds politiske aftaler det svarer til mere end en om ugen og langt langt de fleste er indgået med et bredt flertal hen over midten politik gør en forskel

vi har ikke altid det samme udgangspunkt men sammen får vi danmark fremad det gælder herinde og det gælder

virkelighedsfjern adelsmand han har siddet i sit studerekammer og læst utrolig mange gode ridderromaner nu vil han så selv ud på eventyr

gang på gang forsøger han at tale don quixote fra sine mystiske indfald på et tidspunkt mens de rider af sted

får don quixote øje på fyrre kæmper med arme så lange som vinger på en vindmølle og

han sænker sin lanse og sætter i fuld galop mod fjenden med fuld brag ryger han ind i den første kæmpe og bliver fluks kastet ud af sadlen

ikke så overrasket over don quixotes nederlag han har prøvet at advare ham om at han nok ser syner det er slet ikke kæmper han forsøger at bekæmpe det er vindmøller og se det eneste der er mere absurd end at slås imod vindmøller fordi man tror at de er kæmper

er at slås imod vindmøller når man udmærket godt ved at det er vindmøller man slås imod i har selvfølgelig allerede gættet hvorfor jeg er kommet i tanker om den her gode gamle historie nu vil det selvfølgelig være lidt frækt at sammenligne statsministeren med don quixote

de planlagte havvindmøller

hvert år dør mere end tre tusind danskere tidligt på grund af luftforurening ikke mindst her i københavn der bliver færre og færre af de dyr som vi synger om for vores børn når vi synger godnatsange tag bare bestanden af lærker som er halveret på fyrre år haren er nu en truet dyreart i danmark og næsten tre millioner fugle er forsvundet udviklingen vender ikke sig selv

det er også det klogeste at gøre markedet for grønne løsninger og nye teknologier kommer til at vokse eksplosivt i de kommende år fremtidens vækst og arbejdspladser bliver grønne ja sådan er det faktisk allerede i dag for at nå målene i klimaaftalen fra paris skal verdens lande investere halvfemstusind milliard kroner over de næste tolv år fyrre gange danmarks bnp danmark har i dag en førerposition men vi taber den førerposition hvis ikke vi her i folketinget evner at opstille nye mål og nye visioner det er derfor socialdemokratiet har fremlagt et samlet klima og miljøudspil jeg kan ikke nå at komme omkring alle de forskellige forslag

tre nedslagspunkter for det første skal danmark være uafhængig af fossile brændstoffer allerede i år

fem og fyrre vi ønsker femhundredetusind grønne biler el brint og hybrid

for det andet skal danmark oprette en global grøn fremtidsfond den fond skal finde svarene på de allerstørste og sværeste spørgsmål de spørgsmål hele verden spørger om hvordan brødføder vi en voksende verdensbefolkning uden at belaste vores klima og hvordan producerer vi nok grøn energi

vores jordklode fremtidsfonden vil blive en

dieselbilerne vi vil have mere urørt skov i danmark og femten nye naturparker hvor naturen kan få lov til at vokse vildt det er en stor opgave vi står over for og den kræver politisk vilje udgangspunktet kunne være bedre for regeringen har valgt at skære ned på energiforskningen og da regeringen kom til skrottede den målene om at udfase kul og reducere

energiforlig for os socialdemokrater handler energipolitik først og fremmest om at få mere ren energi for regeringen handler energipolitik mest om at sænke elafgiften jeg håber selvfølgelig på at vi kan få et bredt forlig på energiområdet med flere havmøller renere biler bygninger hvor varmen ikke suser ud igennem utætte vinduer med andre ord en anden politik end den regeringen fører i dag klima og miljøpolitik handler om hvad vi skal leve af i fremtiden men det handler også om danmarks sikkerhed og danmarks tryghed historisk mange mennesker er på flugt

det også være i fremtiden også på grund af klimaforandringerne fra krig fra ufred og fra fattigdom

de store migrantstrømme vil aftage asylsystemet er de facto brudt sammen

vi ved også at vi ikke kan hjælpe alle hverken i danmark eller i europa men vi skal stadig hjælpe flere ude i verden

har fremlagt et udspil til en samlet udlændingepolitik

at danmark skal oprette et modtagecenter uden for europa asylansøgere som søger asyl ved den danske grænse skal sendes til et modtagecenter og have deres sag behandlet der til gengæld skal vi igen tage kvoteflygtninge fra fn først var regeringen

sig at regeringen allerede var i gang med at realisere noget der ligner

andre europæiske lande undersøgte regeringen om de kunne etablere modtagecentre for

siden den diskussion har vi ikke hørt noget fra regeringen det er snart fire måneder siden derfor stillede jeg et spørgsmål til statsministeren sidste onsdag

ikke mulighed for at svare og derfor spørger jeg i dag hvad er status for det arbejde indtil vi får det svar

skal vi have integrationen til at fungere bedre herhjemme derfor er jeg glad for de aftaler vi har lavet om at bekæmpe parallelsamfund i danmark det er blot endnu et eksempel på at udlændingepolitikken ligger fast om senest et år er vi i valgkamp vi ved at venstre vil gøre hvad de kan for at så tvivl om udlændingepolitikken og mon ikke vi ser en enkelt skræmmekampagne

korthed at sige

en ny socialdemokratisk ledet regering kunne gøre to ting for det første fastholde den stramme udlændingepolitik forankret i et bredt flertal her i folketinget og for det andet føre en mere retfærdig og en grønnere velfærdspolitik sammen med de partier der ligesom os ønsker en ny retning for danmark så skal jeg have lov

enhedslisten og socialistisk folkeparti

til skade for både klima borgere og erhvervsliv folketinget pålægger regeringen at gå forrest i eu og føre en energi og klima og miljøpolitik der understøtter parisaftalen og fns sytten verdensmål og derved bringer danmark tilbage på et ambitiøst spor gennem brede politiske forlig folketinget opfordrer regeringen til at ændre kurs så danmark igen kan blive en grøn stormagt det kræver blandt andet flere havvindmølleparker et ambitiøst mål for energieffektivisering udbredelse af elbiler flere midler til energiforskning omlægning af mindst halvdelen af al statsskov til urørt skov øget bekæmpelse af plastikforurening prioritering af rent drikkevand samt flere store og sammenhængende naturområder der understøtter biodiversitet folketinget konstaterer at den grønne omstilling har brug for ambitiøse og langsigtede rammebetingelser så vi i fremtiden får flere grønne arbejdspladser i danmark folketinget pålægger desuden regeringen

er der en minut til første spørgsmål og

halv minut til spørgsmål to

prøve at overholde taletiderne fra min side fuldstændig er som at kæmpe mod vindmøller men

for at kunne søge asyl direkte i danmark men i stedet for

jeg synes selvfølgelig i lighed med fru mette frederiksen at det ville være interessant at statsministeren også i løbet af dagen måske når han forbereder sin sin svartale senere på dagen kommer ind på lige præcis det spørgsmål det jeg godt kunne tænke mig forinden at høre fru mette frederiksen om er selvfølgelig lidt mere om

om man ikke indtil det så i givet fald står klart skulle starte med den ene del af det nemlig det her med at man så ikke har mulighed for

man har transporteret sig igennem seks syv sikre lande at søge asyl i danmark for der kunne vi jo starte det kan vi selv styre inden vi i givet fald måtte have en

opbakning også fra andre lande til at have et center eksempelvis i nordafrika

at så mange mennesker sætter deres liv på spil når de krydser middelhavet og inden da da har mange krydset saharaørkenen og er

nået frem til det der så er den forjættede kyst der er så mange liv der går tabt og der er så mange børn der udsættes for overgreb og kvinder ligeså

humant at opretholde det flygtningesystem vi har i dag derfor bliver vi nødt til så at sige at få flyttet europas grænse fra at være nord for middelhavet til at være syd for middelhavet så de flygtninge der har et beskyttelsesbehov bliver beskyttet men at det er uden at skulle udsætte sig selv for den farefulde færd som vi ser

i dag samtidig med det er det

ved med at modtage så mange mennesker i europa som vi har set igennem de seneste år for integrationen kan ganske enkelt ikke følge med hvordan gør vi så det her i praksis og kan jeg nå at svare på det inden for den tilladte taletid det kan jeg nok ikke men jeg mener at

blandt andet i et samarbejde med fn som allerede i dag driver også ret velfungerende flygtningelejre

hvor vi kan yde den beskyttelse vi skal til flygtninge

oprettet hele det her system sammen med andre om det er via fn systemet i givet fald det ville være helt oplagt at gøre men det kan godt have lidt tid i sig

og det håber jeg vi vil komme til at have fremover også og man kan jo bruge den grænsekontrol til at

seks syv sikre lande hvor man ikke er forfulgt og så have retten til at droppe ned i danmark og sige

i øvrigt gerne søge asyl i danmark der kunne vi jo starte der har vi jo en mulighed for at sige at den mulighed

direkte fra et land hvor man er forfulgt og dropper ned i danmark man kommer jo igennem mange andre lande inden

at så skal man ikke længere have mulighed for at søge asyl direkte i danmark

og for mig er det helt naturligt at vi ved hvem der kommer ind i danmark og

man har fordi der er en del af det kriminalitetsbillede vi ser i dag der har at gøre med folk der kommer udefra desværre

ikke forstå at det her tager så lang tid det er fordi jeg påstår at det er nemt det kunne jeg ikke drømme om men men den diskussion vi har om flygtningesituationen i danmark har man jo også i andre europæiske lande og for mig

vil sige er det helt urealistisk mon ikke også mange sagde det om den flygtningeaftale der er indgået med tyrkiet

for få år tilbage og som jo i dag er et meget meget vigtigt instrument i

har styr på hvem der kommer til europa så jeg mener at det her kan lade sig gøre jeg påstår ikke

stiller spørgsmål til statsministeren i dag

selvfølgelig kan søge indflydelse men der er ikke et mindretal der kan påtvinge flertallet deres holdninger og det har i jo

må det også være på udlændingeområdet altså den udlændingepolitik der føres i dag har opbakning fra omkring fem og halvfjerds procent af mandaterne her i folketinget og i hvert fald det samme i befolkningen og jeg ser

at med de stadig enormt store problemer der er på integrationen og en meget meget urolig verden så vil danskerne også ved næste folketingsvalg give et ubetinget mandat til at der føres en udlændingepolitik hvor vi har styr på hvor mange der kommer til danmark

også til at være efter næste

socialdemokraterne lader sig overtale endnu engang af de fire partier der er rundt om

morten østergaard siger vi skal have indflydelse på alle områder også på udlændingepolitikken fru mette frederiksen står da med et kæmpe problem hvordan har

danskerne har talt klart når det gælder udlændingeområdet og jeg ligger i øvrigt fuldstændig på linje med danskerne i den her sag der er kommet for mange til danmark med ikkevestlig baggrund vi ikke har evnet at integrere vi ser i dag enormt store integrationsudfordringer med manglende sprogkundskaber for høj arbejdsløshed for høj kriminalitet og tilvækst af parallelsamfund der er ingen grund til at lempe udlændingepolitikken når vi

politik ligger fast danskerne må tale ved næste valg og

et så massivt flertal og det tror jeg der er

socialdemokraterne har jo sammen med regeringen og dansk folkeparti og nogle andre partier indgået flere aftaler der handler om det man nu kalder parallelsamfund

ud i yderligere fattigdom ved at tage børnechecken fra dem det er noget med tvang i daginstitutioner eller hvis børnene har for meget fravær hvis man spørger

til at gavne børnene at det er dårligt for forældresamarbejdet det er helt essentielt og i øvrigt får udsatte familier som ikke evner at få deres børn i skole

egentlig også at socialdemokraterne plejer at sige at

skal straffe børnene gennem forældrene

og enige om at være imod kontanthjælpsloftet vi har kæmpet mod børnefattigdom og nu står vi så med nogle aftaler her hvor socialdemokraterne straffer børnene gennem

set forstå mig ret bedre at fjerne børnene fra familien for der er nogle familier der ikke formår

de opvækstbetingelser som de skal når vi nu alligevel ender med at lave den her aftale og jeg synes det er en god aftale vi har lavet er det fordi

udfordringerne i dag er så store at vi er tvunget til at finde nye svar der er så mange især drenge med ikkevestlig baggrund der forlader vores skole som det man kalder funktionelle analfabeter de kan ikke læse skrive og regne og en del af dem

kundskaber at de ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse når du står i dag som ung med med ikkevestlig baggrund og

basale færdigheder på plads uden en ungdomsuddannelse så får du et svært liv i danmark for kravene på arbejdsmarkedet er kun taget til derfor bliver vi nødt til at få

jeg tror at noget af det der er afgørende er at de mindste børn kommer i vuggestue

vi kan se at hvis barnet ikke kommer i vuggestue og ikke kommer i børnehave og starter i børnehaveklasse uden at kunne tale dansk og uden at have den begrebsverden der ligger til grund for meget læring i det danske skolesystem så er de så meget bagud på point at du næsten kan skrive deres livshistorie på forhånd og det vil jeg ikke være med til for det er så uretfærdigt derfor skal vi have børnene i vuggestue og børnehave vi havde selv stillet et forslag om at alle børn obligatorisk skal opskrives til vuggestue

indgå og jeg tror den kommer til at virke for de børn

som forældrene ikke sender i daginstitution

til at komme i skole når børnechecken ryger så straffer man

ringere så er livschancerne ringere

og ved med at se på at vi sender det ene barn efter det andet med ikkevestlig baggrund i det her samfund ud i ingenting fordi vi ikke evner at kompensere for de problemer der er i hjemmet derfor bliver vi nødt til at sadle om det her kunne jo også betyde at de forældre der krampagtigt holder fast i enten en afstandstagen til det danske samfund for nogles vedkommende massive sociale problemer for nogles vedkommende

et ønske om at mor skal være derhjemme med de mindste børn får

hvis der er tale om så massive sociale problemer at forældrene ikke magter at følge barnet af sted så skal der jo en social indsats til og om nødvendigt at barnet slet

alternativet er ikke at fortsætte som vi har gjort i mange år de sociale uligheder i danmark har fået en etnisk overligger og min vurdering er at vi har ganske få år til

der er jo i rød blok ret velkendte uenigheder når det kommer til udlændingepolitikken og derfor var det et fuldstændig relevant spørgsmål som fru britt bager stillede nemlig

udlændingepolitiske kurs skulle mette frederiksen overtage regeringsmagten efter næste

der er jo velkendte uenigheder så det synes jeg

noget med mandaternes logik og det bredere samarbejde i folketinget og det

man agter at føre udlændingepolitikken med blå blok

at fru mette frederiksen har en aftale med det radikale venstre med enhedslisten med alternativet om at skulle fru mette frederiksen blive statsminister

at være sådan at vi finder hinanden men hvis ikke hvis ikke man har et ønske om at understøtte den førte udlændingepolitik

ikke man går ind i forhandlingslokalet og ja så må vi lave det hen over midten nøjagtig som vi gør det i dag når vi nu taler om

der er uenigheder på udlændingeområdet i rød blok og jeg er glad for

egentlig i blå blok er i enige om skattepolitikken er i enige om eu politikken

uenige om topskattelettelser i er uenige om omprioriteringsbidraget så

er uenigheder i rød blok og der er uenigheder i blå blok

nemlig om fru mette frederiksens syn på de frie skoler

vi i liberal alliance over det sidste års tid fra socialdemokratiet

sænke koblingsprocenten det vil sige at det bliver dyrere for den enkelte familie

man har en underlig målsætning om at det kun skal være ti procent af skoleeleverne af skoleeleverne som kan få lov at gå i en friskole i dag er næsten tyve

hvem er de

vi i dag har folkeskoler hvor halvfems

eller i hvert fald indvandrerbaggrund og så har vi nogle fri og privatskoler hvor andelen af børn med minoritetsbaggrund er forsvindende lille jeg synes at alle skoler i danmark skal pålægges at tage et ansvar så vi kan få integrationen til at fungere

at hæve det beløb der gives til fri og privatskoler samtidig med at der føres en økonomisk politik der mange steder sætter folkeskolen under pres

uholdbart for det er fint at familier kan vælge men det er ikke fint at føre en politik der bevidst undergraver folkeskolens muligheder for at være en god folkeskole samtidig med at man favoriserer nogle andre skoler og

så stærkt et grønt fokus jeg håber også at det er noget vi kommer til at snakke rigtig meget om her i salen i

det er jo sådan at vi er ved at miste den vi har faktisk allerede mistet den på nogle områder blandt andet

er der i hvert fald fire lande i verden costa rica frankrig

national produktion af fossile brændsler det vil sige at de

har forbudt at man må bore efter olie både

vi i danmark også gjorde så hvor står

lige præcis der er socialdemokratiet enige med os i alternativet

at vi i danmark også skal hen til et fuldstændigt forbud mod produktion af olie ikke kun

gjort det meget klart at vi ønsker at danmark skal være uafhængigt af fossile brændstoffer i år to

ved det fremrykker vi jo så tidspunktet fem år i forhold til hvad der har været været målet tidligere det er det vi

vurderer kan lade sig gøre

herunder vores produktion i landet vores erhvervsliv som også er vigtigt

at alternativet gerne vil gøre det endnu tidligere det har det har vi ikke set

troværdigt svar på kan lade sig gøre uden at det vil have en for stor omkostning i forhold til dansk erhvervsliv men men

kigge på det her område vi har foreslået blandt andet en klimaafgift på oksekød

og kødløse dage eller grønne dage i

forbrugeransvar at bidrage til den grønne omstilling og det kan godt være at vi alle sammen skal spise

socialdemokraterne der

er socialdemokratiet enig med os i at vi også bliver nødt til måske at turde tale om at den enkelte forbruger også

sige og det er selvfølgelig absolut det vigtigste at jeg

sidder som enlig mor og er ved at skrive indkøbslisten og har tre drenge der spiller fodbold

gøre helt almindelige dagligvarer

dyrere rammer i mine øjne for socialt skævt så det mener jeg ikke er en farbar vej men jeg mener at vi skal tage ansvaret her jo det er godt at man slukker for vandet når man børster tænder

politisk ansvar og det er der vi kan rykke

eksempelvis ved at få omlagt vores bilpark så vi ikke kører rundt i diesel og benzinbiler men får flere grønne biler og får flere elbusser får elektrificeret vores togbane tager de næste store skridt det er der vi for alvor rykker

gå en tur i kvickly og så undrer man sig over at ingen ude i den virkelige verden rigtig har taget anfægtelse af at man har siddet

fru mette frederiksen siger at det går bedst når vi forhindrer regeringen i at føre sin politik og alle alle spørgsmålene fra regeringsblokken er så hvordan kan man forhindre fru mette frederiksen eller det flertal der måtte bringe hende til magten i at føre sin politik efter et valg

fru mette frederiksen i starten af valgperioden til sit

parti på sin kongres sagde

symbolpolitik forslag om lejre i kenya og straksopbremsninger og så i dag står vel stort set og siger til

vi så burkaforbuddet ved årets begyndelse

et df inspireret forslag der blev overtaget er der flere holdningsskift på vej hvad med paradigmeskiftet

at flygtninge slet ikke skal integreres

de lande der var størst i slaget tyskland sverige står i dag med problemer der er af en sådan karakter at de knap nok selv kan se en udvej heldigvis var vi klogere i danmark fordi vi fik strammet op og fik ændret i noget af lovgivningen men der kan gå hul på det igen vi har et mellemøsten der står i brand og hvor der er et meget tungere konfliktmateriale end det vi ser og som er rimeligt i sig selv klimaforandringerne i afrika befolkningstilvæksten vil jo i hvert så langt mit øje

rækker betyde at tusinder millioner af afrikanere vil

at komme til europa derfor er svaret at vi bliver nødt til at lave lejre i nærområderne det er ikke symbolpolitik det er et synes jeg ædrueligt bud på hvordan vi langsigtet kan løse en flygtninge og migrantkrise

den handler om at jeg aldrig vil understøtte et styre en tankegang en religion der ønsker at fjerne det ene køn fra gadebilledet og som ikke ønsker at kvinden skal kunne leve sit liv på lige fod med alle andre

udviske det ene køns identitet

ligestilling og ligeværd vi har forsøgt at bekæmpe burkaen i afghanistan nu er den kommet til danmark og selvfølgelig skal kvinder med ikkevestlig baggrund i danmark

måske to der gik ind for at det så skulle klares med et forbud og inden åbningsdebatten

at det vel ikke er svært at fortænke folk i at de oplever at der sker et holdningsskred nu spurgte jeg til paradigmeskiftet fik vist ikke rigtig svar på det men kan

ved hjælp af stemmer fra resten af oppositionen og egentlig at føre en politik der er inspireret af det parti der har bragt den regering vi har nu til magten og at folk derfor er efterladt uden en fornemmelse af at de egentlig har et

tyverne der er gået snart tyve år selvfølgelig har jeg ændret holdning på nogle områder mig bekendt har spørgeren det

i den virkelighed der gælder i nogle af parallelsamfundene i danmark jeg hørte også det radikale venstre i den anledning skifte holdning til bandepakken hvad jeg hilser utrolig velkommen

er der i dag en bred enighed i folketinget heldigvis jeg håber

er vigtigt for et land at der er en samklang mellem den førte den førte politik

vi kommet meget tættere på end vi var tidligere men så er der

også at lægge til grund at den grønne tale jeg holder i dag

ligger meget meget tættere på det radikale venstre end en påstået ny grøn profil

se at der er flere børn og unge i daginstitutionerne

folkeskolerne og på ungdomsuddannelserne der mistrives

stor debat hvad vi gør ved det men noget af det som vi i hvert fald ved

helt nede i vuggestue og børnehavealderen er hvis de ikke kan få den omsorg de har brug for det ved

presser børnene hvis de ikke kan få den tid sammen med pædagogen som de gerne vil have der er lavet en undersøgelse af bupl som viser at tre ud af fire pædagoger i gennemsnit står alene med sytten børn i løbet af en dag i cirka seks og halvtreds minutter sytten børn til én pædagog

i hvert fald fået sf til at tænke at vi er nødt til at indføre minimumsnormeringer sikre at der er pædagoger nok ude i landets daginstitutioner så vores børn kan få den omsorg som de har brug for hvad tænker socialdemokratiet om

ikke der er rum

er meget af alt det andet vi taler om en saga blot og det er præcis i barnets første år at hele grundlaget for

liv i virkeligheden bliver lagt mange pædagoger løber for stærkt og det har konsekvenser for børnene det har konsekvenser for lydniveauet det har konsekvenser for stressniveauet

også konsekvenser for børnenes afledte evne til

lære at koncentrere sig tingene hænger sammen så er spørgsmålet hvad for et virkemiddel tror vi så mest på er det minimumsnormeringer som er noget vi har diskuteret igennem mange år eller er det grundlæggende at søge danskernes opbakning til at føre en økonomisk politik hvor der er råd til at føre vores velfærdssamfund på en måde så man i den enkelte kommune kan prioritere daginstitutioner

til økonomien og så håbe på forbedringer for hvis man kigger på statistikkerne

de sidste tredive år og det er ikke bare i én kommune det er

i folkeskolen har man jo et klasseloft det formoder jeg at socialdemokratiet er enig i og det har man jo fordi man siger at der

der skal være til én lærer hvorfor kunne det så ikke give mening med en minimumsnormering der på samme måde siger at der

rigtig rigtig store overvejelser om hvordan vi begynder at blande os lidt mindre fra christiansborgs side i al detailledelse og styring ude i den offentlige sektor altså når man ser på den offentlige sektor i dag er

med utrolig mange lovfæstede krav og oven i det

i den enkelte kommune og derfor

leder jeg mere efter nogle metoder hvor vi

med den førte politik kan både indholdsmæssigt men i særdeleshed økonomisk at rammerne er til stede nu fik vi

kommunalvalg i i november måned og jeg vil garantere her fra talerstolen at der ikke er en eneste af vores borgmestre og der kom rigtig mange flere socialdemokratiske borgmestre ved valget der har lyst til at skære ned på børneområdet tværtimod og derfor tror jeg mere det handler om at der begynder at blive ført en politik her i huset og det kniber med den her regering

en strammere udlændingepolitik så vi ikke kommer til at tage imod lige så mange indvandrere som bliver en byrde for

det kursskifte i den anden ende af skalaen

et håb om at vi måske kunne lokke socialdemokratiet med på

åbne op for at der kommer noget mere af den højt kvalificerede arbejdskraft som danmark har så meget brug for vi har rekordhøj beskæftigelse i øjeblikket og alle lige fra vismændene til virksomhederne siger at vi har behov for mere arbejdskraft det her med at tage højt kvalificeret arbejdskraft ind er jo ikke noget der ligger statskassen til last på nogen som helst måde vi har omkring seks tusind mennesker på beløbsgrænsen og ifølge finansministeriet giver de et overskud til samfundet på cirka en milliard kroner om året

så vi i mindre grad får den her store gevinst fra kvalificeret arbejdskraft er der nogen mulighed for en bevægelse hos socialdemokratiet kunne åbne lidt mere op i en tid

hvor vi er ved at have meget meget lav arbejdsløshed og

kan få lov til at fortsætte og ja vi vil komme til at se områder og vi gør det faktisk allerede nu hvor der mangler kvalificeret arbejdskraft spørgsmålet er så hvad det bedste svar

en enkelt ting på plads inden den videre diskussion hvis du er en almindelig velfungerende dansk virksomhed og dem har vi jo rigtig mange af og har behov for højt specialiseret arbejdskraft så har du rigtig gode

for at tiltrække den arbejdskraft i dag der er en fast track ordning som

være med til at importere arbejdskraft

udefra som undergraver det danske arbejdsmarked og der hvor jeg

for alvor har min bekymring er jo hvis beløbsgrænsen ryger så langt ned at

helt almindeligt faglærte fordi jeg også har det sådan som socialdemokrat at det må være muligt i vores samfund at uddanne vores egne til at bestride de job der er vi har rigtig mange ufaglærte danskere som aldrig har fået en uddannelse

risikerer vi at de ryger ud af arbejdsmarkedet og jeg vil hellere bruge

så det er jo ikke sådan at man går ind og undergraver og at lavtlønnede får frataget deres job med den ordning og antallet er jo altså ret begrænset omkring seks tusind

jeg tænker lidt at hvis

i en situation hvor vi har rekordhøj beskæftigelse

udsigt til at der bliver endnu højere beskæftigelse her i de kommende år

det ærgrer mig lidt hvis socialdemokratiet kategorisk kan sige at de ikke kan bruge det redskab som er så stor en gevinst for dansk økonomi og som helt entydigt gavner

det er ikke kun en konjunkturdiskussion jeg hørte det også dengang vi havde høj arbejdsløshed herhjemme

omkring en femtedel af dem der har

en en videregående uddannelse af en eller anden art især i sydeuropa er arbejdsløsheden stadig væk høj jeg tænker også belært af mange års erfaringer med integrationspolitikken i danmark at det er lettere at rekruttere arbejdskraft fra de sydeuropæiske lande til det danske arbejdsmarked end det er at blive ved med at søge til indien og bangladesh for

det det er tredjelande vi taler om på det europæiske arbejdsmarked kan man vandre frit

at være grønlands frie stemme her i folketinget vi vil gerne samarbejde bredt og på tværs af alle folketingets partier

ordføreren ender med at blive statsminister efter et valg og derfor vil jeg

helt åbent og nysgerrigt spørge ind til socialdemokratiets holdning til rigsfællesskabets fremtid hvordan vil ordføreren være med til at forny og videreudvikle rigsfællesskabet

i det grønlandske jeg holder utrolig meget af

og det er det der er vores udgangspunkt når spørgeren spørger ind til vores holdning til rigsfællesskabet men jeg må også sige at det jo er et rigsfællesskab som ikke er skrevet i granit og som heller ikke skal være det det er et foranderligt fællesskab og det er præcis et fællesskab synes jeg mellem tre ligeværdige parter det er min tilgang til det her spørgsmål

det er tre ligeværdige parter som

og som kan se forskelligt på rigsfællesskabet det skal rigsfællesskabet kunne håndtere og rumme

ikke mindst diskussionen i det grønlandske samfund om hvordan mange grønlændere ser landets egen fremtid og har meget meget stor forståelse for et yderligere ønske

meget villig til at diskutere men det er i den rækkefølge at vores udgangspunkt er rigsfællesskabet som vi kender det og som vi holder af det og så skal det selvfølgelig kunne rumme at at vi kan se forskelligt på det og

udtalt sig i en bog martin breums bog om det her med med rigsfællesskabet jeg synes det er vigtigt at vi også bruger noget tid på at forny rigsfællesskabet og videreudvikle det for at kunne bevare det

inuit ataqatigiit ønsker selvstændighed men er også realistiske i forhold til at det kommer til at tage

derfor synes jeg også der ligger en stor opgave i

sikre at vi får nogle positive historier ind i stedet for kun nogle negative historier som er bundet meget til historien så derfor handler det om at

fremad og se hvordan man kan samarbejde fremadrettet om nogle positive historier det håber jeg

rekordstort antal udlændinge som arbejder i danmark i dag og jeg kan forstå at regeringen vil

til danmark for at arbejde og den vil så komme med et udspil som skal tiltrække mere udenlandsk arbejdskraft mit spørgsmål er så om socialdemokratiet vil stå fast på de ting

andet dansk folkeparti blandt andet i forhold til greencardordningen og i forhold til

venstres tropper som jeg kan høre

som er velkendt for alle til det store problem og hvor ender vi så nu der er ikke gået ret lang tid halvanden time

så står det nok nogenlunde lige

dansk folkeparti har hvad angår udenlandsk arbejdskraft

der er stærke kræfter i blå blok som ønsker at åbne mere op

selvfølgelig skal det være muligt for novo det skal være muligt for leo

det skal være muligt for lego at hive højt specialiseret arbejdskraft ind til danmark men det skal foregå kontrolleret greencardordningen er ikke en god ordning

endte med at lave ufaglært arbejde i danmark fra tredjelande og det har vi altså ikke behov for på det danske arbejdsmarked så det korte svar var ja det længere svar var for at understrege

synes jeg nok ikke overraskende er et rigtig godt svar for jeg synes nogle meget fornuftige tiltag som vi har lavet i fællesskab over for

lov til at hente arbejdskraften på de forskellige ordninger der nu er hvis de kan dokumentere at de har forsøgt at finde arbejdskraften i danmark først

virksomheden dokumentere at de rent faktisk har søgt efter arbejdskraften iblandt personer som har en lovlig opholdstilladelse i danmark på den måde sikrer man at den udenlandske arbejdskraft der kommer eksempelvis på beløbsordningen

lovgiver for meget i folketinget og med for stor en hast

de enormt mange ændringer vi hele tiden foretager herinde vi har netop foretaget en ændring af beløbsordningen den synes jeg

tilføje en enkelt ting jeg ved fra samtaler med mange af de danske virksomheder der i dag er blevet globale altså har underafdelinger og produktioner i andre lande at det er vigtigt for dem eksempelvis

at de kan tage en medarbejder fra et andet land

i den danske tradition der er omkring virksomheden det er jeg bange for at man vil forhindre med lige præcis den der ændring men lad os holde fast i de forandringer vi allerede har skabt

fru mette frederiksens tale jeg vil gå så langt som til at sige at at det er den næstbedste tale jeg har hørt fra folketingets talerstol

der er indtil flere partier der er med man mangler godt nok

alternativet og radikale venstre men nu er der kun et år til valget så det kan jo nås endnu jeg kan forstå

dem har man nemlig tidligere været i regering med og man ved også hvordan de ligesom plejer

ganske ofte mere end deres antal mandater tilsiger

at socialdemokratiet denne gang er lykkedes med at få det radikale venstre helt med på at de overhovedet ikke får noget at skulle

samuelsen kravlede op i træer og fik stiger til hjælp og blev deroppe i utrolig lang tid

blev enige om topskatten for der var dansk folkeparti mere enige med os

gives kæmpestore topskattelettelser når vi har et velfærdssamfund der har behov for flere midler jeg tror vi er oppe på nu at det er cirka hver fjerde kræftpatient der får sin behandling til tiden hvad er det egentlig for en prioritering

når vi har kræftpatienter i danmark der ikke får deres behandling til tiden var det ikke klogere

bedre var det ikke mere retfærdigt at bruge de penge på sundhedsområdet i kunne jo ikke blive enige om lejerne ikke lejrene det er

enige om det men heller ikke om lejerne venstre liberal alliance

landets lejere heldigvis sagde dansk folkeparti nej her var dansk folkeparti mere enige med os

udenlandsk arbejdskraft der er uenigheder i blå blok der er uenigheder i rød blok

jeg skal så forstå at at vi kan forvente

efter at fru mette frederiksen

måtte blive statsminister det var sådan var sådan

jeg måtte forstå det svar eller

herre rasmus jarlovs ord for det er uholdbart

helt enig i det statsministeren fik sagt før om at danmark skal være åben for alle der vil

for os er det ikke kun et spørgsmål om arbejdsmarked og uddannelse for os er det også et spørgsmål om demokratiske værdier sammenhængskraften sproget vores evne til

måske er spørgsmålet

også er nogle muligheder i at blokpolitikken er i opløsning for jeg tror det er det vi kommer til at se

ordet og tak til statsministeren for

havde noget af et lavpunkt vi kan lige så godt få det frem og få talt ud om tingene vi havde noget af et lavpunkt i forbindelse med vedtagelsen af finansloven for regeringen kunne ikke rigtig blive enig med sig selv om den skulle stemme for men det lykkedes til sidst at få et flertal for finansloven for i år og det er vi glade for fordi finansloven for to tusind og atten indeholder rigtig mange gode ting omvendt når jeg kigger på folketingsåret der er gået

var et højdepunkt i sidste uge

det jo fordi det vidner om et fællesskab og en samhørighed i danmark som er vigtig hvis vi skal have et stærkt land også fremover

kræver det at vi har nogle stærke symboler vi kan stå sammen om der er kongehuset en meget meget

i den forgangne uge har vist at danskerne bakker op uanset om det er ved løb eller det er på slotspladsen hvor man flager og råber hurra eller det er ved simpelt hen

at følge med i i fjernsynet eller på anden vis

områder og jeg fik faktisk tanken om ikke vi ville få en debat her i dag hvor venstrefløjen ville glæde sig rigtig meget over de landvindinger der er skabt altså

at de partier der støttede den tidligere regering før valget i to tusind og femten og var kede af må jeg

er kommet ind i en afgørende central rolle i dansk politik

mange herinde jo er optaget af

gået fra minusvækst til vækst på ældreområdet på sundhedsområdet og der kommer flere politibetjente alt sammen er det ting der er vigtige for os i dansk folkeparti det to

årlige sparekrav på sygehusene

kommet væk nu det var ikke væk før to tusind og femten det er

fortjener anerkendelse og respekt og det får de jo blandt andet ved at vi laver et system der regulerer deres økonomi på en meget bedre måde end det man har kendt hidtil så skal vi selvfølgelig videre og jeg er

danskere bliver hjulpet så tæt på deres hjem som overhovedet muligt hvordan vi sikrer at sygehusene er et sted man kommer i ganske kort tid men at det er forebyggelsen og det er genoptræningen efter en hospitalsindlæggelse der jo

det finder sted i kommunerne tæt på hvor borgeren bor i de kommende år bliver der nok at gøre og specielt i forhold til ældreområdet vi får en situation frem til to tusind og fem og tyve hvor der

dygtige medarbejdere i vores ældrepleje der kan håndtere hele den her opgave derfor har vi med finansloven jo

den afdeling af vores velfærdssamfund mere attraktiv for de dygtige unge som vi får brug for i fremtiden til at hjælpe vores ældre pensionisternes rådighedsbeløb i forhold til modregningsregler og lignende skal vi også kigge på det er en øvelse for os til efteråret vi har jo med skatteaftalen set på hvordan det

fortsætter med at arbejde og ikke får en for stærk modregning når de så går på pension vi synes der er et hængeparti i forhold til pensionisterne

dem skal vi huske at komme tilbage til i efteråret og sørge for at de får forbedret deres vilkår når det går bedre i danmark er det jo i høj grad på grund af de stramninger af udlændingepolitikken som er gennemført de seneste par år

det synes jeg jo er ganske udmærket for de radikale er jo på mange måder modsætningen til det dansk

og det som et stort flertal her i folketinget jo så har ytret i de seneste år da de radikale svingede taktstokken for eksempel i to tusind og fjorten kom der

og tooghalvfems asylansøgere til danmark

at svinge taktstokken og sidste år som statsministeren nævnte kom der så tre

fald i år det er en helt nødvendig udvikling

sikre danmark i fremtiden og det betyder også at de fem og fyrre lempelser som det radikale venstre jeg tror endda herre morten østergaard selv benævnte

forbedringer som de radikale mente der var i udlændingepolitikken i to tusind og elleve til femten

også velkommen og også andre af regeringens ministre hvis man ikke føler det er fint at spise kage der hvor man nu selv er

og få kage når vi runder stramning nummer hundrede jeg tror det sker inden for de kommende dage men vi skal selvfølgelig også videre på

udlændingeområdet vi skal sikre det paradigmeskifte vi har diskuteret i løbet af folketingsåret paradigmeskiftet går jo i al korthed ud på at når man kommer til danmark og udgangspunktet er at man kommer til danmark for at være her midlertidigt indtil man kan vende tilbage til sit hjemland

er det ikke i dag hvis man kommer til danmark og får asyl

er udgangspunktet altovervejende at så er man her permanent

man reelt er her midlertidigt og bliver hjulpet hjem til sit hjemland og er med til at genopbygge det når muligheden er for det vi skal også have kigget på det med loft over familiesammenføringer det er noget jeg har taget op i

tror tre spørgetimer siden januar her i folketinget over for statsministeren tyskland indfører et loft over familiesammenføringer nu med virkning fra den første august de siger tolvtusind om året af dem der er på midlertidigt

flok af i danmark altså der siger de simpelt hen

hvis vi overfører det til danske forhold sådan en

syv og tres om måneden eller lignende vi så kan have som loft

interesserede i at vi får indført sådan et loft her i

og vi glæder os over at statsministeren har lovet drøftelser om hvordan vi kommer videre ad det spor vi synes jo også som

fru mette frederiksen var inde på i sit ordførerindlæg at det

her med at lave centre i nordafrika altså at man stopper for muligheden for at søge direkte asyl i danmark er en fuldstændig rigtig tanke vi anerkender så også at der selvfølgelig er et stykke vej fra den tanke til at det rent faktisk er etableret

det her med at man kan gå igennem seks syv sikre lande og så pludselig komme til danmark og så have en rettighed til at søge asyl i danmark er i vores øjne absurditet vi forhandler indfødsret altså statsborgerskab under hvilke vilkår

og jeg vil gerne sige i den forbindelse at noget af det der er vigtigt for dansk folkeparti er

set på indførelsen af en karensperiode

det er selvfølgelig fuldstændig rigtig set at man går den vej på tilsvarende vis vil vi gerne have en situation hvorefter

det betinget af at man ikke i en efterfølgende periode begår de samme kriminelle

eksempelvis i op til ti ti år efter man har

det vil vi meget gerne have drøftet videre med regeringen og andre partier der

det og finde ud af hvordan vi juridisk kan få det sat

jeg tænker selvfølgelig på at altinget i forgårs bragte en artikel

godt nok paradoksalt fordi regeringen ikke er kommet igennem hele sin politik fordi dansk

pensionsreform topskattelettelser flere penge fra den almene sektor men jeg tænkte bare at det jo måtte gøre statsministeren glad

når kommentatorer og andre spørger om dansk

egentlig er et rigtig støtteparti for regeringen

efter altingets artikel så absolut vi er statsministerens bedste ven så mit råd til statsministeren

selvfølgelig at han så også i fremtiden lytter til

så skal det nok gå statsministeren godt både når det handler om en ordentlig velfærdspolitik når det handler om en stram udlændingepolitik men også når det handler om eu

vi har brug for en kritisk sans over for eu

italien viser det er pudsigt som man kan kritisere ungarn polen og andre lande hvis de går i en eu kritisk retning hvis italien er på vej i en eu kritisk retning

mere eu positive politikere det kan vi komme tilbage til min tid er gået og jeg skal bare afslutningsvis læse til vedtagelse op på vegne af

det går økonomisk bedre end længe siden folketingsvalget er der truffet en lang række beslutninger som trækker danmark i den rigtige retning der er skabt omkring

tredivetusind flere private arbejdspladser næsten halvtredstusind færre fuldtidspersoner er på offentlig forsørgelse der er positiv udvikling i alle regioner men der skal fortsat tages initiativer for at sikre et danmark i balance vi er optaget af at sikre et bedre klima og miljø til de kommende generationer der er gennemført helt nødvendige stramninger af udlændingepolitikken retningen skal fastholdes så eksempelvis asyltallet holdes på et lavt niveau herunder ved at sikre at midlertidigt ophold også er midlertidigt folketinget ser frem til de bebudede drøftelser om initiativer i forlængelse af tysklands loft over familiesammenføringer den positive udvikling betyder at det har været muligt at løfte velfærden markant blandt andet med flere læger og sygeplejersker i sundhedsvæsenet et løft af ældreområdet og flere ressourcer

opnå dansk indfødsret dansk statsborgerskab er et ualmindelig stort privilegium det kan aldrig være en rettighed det er noget man

har lært vores sprog er kommet ind i foreninger

nej hvor er de stolte og glade over det danske statsborgerskab så er der jo også folk der får statsborgerskab som

ikke svarer ret pænt tilbage på at de har fået det statsborgerskab og som eksempelvis begår

eller som ikke er enige i de grundlæggende demokratiske værdier hvorpå

at den her tanke om en karensperiode eller det som jeg selv vil kalde et betinget statsborgerskab altså

yderligere incitament til at opføre sig ordentligt

det noget af det vi kan stå sammen om i de aktuelle forhandlinger hvad angår statsborgerskab

eksempelvis i forbindelse med kriminalitet skal

siger at der er nogle ting der betyder at man

ikke vil kunne få statsborgerskab altså man simpelt hen har mistet sin ret til at få tildelt et efterfølgende statsborgerskab hvis man har begået bestemte

så er der en masse juridiske spidsfindigheder

hvis det ved tildelingen af statsborgerskab her i folketinget står klart at det er på den betingelse at man ikke efterfølgende begår

er ingen tvivl om at retsfølelsen i befolkningen vil blive øget hvis man laver

et misbrug af muligheden for statsborgerskab som

en gave at få som fru mette frederiksen rigtigt siger hvis man hvis man i virkeligheden kan træde på danmark på den måde at man når man har fået det så begynder

begive sig ud i bandekriminalitet eller

mange afgørende områder at forhindre regeringen i at føre sin egen politik og det er rigtig godt

og jeg ved godt at jeg ofte bruger kræftområdet

det er mange danskere jo og jeg kan simpelt hen ikke forstå når vi er i en situation hvor rigtig mange kræftpatienter ikke får deres behandling til tiden og vi ved at det kan have alvorlige konsekvenser at vi så har en regering der bliver ved med at tale skattelettelser altså

ikke naturligt at vi fortsatte vores udmærkede samarbejde så vi faktisk kunne sikre at kræftpatienterne får deres behandling til tiden

igen og igen at høre om de skattelettelser som der jo åbenlyst ikke

og det er helt afgørende for os at der er ressourcer til at styrke sundhedsområdet i fremtiden det er jo også derfor vi har været så optaget af det indtil nu som vi har blandt andet det her to procentssparekrav hen over sygehusene

nødt til at styre sygehusene på en anden måde der giver mere respekt for de ansatte

de ansatte der leverer den hjælp til

for at de kan tilrettelægge nogle forløb som er helt præcis efter hvad de sygdomsramte

og det vil vi blive ved med også i de situationer

integrationsydelsen var det ikke op til blå

en integrationsydelse

at det bidrager til at vi får flere ud på arbejdsmarkedet

hvis den røde blok

kvittere for og selvfølgelig er jeg nervøs for nogle af de ting som er sket

jo blive rullet tilbage det er jo åbenlyst og det

er åbne over for for den del af vores ledige som

at gå ind og køre hundrede kilometer i timen

somme tider at den der diskussion om at man bare kan løse tingene ved at hente mere udenlandsk arbejdskraft er

i forhold til praktikpladser og lignende

de mennesker som ellers har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet så

også at vi lige trykker lidt

den balance som vi synes der så skal skal være i det og som vi jo

er utrolig optaget af og jeg kan høre at det også er noget der optager kristian thulesen dahl så derfor kunne

høre har ordføreren gjort sig konkrete tanker om hvordan

opgivet tanken om et danmark i balance og så synes jeg det er forfriskende hvis vi bruger dagen i dag til at få bekræftet hinanden i at det er en dagsorden der fortsætter for os handler det jo både om lige økonomiske muligheder

skal tænke hvilken kommune skal jeg bosætte mig i der har råd til at give en god skolegang der skal vi sikre at der er nogle lige muligheder

fortsat diskussion om statslige arbejdspladser også i forhold til det medieforlig vi skal indgå er der en balance i forhold til den mediedækning der er i danmark og

danskernes sociale tryghed

hvis man vælger at forlade sin arbejdsplads for eksempel fordi der er urimelige vilkår selv om man for eksempel har betalt til

skal man altså rammes af hårdere sanktioner og stå uden indkomst i længere tid dansk folkeparti har jo en lidt kedelig historie når det kommer til forringelser af vores dagpengesystem og derfor tror jeg måske at mange danskere godt kan sidde derude og være bekymrede for

ordføreren jo gøre til skamme ved klart at tilkendegive i dag at dansk folkeparti ikke den her gang kommer til at medvirke til nye forringelser

i virkeligheden lige siden har skabt ro omkring dagpengesystemet det har vi i dansk

dagpengesystemet er jo en del af

sikkerhedsnet der skaber tryghed på arbejdsmarkedet og

berømmede flexicuritymodel i danmark

vi synes at den ro der er omkring dagpengesystemet

den har vi ingen som helst ønske om skal forstyrres af at der er nogle

ideer til hvordan man så på forskellig vis kan lave om på dagpengesystemet jeg tror også i forhold til det oplæg der kom

ude med en meget klar melding han mente helt bestemt at det måtte være skrevet af nogle der ikke selv havde stået i den situation

det kan vi jo tage en diskussion med beskæftigelsesministeren om på et

ordfører var jo meget klar i mælet i går omkring det her

en relativt klar melding i dag vil dansk folkeparti være med til for eksempel at sænke procenten på arveafgiften selv om vi jo ved

meget meget rige danskere der vil få den absolut største gevinst ud af et sådant

det betyder jo også at de partier der mener at arveafgiften

ud fra en almindelig ideologisk holdning om at vel vel alle skatter skal

vores ordfører besvarede det jo fint ved at sige at det jo altid

råderum der skal bruges på ældrepleje sygehuse

vel efterhånden ret kendt for at sige fra og sige at

om at der også skal være råd til at vi har en

i den anledning bad ministeriet

justitsministeriet lave en vurdering af forslaget og justitsministeriets vurdering var at det her beslutningsforslag rejser væsentlige spørgsmål i forhold til grundlovens § halvfjerds det anførte vi selvfølgelig

er det samme som at sige at der ikke er nogen problemer med det i forhold til grundloven

at den tolkning af noget der siger

rejser væsentlige spørgsmål i forhold til grundloven åbenbart hos dansk folkeparti betyder at det er okay det skal vi

der dansk folkeparti står når vi får den vurdering fra justitsministeriet om et hvilket som helst politisk

at det rejser væsentlige spørgsmål til grundloven vil det sige at at df mener

samtidig må jeg også bare blankt erkende at vi er politikere og at vi er folketinget

når vi har en klar politisk holdning til et emne

tænder en advarselslampe vi har jo også tidligere set når der har været juridiske vurderinger

til internationale konventioner altså ikke alene grundloven

da vi gik fra en til tre år i forhold til hvornår man kunne få familiesammenføring til danmark var udgangspunktet jo at det kunne man ikke

det kunne man godt det vidner vel om at jura ikke er

noget med to streger under det er til løbende diskussion det er også derfor at når der er retssager

typisk en repræsentant for begge sider og så

den juridiske vurdering i den her konkrete situation sådan ville det også være hvis der kom et stridsspørgsmål som domstolene skulle

nu har vi haft statsministeren oppe at tale om et helt danmark

thulesen dahl op og taler lidt om at fejre udlændingestramninger

behovet for at vi politisk

under hvad en juridisk vurdering nødvendigvis er det kan også flytte sig

nuancering af debatten kunne man godt trænge igennem med i en folketingsdebat men det var måske for ambitiøst at tro det i forhold til den

dagsorden jeg synes det er fuldstændig rigtigt at danmark er et land der i stigende grad baserer sig på vedvarende energi det vores aktie har været i hele den her debat har været at sikre at det sker nogenlunde i pagt med at vi også ser andre lande

diskussion omkring omkostningerne jo præcis den diskussion vi nu har i forbindelse med de forhandlinger der er netop nu vi synes det er fint at der kommer mere

det i højere grad end nu skal være offshore altså på havet hvor det ikke generer danskerne i stedet for at man bliver ved med at sætte de her meget meget store industrivirksomheder som en vindmølle jo er op i folks baghaver og dermed generer folk så vi er helt med på

den her dagsorden vi går aktivt ind i den også i de forhandlinger der finder sted nu

lovforslag som i sidste ende handler om mennesker som er i ulykke på flugt fra humanitære katastrofer for mig hænger

del af forskellen at vi vi fejrer ikke andre menneskers ulykke

en tilknytning til eu der svarer til den som storbritannien måtte forhandle sig frem til på et tidspunkt jeg jeg oplever det sådan

bevare vores fædreland og vi gerne vil have at de værdier som vi har

det nødvendigt at passe på danmark det kræver stramninger på udlændingeområdet og jeg forstår godt at herre morten østergaard

de der fem og fyrre lempelser i sidste valgperiode som de radikale stod fadder til var jo forbedringer i

er jo lagt lidt ud for hvad herre morten

det er helt oplagt når briterne har forhandlet deres aftale på plads

det vil være på sin plads at danskerne får lejlighed til at blive spurgt

vi skal have en europadebat vil vi rigtig gerne og

en debat om i hvilken retning vi skal arbejde i stedet for at det altid bliver en defensivt orienteret folkeafstemning

at et flertal herinde vil have fjernet et forbehold og så handler det om om vi kan få fastholdt at eu ikke skal bestemme mere tænk hvis danskerne pludselig kunne få en diskussion om hvilken retning det skal være på baggrund af en aftale som briterne har opnået med eu

til europadagen og den efterfølgende udtalelse

jeg tror at herre søren espersen skiftede mellem at være massivt skuffet og være kæmpe skuffet

være i regering med venstre efter et valg at man har

faktisk ønsker at danmark skal meldes ud og have en anden tilknytning

espersen nej nej fordi det fastlægges i europaudvalget og og der må man jo bøje sig for det flertal der er

mener det er noget man synes

vælgerne giver opbakning til at man er i en situation hvor det er relevant

er gået lidt tid efter en eu afstemning en folkeafstemning om et forbehold prøver man lige igen og det kommer altid til at handle om at

et forbehold fjernet så eu kan bestemme noget mere

hvor befolkningen altid føler at man kommer snigende og nu skal man lige prøve at få det næste hug det har man forsøgt

måde at drive eu politikken videre på i et land hvor man ved at der er en stor

en af de institutioner

laver rigtig god public service tv to er danskernes foretrukne kanal tv to er en af de kanaler der laver mest mest dansksproget tv tv to når ud til hele danmark i sit samarbejde med tv to regionerne

nogle som os fordi vi ikke betaler til tv to men til gengæld leverer de rigtig meget public service ud til danskerne hver evig eneste dag regeringen vil jo gerne sælge tv to engang ville de sælge det hele og nu vil de sælge noget af det

for fordi jeg er bange for at et salg vil betyde at tv to som er danskernes foretrukne kanal lige pludselig vil ryge på udenlandske hænder jeg har haft meget svært ved at lure hvad dansk folkepartis position er i det spørgsmål engang var man for et salg hvad mener man om det

tv stationer som kan levere public service på nyhedssiden til danskerne så jeg hører bestemt til dem der er tilhænger af at tv to har en stærk position også fremover også med hovedsæde i odense

jo ikke sprunget ud og har sagt at nu er det bare om at få solgt

både i forhold til om det er godt at få en strategisk partner ind på kort sigt i forhold til at få udviklet tv to i fremtiden men også i forhold til om der skal ligge nogen forpligtelse efterfølgende til at tv to

i den verden vi lever i at det kan være

med med andre hensigter i forhold til medievirksomhed

i givet fald ender som som køber

der er faktisk en del partier sf socialdemokratiet og flere andre partier på venstrefløjen som har sagt at det her synes vi er en dårlig idé af de årsager jeg lige har listet

ved jo at herre kristian thulesen dahl og dansk folkeparti ikke har noget imod

planer som regeringen fremlægger som dansk folkeparti synes er dårlige så når vi nu det lyder sådan er enige om at det er en rigtig dårlig idé at sælge tv to hvorfor er det så ikke bare

skal man vel et eller andet sted også lade de forhandlinger pågå der er jo partier der deltager spørgerens

og der har man jo også mulighed for at ende med at være deltager i et medieforlig og

dermed også få indflydelse på ting som blandt andet fremtiden for

håber da meget at det kan lykkes

som jeg gerne vil spørge lidt ind til

erhvervspolitikken hvor vi blandt andet har lavet den her store erhvervs og iværksætterpakke

dengang handlede om afgiftslempelser

skal gøre lidt for pensionisterne her til efteråret

det måske kunne være en idé

dansk erhvervsliv det gavner pensionisten som skal betale mindre for varerne nede i i det lokale supermarked og så videre og så videre

det er godt at tage de diskussioner hver for sig

står vi jo fuldstændig ved at det har vi gjort i fortiden og det ønsker vi også at have et meget stærkt fokus på i fremtiden og det virker når vi tager nogle varegrupper ud

der primært trækker grænsehandelen og så gør noget ved de afgifter det har vi kunnet se har haft en positiv effekt i forhold til hvad der så handles i danske butikker og det gavner dansk beskæftigelse og så videre og så videre

et tilsagn om at vi går videre ad den vej og i det gode samarbejde der er også med den pakke der blev lavet med finansloven for to tusind og atten det var en af de grunde der også var til at det

de her afgifter på helt almindelige fødevarer er noget der rammer socialt skævt

på mange helt almindelige fødevarer nu har vi jo i hvert fald fået lempet en del

nogle af de andre afgifter som at vi kan få gjort det billigere at være dansker men også få fastholdt noget handel i danmark særlig sønderjylland

handler om at man tror man sparer en masse penge ved at køre over grænsen og

også en del der gør det uden at de sparer det store hvis nu de tæller alle omkostninger med

klart at jo flere gange vi er inde at kigge på bestemte varegrupper

der røg jo så en milliard kroner som vi ellers kunne have brugt på velfærd

i forbindelse med det som liberal alliance og de konservative har lagt frem

sig at lægge stemmer til en yderligere lettelse af arveafgiften eller om det er et fuldstændig lukket kapitel for set

om at man bevarer de virksomheder i danmark og deres interesse i danmark og der er jo en tendens til at de her familieejede virksomheder

lige huske på den næste diskussion vi har her om arveafgift handler så om om vi skal ændre på de almindelige vilkår for hvornår man betaler arveafgift

når jeg lænede mig tilbage dernede i provianthuset i min kontorstol

ikke få øje på at det var et stort problem at vi har den arveafgift som vi har i

jeg jeg synes ikke at der er grund til at

det vil jo i givet fald være et provenu som vi ellers kan sidde

sikre bedre forhold inden for sundhedsvæsenet og så videre og der vil vi altså prioritere

mener dansk folkeparti så at det kan være sådan at man får en del af de her

kristian thulesen dahl siger at det ikke er noget stort problem så hører jeg ikke herre

det ikke er noget stort problem at noget er indrettet på en bestemt måde men der kan jo fremkomme ønsker fra regeringspartierne som herre

ikke bliver brugt på sundhed og de ældre

man går efter og hvad ens holdning er og det har jeg klart givet udtryk for vi synes ikke at der er grund til at sænke de almindelige arveafgifter og bruge penge på det

på de kompromiser vi laver om vi er kommet igennem med vores

skal meddele sig meget tydeligt til befolkningen om hvor det er man står når man går ind i forhandlingslokalet

levet op til det man sagde om man er lykkedes med det

det er sådan jeg altid har arbejdet politisk og det er egentlig mit indtryk at det er den måde man kommer længst på herinde

det kan vi se på andre partier der måske har prøvet andre metoder

dem der vil have ordet formelt set

ellers får man ikke ordet selv om man er prioriteret nok så meget som partiformand

prøver at opstille hvad det egentlig

position er og grunden til at jeg så lige spørger uddybende

arveafgiften som vi jo ved udelukkende kommer de rigeste til gavn og

ikke dem der bor i vestsjælland eller i sønderjylland osv til gavn

noget overblik over hvor

handles altså hvis der skulle handles i en forhandling

for at herre kristian thulesen dahl medvirkede til

stået rimelig fast på vores synspunkter

jo taget nogle nogle drabelige slag jeg nævnte

hvor der var noget drama fordi vi stod fast på vores synspunkter

frem også når der bliver spurgt om dem her i folketingssalen så ved man præcis hvor vi står også i spørgsmålet om om

om vi bør sænke arveafgiften det synes vi ikke vi behøver at bruge penge på vi vil gerne bruge pengene andre steder

det mulighed for når der er forhandlinger

holde os op på det og det kan jo godt være at det bliver med en vis succes det

fald min agt inden vi går ind i forhandlingslokalet

præcis hvordan man forhandler og hvordan man tilrettelægger det og hvor man i givet fald er parat til

kan vi jo fortsætte udvekslingen af synspunkter omkring

velfungerende velfærdsflertal

og for det meste også alternativet som jo

forhindret en højere pensionsalder til mest skade for de nedslidte

indsats mod at man ikke lempede skatten i toppen yderligere end hvad der var behov for

vi kunne for at investere i fælles velfærd det vil

thulesen dahl sige at der ikke er noget behov for at lempe

mennesker i det her land som har de allerallerhøjeste indkomster

der måske i højere grad er brug for i fællesskab at se på

ældre over firs år i løbet af perioden frem til to tusind og fem og tyve har vi i den grad brug for at sætte ind i forhold til at sikre at vi har de rigtige folk i ældresektoren der kan hjælpe alle de her mennesker som får et behov for hjælp og det er ikke en given ting det kommer ikke

nogle ting skal der være penge til vores sundhedssektor har jeg været inde på flere politibetjente der er masser af opgaver som vi har brug for i vores velfærdssamfund

institutions habilitet jeg er selv som gruppeformand i

jeg har et godt samarbejde med vores formand her i folketinget jeg har aldrig hørt

formand for statsrevisorerne men er der et problem er det er det for tæt på

principielt spørgsmål og det er meget aktuelt lige nu

er involveret men et helt generelt og principielt

ikke bare noget der kommer nu jeg synes faktisk ikke der er noget principielt problem

folketingets folk der i

skal undersøge regeringen så der er jo heller ikke noget problem i forhold

gør det til et principielt problem skyldes det måske andre ting

begynder at forholde sig til personerne frem for at forholde sig til det principielle

som nogle der virkelig ville kigge en ekstra gang hvis

skal holde os herinde i ørerne og var

det er for os i alternativet et spørgsmål som vi ikke har

inde i debatten om hvorvidt statsrevisorerne skulle flyttes her fra institutionen eller ej

ikke debatten er slut endnu det er meget svært for mig at kommunikere

den måde vi skulle bygge det op på hvis vi fik chancen for at starte på ny så spørgsmålet til ordføreren

jeg selv siddet som formand for finansudvalget i en ti årsperiode

er det udvalg herinde der modtager rigsrevisionens beretninger via statsrevisorerne det er dem der oversender de her beretninger til folketinget statsrevisorerne

og laver undersøgelser i forhold til at få afdækket eventuelle problemer så afleverer de jo beretningen til folketinget som så skal diskutere hvad

på baggrund af den viden vi får fra de her

et folketingsmedlem der har en ægtefælle som er

skyld er formand

så kan man have alle mulige andre dagsordener det

ikke spørgeren for men men det er derfor jeg når frem til

jo også være et beløb der skulle gå fra råderummet

skal bruges til at fremtidssikre vores

en klokkeklar forsikring herinde og vi vil jo meget gerne samarbejde med df

en politisk forhandling

ikke på vores liste over ting vi synes er

jeg har forklaret det på forskellige måder og jeg håber at alle tilstedeværende der har ønsket at

også ret til i forhold til efterårets finanslov og så ved man nu hvor dansk

står i det her spørgsmål og så vil man kunne se hvordan

der blev skabt aftale om tilbage i to tusind og seksten men men jeg mener også at det er en diskussion om noget andet end det vi taler om nu for nu taler vi om generel sænkelse af arveafgiften

de tilfører meget til de områder af landet hvor familieejede virksomheder er er store

og til at debattere de uenigheder vi har som de ni forskellige partier vi nu engang er

særdeles glad for de aftaler vi har været fælles om men det ville alligevel være en kende for kedeligt hvis jeg brugte hele min taletid på det så det vil jeg undlade når vi taler politik taler vi ofte om farver man kan være blå eller rød nogle bliver kaldt sorte nogle bliver kaldt lilla og andre har forsøgt at tage patent på at være grønne vi kan sætte os sammen i forhandlinger og male med hele paletten og lave et forlig eller vi kan skilles i døren fordi farverne ikke passer sammen sandheden er vel at vi alle sammen indeholder forskellige farver måske lige så mange farver som regnbuen og den har jeg ladet mig inspirere af i dag

vi starter med farven rød rød var engang en farve der symboliserede smældende faner socialisme og solidaritet i dag er det en farve der symboliserer en blok i splittelse de radikale vil have kvoteflygtninge det vil

enhedslisten og alternativet vil indføre en tredive timers arbejdsuge det vil de radikale til gengæld ikke og alternativet og sf vil fjerne kontanthjælpsloftet det vil socialdemokraterne ikke svare på om de vil i det hele taget mangler vi en hel del svar skal skatte og afgiftslettelserne rulles tilbage hvor mange gange skal udlændingepolitikken lempes og hvad skal der ske med integrationsydelsen hvis de røde igen skulle komme til magten sådan kunne jeg blive ved i rød blok skal man lede længe efter svar og længe efter den røde tråd

den næste farve er orange

uden at den bliver overophedet for en stærk økonomi er vigtig den er grundlaget for vores velfærdssamfund derfor skal vi give det økonomiske opsving flyvehøjde

gør man ved at føre en ansvarlig økonomisk politik så der er styr på rigets finanser det gør man ved at gøre det mere attraktivt at yde en indsats så flere går fra kontanthjælp til arbejde og det gør man ved at møde udlændinge med høje krav og helt klare forventninger alle de forskellige greb har regeringen taget så danmarks økonomi kan forblive varm uden at brænde på

jeg stolt af og jeg er særlig stolt af at det har kunnet lade sig gøre samtidig med at vi har investeret massivt i kernevelfærd vi har bevist at politik ikke er sort hvidt vi har bevist at politik ikke

enten eller vi har bevist at flere penge til velfærd og gode gule priser ikke er hinandens modsætninger når venstre leder landet

er det når det blå venstre bekender kulør som et grønt parti det går rigtig godt med den grønne omstilling i danmark

i tretten ud af de seneste sytten år andelen af grøn strøm er mere end tredoblet i den periode og den overopfylder vores klimamål regeringen vil nu udbygge den indsats og derfor er vi kommet med et ambitiøst klimaudspil vi investerer i danmarkshistoriens største havvindmøllepark og vi anviser vejen til målet om mindst halvtreds procent vedvarende energi

og tredive

i et land hvor han fortsat kan drikke vand af hanen bade i havet rulle sig i sandet på stranden og gå en aftentur i skoven og jeg ønsker at hans børn skal få de samme muligheder derfor skal vi fortsætte med at være ambitiøse og vi skal fortsætte med at være det i fællesskab

de sidste farver i regnbuen er blå og lilla og jeg vil tillade mig at bruge ekstra tid på den blå og springe den lilla over blå er nemlig en stærk farve som fortjener mere tid og anerkendelse end de andre farver

som har leveret det ene resultat efter det andet før folketingsvalget i to tusind og femten opsatte statsministeren fire pejlemærker dem er der leveret på hver og en

siden valget er der skabt omkring ethundrede og tredivetusind private arbejdspladser

i beskæftigelse der er jobfremgang i hele landet og dermed har vi leveret på pejlemærke nummer et flere private arbejdspladser siden valget er antallet af offentligt forsørgede faldet med halvtredstusind og siden vi indførte kontanthjælpsloftet er antallet af personer på kontanthjælp faldet med treogtyvetusind

på pejlemærke nummer to at færre skal forsørges af det offentlige

flere skal forsørge sig selv sundhedsområdet er løftet

på den seneste finanslov kommunernes økonomiske ramme er løftet med

er styrket flere gange senest på finansloven for to tusind og atten hvor der blev afsat

har vi leveret på pejlemærke nummer tre

vi har vedtaget seks og halvfjerds stramninger og de stramninger har medvirket til

har det laveste antal asylansøgere i ni år det står i skærende kontrast til de fem og fyrre lempelser som den tidligere regering lavede

jeg stolt af vores blå regerings resultater og jeg forstår faktisk godt hvis i røde dernede sidder og bliver helt grønne af misundelse

arbejdet vi har en række ambitiøse udspil på vej og vi vil blandt andet præsentere en langsigtet plan for psykiatrien en sammenhængsreform

så endnu flere tager en erhvervsuddannelse og et nyt klimaudspil så danmark kan udbygge sin grønne førerposition

jeg har efterhånden været igennem hele farvespektret sidste del af valgperioden skal nok blive lige så farverig jeg glæder mig til at skabe flere resultater og jeg glæder mig til at finde guldet

i forsvaret for regeringen

farverig palet af

taler om det grønne men har handlet sort og når vi kigger tilbage

hvor man har sat ambitionsniveauet ned på det grønne hvor man var lige ved at opgive en

bragt tusindvis af arbejdspladser i fare så det er ikke nogen god historie som venstres ordfører skal forsvare bagudrettet nu står vi så med energiforhandlinger og der vil jeg bare i al stilfærdighed spørge venstres ordfører

når man lægger et energiudspil frem

skal gå til afgifts og skattelettelser og mindre end en tredjedel skal bruges til grønne initiativer hvor er den grønne førertrøje i det det vil jeg meget gerne høre

historien i forhold til det grønne område

på det her område venstre har haft regeringsmagten i de seneste tretten ud af sytten år så vi har været med i de aftaler

også gerne minde herre nicolai wammen om at vi overopfylder de klimamål

eu har sat at vi overopfylder de mål som den tidligere sr regering

den aftale som herre martin lidegaard kaldte den mest ambitiøse aftale overopfylder vi

venstre så sandelig

det energiudspil der er kommet

jeg spurgte til hvorfor man vil bruge mere end to tredjedele af de penge der er afsat til afgiftslettelser i stedet for grønne tiltag det fik jeg i øvrigt ikke noget svar på

dansk erhvervsliv har været ude at sige vi risikerer at miste vores førerposition hvis regeringens politik bliver gennemført

hvorom formanden for klimarådet som er nedsat

at rådgive regeringen nemlig peter birch

der er ikke det store klimaperspektiv i at sænke afgiften på det generelle elforbrug faktisk kan det på kortere sigt være lidt problematisk fra alle sider kan man se at det regeringen har spillet ud med er utilstrækkeligt vil venstres ordfører ikke bare forklare stille og roligt hvorfor venstre som de eneste her har set lyset når

ulempe synes jeg at vi samtidig kan sige til borgerne at de får en

elregning de to ting går hånd i hånd i venstre det var jo også det jeg

bruge mere vedvarende energi er da sund borgerlig politik

jeg kunne da godt tænke mig at høre hvad socialdemokratiet vil på det her

et energiudspil i har copy pastet

det vi har skrevet i vores kom nu til forhandlingsbordet lad os nu lave en aftale lad os være ambitiøse på danmarks vegne frem for at

syntes at vi i de sidste par år har gjort en rigtig stor god gerning i forhold til

sørge for at danmark er kommet mere i balance end tidligere og har måske også opfattelsen af at det er sådan en dagsorden som er årelang og ikke noget man lige gør et par år og så sadler man om

som gav indtrykket af at nu ville regeringen satse mere på hovedstaden som

det det store vækstlokomotiv og dermed i virkeligheden komme til at

glemme debatten om et danmark i balance så jeg vil gerne høre hvad ordførerens reaktion er på

vi skal tolke den position der

regeringsperiode først udflyttede vi

hundrede nu er vi i gang med at udflytte fire tusind eller skal i gang med det i nærmeste fremtid og det er da sund fornuft de statslige arbejdspladser er ikke kun københavns det er hele danmarks

kræver en stærk hovedstad og en stærk hovedstad kræver et stærkt danmark den balance skal vi sikre og den balance har vi været med til at sikre mens

nogen måde at underkende at hele danmark har gavn af at vi har

helt tilbage i starten af halvfemserne

indenrigsministeriet på grund af økonomiske problemer og der kom resten af danmark selvfølgelig og hjalp hovedstaden så handler det jo også om

andre dele af danmark der ikke kører så stærkt som hovedstaden

parat til at give en hjælpende hånd til de andre områder i danmark hvor tingene måske ikke går helt så stærkt det er det jeg taler om når vi taler danmark i balance ikke

hovedstaden buldrer jo

byggekranerne er over det hele man bygger lejligheder på lejligheder millionlejligheder rundtomkring hvor man kan finde jord til det

at væksten og lysten til at bo

nævne seksten punktsplanen på landbrugsområdet liberaliseringen af planloven og så har vi jo afsat nitten

til at investere i infrastruktur vi har allerede nu brugt penge på at investere i udvidelsen af den østjyske motorvej

end socialdemokratiet så jeg forestiller mig at vi stopper nu men selvfølgelig

skal vi også have et københavn i balance

hundrede og en forskere det er jo vel at mærke en slat mennesker for sige det mildt som på en gang har samlet sig

hvor de påpeger at danmark i virkeligheden ikke har særlig meget

stadig væk også et af de lande

venstre eller regeringen skulle have fremlagt en

er en energiplan er nemlig ikke

fastsat klimamål og det er

når det kom til vækst og forbrug landbrug og transport

problemer end vi er lige nu hvis man faktisk fulgte danmarks eksempel hovedpointen hos de her tre hundrede og en forskere er nemlig at vi bliver nødt til at tale om den der vækst vi bliver nødt til at sænke stigningen i forbruget og vi bliver nødt til klart at prioritere at væksten i forbrug kommer i anden række af hensyn til klimaet hvis vi skal have en klode at give videre til vores børn

er venstre enig med de tre hundrede og en

og gravet forskere frem der mente det modsatte

med forskere og eksperter der kommer ét udsagn fra den ene side og ét udsagn fra den anden

klimaudspil i stedet for energiudspil og fru pernille skipper ved jo også godt at vi kommer med vores klimaudspil på de ikkekvotebelagte sektorer efter sommerferien men når nu fru pernille skipper siger at vi ikke interesserer os for klima hvad tror fru pernille skipper så grunden er til at vi i vores energiudspil laver danmarks største havvindmøllepark har fru pernille skipper overvejet det og kan fru pernille skipper forklare mig hvorfor danmark er blevet kåret til at have verdens bedste energisystem hvorfor danmark er blevet kåret

nogen tvivl om at det energiudspil i har fremlagt

med et klimaudspil men i vil ikke

at i også kommer med et reelt klimamål jeg synes

har siddet i regering de sidste tretten ud af sytten år så når fru pernille skipper påstår at vi ikke har aktier i den førerposition vi har i danmark så er det simpelt hen faktuelt forkert faktuelt forkert det er simpelt hen ikke korrekt vi overopfylder alle de mål som var i den tidligere aftale vi overopfylder den aftale som herre martin lidegaard kaldte for historiens mest ambitiøse så jo vi er et grønt parti jeg kan godt gentage hvad jeg sagde lige før jeg anerkender simpelt hen ikke det pernille skipper siger

vi meget hurtigt kan påvise at vi ikke

for første gang det mærkede jeg sidste år

er jo sådan at vi har set en indskrænkning i vores frihedsrettigheder hen over det seneste år hjemløse må ikke længere tigge på gaden nu skal

der er kommet et beklædningsforbud og nogle mennesker må

handler det her ikke om at vi tvinger børn i en daginstitution det handler om at vi hjælper dem bedre på vej i livet at vi hjælper dem til at tale det danske sprog ordentligt og tilstrækkeligt når de skal starte i folkeskolen og det handler om at kvinder

at gå iklædt en sort dragt fra top til tå og at kvinder

ordføreren vil vel give mig ret i at det trods alt er temmelig svært hvis man er iklædt en

at der er nogen der skal bestemme hvad andre skal gøre og hvordan andre skal leve deres liv

er jo at enhver har ret til den mest udstrakte grad af frihed så længe den er forenelig med at alle andre tildeles

vi må gerne frihed så længe vi også giver den samme frihed til alle andre grupper i samfundet

jo ikke med de her nye regler og forbud som netop går ud over nogle grupper i samfundet mens vi andre har en større grad af frihed

nytårstale sagde statsministeren vi skal gøre op med de sorte pletter i

der favner så bredt det er jo derfor at vi ønsker at gøre op med det der sker i parallelsamfundsområderne så jeg tror vi tolker det her med frihed

at vi skal løfte de områder og vi mener at vejen til at gøre det er ved at hjælpe børnene i daginstitutionerne og ved at hjælpe kvinderne ud på arbejdsmarkedet jeg er godt klar over

hvor de bor er det ikke

kan vi have børn gående på den samme skole ja vel i den samme klasse som har nøjagtig de samme udfordringer med det danske sprog

der gælder ét sæt regler for dem der bor et bestemt sted og et andet sæt regler

på at der er sorte områder i danmark hvor integrationen ikke er lykkedes vi bliver nødt til at handle på det her

plan frem som gik på mange ben vi ønsker faktisk at gøre op med det her og det troede

vi siger vi kæmper for i det her land at vi er lige for loven at vi har ligeværd at vi hjælper dem der har behov for det uanset hvor i landet de bor og at vi straffer folk ens uanset hvor i landet de bor

i øvrigt fin og kulørt tale tale med mange farver på paletten kan komme frem til at sige

for sandheden er jo at virkeligheden bliver sådan at der gælder særlige regler for beboere i særlige områder børn med de samme problemer i den samme klasse

underlagt helt forskellige vilkår afhængigt af deres forældres interesser og det er så det der skulle være den moderne blå

vi ikke har løst og det er det vi gør her så vil jeg bare spørge herre morten østergaard hvad er det for nogen frihedsværdier herre morten østergaard synes lever i vores parallelsamfund er det ligeværd er det ligestilling er det tolerance jeg ser ikke de værdier gro spire blive respekteret i vores parallelsamfund det gør jeg bare ikke og det er derfor at vi sætter ind med nye planer nye metoder simpelt hen for at de områder

jo gerne spørge ind til det grønne ikke klima ikke energi men hele naturområdet nu nævnte ordføreren selv at hun gerne så sin søn danse rundt i sandet og se naturen

når ordføreren siger at venstre er meget grønne

skal jo være en balance mellem at sikre

som sikrer bedre dyreliv som sikrer bedre planteliv og som investerer i friluftsliv i

jeg har noteret mig at sf ikke er helt tilfredse med den udbygning der bliver lavet i forhold til natura to tusind jeg har noteret mig at det er noget fru pia olsen dyhr går temmelig meget op i og jeg må også sige

vores nye miljø og fødevareminister

men jeg må også bare sige at når jeg ser på nogle af de områder

det altså ikke er områder som bør høre til der vi har områder hvor der står en

gylletank altså vi kan vel for hulen blive enige om at en gylletank ikke er natur der skal jo også være balance i det her vi kan jo heller ikke have en række områder

hvor viben jo yngler og som ordføreren sikkert ved

viben yngler på

er konsekvensen af det ja vi kan allerede se den vi har mistet cirka fem og halvtreds procent af viberne i danmark

at det er meget fair at ordføreren siger vi skal afbalancere

trettentusinde og trehundrede ha skov til urørt skov for at sikre biodiversiteten for

sikre et rigt planteliv et rigt dyreliv som jeg også kan høre

men jeg kan love dig at vores nye

og han har lovet at finde en aftale der

den næsten pia raugske gennemgang af palettens farver og regnbuens farver jeg kan måske bedre lide pia raugs sang

det jeg synes er interessant at hvis man sådan på den måde blander alle palettens farver sammen til én

med regeringen og vi møder jo altid op når vi bliver inviteret så er der næsten altid en skjult dagsorden der handler om skattelettelser

ordføreren ikke lige sige hvad der egentlig er vigtigst for venstre i forbindelse med energiudspillet er det vigtigste den store del der handler om

jeg vil

rød og grøn får man en meget meget mudret brun meget mudret

klima og energiudspil skal jeg indrømme at

præcis hvad det var men jeg antager at ordføreren

vores nye energiudspil nej men det er så det jeg svarer på for jeg hørte

hvad ordføreren sagde vi har jo fremlagt et energiudspil hvor vi afsætter femten milliard kroner til nye initiativer

er et meget ambitiøst udspil jeg så også at

socialdemokratiet fremlagde et udspil det synes jeg også

et rigtig godt udspil derfor undrer det mig også at vi

vi har tradition for store klimaaftaler store aftaler der sikrer at vi også i fremtiden har et grønt danmark

det vil jeg bare opfordre socialdemokratiet til kom nu ind til forhandlingsbordet

venstre og regeringen ofte har skjulte skattelettelser med ind til forhandlingsbordet og vi kommer altid til forhandlingsbordet når vi bliver inviteret

hvad er det vigtigste for venstre er det den store del af energiudspillet som handler om

lettelser af afgifter eller er det den lille del af

handler det selvfølgelig om at et energiudspil skal være ambitiøst på den grønne

kan det her jo godt gå på to ben

det i øvrigt også det vismændene anbefaler de anbefaler også at vi lemper de afgifter

er det socialdemokratiet vil hvad med socialdemokratiets finansiering hvor vil i tage pengene fra til jeres store forkromede plan

fru britt bager måtte rette sig selv i forhold til at det var et klimaudspil regeringen havde fremlagt

mest af alt et skatteudspil man igen har fremlagt så det synes

fremkalde lidt munterhed på talerstolen men

se for der bliver nikket vil fru britt bager så ikke bare også bekræfte at formanden for klimarådet faktisk siger at det rent klimamæssigt ikke er nogen særlig god idé

både dyrt man vil tage det fra velfærdspengene og formanden for klimarådet siger

nogen særlig god idé rent klimamæssigt at gøre som regeringen foreslår

skal overgå til vedvarende energi

og tredive skal mindst halvtreds procent af danskerne være overgået til vedvarende energi

en god idé at vi laver et teknologineutralt udbud hvor vi sidestiller sol og vind

er en god idé at vi udbygger så vi har danmarkshistoriens største havvindmøllepark eller er det eneste

i hvor pengene skal komme fra

jeg hører et socialdemokrati der vil

den droppet som indebærer væsentligt flere midler til energiforskning end der hvor regeringen sætter ind nemlig hvor man vil have færre midler så jo det er et væsentlig mere ambitiøst udspil end det regeringen lægger frem vi forhandler meget gerne

det grønne råderum men fra de penge statsministeren selv har siddet ved en nytårstale kigget danskerne ind i øjnene og lovet skulle gå til velfærd nu vil man bruge de penge på at sænke elafgiften i stedet for

som herre jesper petersen havde mulighed for at svare på og det gjorde han ikke det er jo fuldstændig korrekt at vi i vores energiudspil vil have

havvindmøllepark det er også fuldstændig korrekt at socialdemokratiet vil have tre forskellen er bare at vi har sagt en frem til to

to og tyve og at vi der vil

stilling til om der skal udbygges endnu mere det synes jeg da er god fornuft afvent og se hvad der sker vi har sagt en frem til to to og tyve det betyder jo ikke at der ikke kommer flere havvindmølleparker havvindmølleparker tværtimod og så ved herre jesper petersen godt at når det angår det klimapolitiske udspil på de ikkekvotebelagte sektorer kommer det efter sommerferien

samfund nemlig sundhedsvæsenet det er da væsentligt at vi får det diskuteret og det er også væsentligt

fremført hvad der vil ske både hvis venstre

beholder regeringsmagten men så sandelig også hvis vi i danmark skulle være så uheldige at den skulle skifte vi har i den tid vi har haft regeringsmagten styrket sundhedsvæsenet

da vi overtog regeringsmagten lavet en akutpakke

at komme overbelægningen til livs fordi man selvfølgelig ikke som syg ja heller ikke som pårørende kan være tjent med at der ligger patienter på gangene det var jo også det fru helle thorning schmidt gik til valg på nemlig at afskaffe

vi har så gjort noget ved det vi har investeret fire hundrede og femten million

for at komme det her problem til livs jeg er godt klar over at opgaven ikke er fuldendt jeg er godt klar over at der stadig væk er udfordringer derude men jeg må også bare sige at regionerne også må se til hinanden de dårlige regioner må se hvad det er de gode gør vi har lagt det her ud til regionerne og de bliver også nødt til at påtage sig den opgave

vi vil bestemme alt i regionerne vi

til de gode fire ud af fem af regionerne er ledet af socialdemokratiet vi investerer massivt i vores sundhedsvæsen vi vil gerne komme det her problem til livs

lidt i samme spor og jeg vil godt gå tilbage til to tusind og femten

nuværende statsminister sagde at regionerne fik den her valgperiode til at bevise deres værd det er jo sådan i dag

i landet er lange ventelister og blandt andet på

af venstres syv mål var jo netop at ventetiden

diagnose og behandling skulle nedbringes så jeg vil høre

ordføreren mener at at regionerne har levet op til deres ansvar

regionerne løfter så stort et ansvar som de gør så stort et område som de gør noget der er vigtigt for os alle sammen altså vi har i venstre lige nu ingen aktuelle planer om at afskaffe regionerne

spændende diskussion og det er da også en vi med jævne mellemrum skal sætte os ned

og der vil jeg da også gerne indbyde dansk folkeparti til at komme ind i den diskussion og tage en snak om hvad fremtiden er for regionerne

hvis venstre kom til regeringsmagten og det gjorde de jo men vi har ventelister og her i sidste uge

også svigtede de psykisk syge så derfor er

mener venstre at regionerne lever op til deres ansvar og hvad skal der ske

dermed ikke sagt at der ikke skal gøres mere for selvfølgelig skal

men vi har jo også frataget regionerne produktivitetskravet de skal jo også leve op til deres ansvar jeg synes da der er mange ting man kan gøre bedre derude rigtig mange ting men jeg må bare endnu en gang sige at diskussionen om hvorvidt regionerne skal nedlægges synes jeg vi skal tage stille og roligt jeg kan ikke stå og sige her fra folketingets talerstol

at levere noget på det her område og så iklæder man sig pludselig grønne klæder jeg tror godt danskerne kan gennemskue at det ikke

hvis det pludselig er vigtigt for venstre med det grønne skulle

løfte den grønne forskning og ikke bare

og det synes vi helt generelt i venstre vi lever

jo også op til det krav vi har procentuelt om at skulle investere i forskning vi afsætter også med vores energiudspil

investere i grøn forskning så selvfølgelig vil vi forskning

hvem der er mest grønne og hvordan farverne bliver blandet men det jeg er bekymret

efter næste folketingsvalg har lavet en bred aftale

regeringen vil afsætte fem hundrede og firs million kroner til den grønne forskning og da vi forlod regeringsmagten i to tusind og femten havde vi afsat over otte hundrede million kroner til det samme område så

om at man på den ene side ønsker at være grøn og har ambitioner på det grønne område

vi op til alt det den tidligere sr regering satte af mål den aftale herre martin lidegaard kaldte den mest ambitiøse i historien lever vi op til det er da ikke helt skidt så kom nu ind til bordet og anvis

og så lå den der i vandkanten og blev mere og mere afkræftet til sidst aflivede de hvalen og da zoologerne så åbnede maven på

fandt de ikke mindre end tredive plastikposer filtret sammen i maven på den her

sig ihjel i vores affald

mængden af affald

bryster os af at være et foregangsland så

for det første udbygningen af vedvarende energi er praksis gået helt i stå regeringen blokerer for højere ambitioner i eu

stadig væk sidder solidt i førersædet er når det kommer til aftrykket vi sætter på kloden

og gjorde som vi gør så ville

vi skal inden for de næste ganske få

udviklingen og de danske og internationale udledninger skal

hvis det ikke skal have fatale konsekvenser for vores klode og for de kommende generationer som skal bo

den grønne omstilling

næste valg er det afgørende det er det næste valg skal være klimavalget

konkurrence

stadig væk mest om at være dygtig til at genere mennesker på flugt fra krig og terror

jeg og folk i min højde

simpelt hen slipsekoordineret i regeringen

statsministeren der bliver slipsekoordineret igen senere med de grønne slips

statsministeren og holdet af ministre i virkeligheden om orkestret på titanic båden tager vand ind og ind og hensynet til kortsigtede løsninger skattelettelser og den her blinde økonomiske vækst

også tydeligt at vi har brug for en ny regering det er hos oppositionspartierne man finder de rigtig høje ambitioner og det er vi glade for som andre har bemærket

er det ikke altid at vi er enige i blokken

man finder de partier der ligesom

enhedslisten insisterer på at det ikke skal være underklassen der skal betale gildet mens de rigeste fortsætter med

et ansvar herinde det er der mange der gør uden for christiansborg

vi mangler også at løfte ansvaret for de udsatte boligområder og det skal ikke mindst handle om de mennesker der bor der vi tager et lille skift

det her forår har de mennesker der bor i udsatte boligområder igen måttet lægge ryg til mangt og meget for at partier herinde har kunnet få sig selv forrest i overskrifterne og

til at virke handlekraftige det har ført til aftaler om stopprøver i nul klasse om tvangsmæssige læringsforløb om grundloven til børn som

aftale om at udsatte familier skal trues med yderligere fattigdom i form af en frataget børnecheck hvis børnene ikke møder i skole samtidig med at de samme familier så kan læse i aviserne at de skal være bekymrede for om det er deres lejligheder der skal rives ned eller sælges fra til private

udsatte boligområder kriminaliteten rasler ned uddannelsesniveauet stiger

og det er fordi der er beboere der engagerer sig det er fordi der er en stærk boligsocial indsats heldigvis og det skal vi fortsætte med men svaret fra regeringen dansk folkeparti

og sf har været at så har man ændret ghettokriterierne

man har noget at pege fingre ad igen en anden gang selv om udviklingen egentlig er positiv

uddannelse og det vidner egentlig kun om hvor lidt det handler om beboerne i de udsatte områder og hvor meget det handler om christiansborgs

men det er gennemgående for de aftaler der er indgået at problemer med arbejdsløshed fattigdom og sprog

er det man går i gang med egentlig at løse aftalerne opnår på en god dag at skubbe problemerne rundt og på en dårlig dag at forværre dem de beboere der har brug for hjælp mødes af trusler og tvang

lejligheder ned og sælge almene lejemål fra komme til at mangle op imod ellevetusind familieboliger

spiser deres aftensmad der putter deres

så skal bo henne og hvis man gennemfører forbuddet mod at lade mennesker på kontanthjælp flytte ind

ramt af arbejdsløshed sygdom handicaps

men kære aftaleparter socialdemokraterne dansk folkeparti venstre sf liberal alliance og konservative det er utroligt

man rejser sig ikke fra sygesengen man tryller ikke et handicap væk fordi man bliver presset på pengepungen og mennesker ramt af arbejdsløshed psykisk sygdom eller tunge sociale problemer for den sags skyld forsvinder altså ikke fra danmarks territorium fordi i river deres boliger

at bo de skal også være her

men det er der de skal også have et sted at bo de skal også have lov at være her

allersidste minut på at sige at det desværre er lidt af en tendens

statsministeren ikke ligesom bruger chancen

at minde os alle sammen om hvor godt det går for dansk økonomi

ny pointe der kom fra statsministeren om at danmark er tilbage i topform må vi forstå men uanset om vi er i topform eller i krise så er der nogle arbejdsløse mennesker der skal jages beskæftigelsesministeren har også i dag fremlagt endnu en pose med rigtig dårlige nyheder for arbejdsløse og især de arbejdsløse som har

form for skavank sygdom et handicap sociale problemer

lige kan tage et arbejde når der er krise og tusindvis af mennesker mister deres job så skal de arbejdsløse betale med en kortere dagpengeperiode når det går godt som nu så skal de arbejdsløse også jages de skal piskes af sted og man skal nægtes trygheden i at vide at man

hvis man arbejder under dårlige forhold det er som om

man ikke rigtig kan lade være i regeringen det er en eller anden form for tvangstanke man ikke kan slippe men

sige som min allersidste sætning vi kan faktisk gøre det anderledes der er råd det er muligt at vælge at sikre et velfærdssamfund for de mange med tryghed og

at man ikke vil garantere støtten til en socialdemokratisk ledet regering hvis der er ting som enhedslisten synes er for meget så er man klar til at trække

set det kunne være rart at få et klart svar på spørgsmålet

fru mette frederiksens ord her i dag skal stå til troende hvordan vil enhedslisten så agere hvis der måtte være et flertal der peger på mette frederiksen efter næste valg og en regering ledet af mette frederiksen fører en udlændingepolitik som er i stik modsat

det som enhedslisten står for vil det være et af de elementer som enhedslisten vil kunne bruge til at trække tæppet væk under en eventuel

blive anvendt i hypotetiske situationer men

i konkrete

og som der sikkert er flere der har forberedt sig på at stille på

vi kommer til at vurdere i konkrete situationer hvornår de bliver anvendelige det kommer vi ikke til at foretage en hypotetisk vurdering af betyder det at

når vi har lavet de her nye parlamentariske værktøjer

bestemme alting under en forhåbentlig ny regering nej det gør det ikke men det betyder i al stilfærdighed at vi regner med at alle de partier som lægger stemmer til en ny regering

også bliver hørt og det gælder selvfølgelig også på udlændingeområdet vi skal ikke bestemme det hele men selvfølgelig skal vi også

har ændret sig siden folketingsvalget i to tusind og elleve hvor

enhedslisten har skiftet principper

efter den tidligere regering og jeg tror

er i tvivl om hvad det var for en skattereform der gjorde at vi var meget oppe at skændes for at sige det som det er

der var mange diskussionspunkter det gjorde at vi vurderede

have nogen nye parlamentariske værktøjer klar

kassen ja det skal vi

betyder det at enhedslistens politik

på uddannelse på klima på energi skal være fuldstændig gennemført en til anden nej

her værktøjer skal tages i anvendelse vil

konkrete situationer men det er et signal om at man kan komme så langt væk at det kan blive nødvendigt

lige så svært som at sømme budding op på en væg jeg kom bare til at tænke på det nu hvor fru pernille skipper skulle redegøre for de her nye

jeg ved ikke om der er nogen her i salen

væveri skal man da lede længe efter og er der noget enhedslisten altid er ude efter i forhold til os andre

er for nogle parlamentariske principper enhedslisten bygger sit fremtidige arbejde på svæver det godt nok i det uvisse det er noget med

selvransagelse vi har haft en kritik og der var en skattereform engang og vi vil ikke afvise at vi måske på et tidspunkt kunne finde på hvis vi har støttet en regering at

trække tæppet væk under den igen er det det klareste svar

få opdateret repertoiret en lille smule

det samme enhedslisten har meget klart sagt at vi kan komme så langt væk når vi lægger stemmer til et nyt flertal at vi må spørge vælgerne igen gælder det på udlændingeområdet ja det gør det også forventer vi at blive hørt på alle områder selvfølgelig gør vi det når vi lægger mandater til et flertal

forventer vi at blive hørt forventer vi at der skal være total enighed om alle ting nej

fuldstændig det samme som det forhold forhold der er ovre i den højre side af salen

det er jo et område som rigtig mange danskere går op i også i forbindelse med hvad der sker i fremtiden kan man forestille sig den situation at enhedslisten ikke får nogen lempelser igennem på udlændingeområdet og alligevel støtter

thulesen dahl skulle tænke en lille smule over det svaret er

tage stilling til hypotetiske situationer det bliver en konkret vurdering i den konkrete situation sådan er politik

over de præcise steder hvor

har haft tid til at tale med socialdemokratiets

socialdemokraterne jeg har desværre haft tid til at se herre nicolai wammen i fjernsynet reagere på det og det var da lidt

samarbejde på det her i nogle år

sammen skal se de udtalelser som også er kommet fra dele af socialdemokraterne som et rigtig godt tegn på at det blæser i den rigtige retning

at lave kontrolleret hashsalg så man kan få det væk fra de kriminelle bander flere stater i usa

europa hvor man afkriminaliserer narkotika og vi har herhjemme gode erfaringer med heroinordninger og fixerum altså vi skal en anden vej på narkotikapolitikken og det kommer vi

en hemmelig afstemning i folketinget

grønne igen vi deler jo rigtig mange ambitioner på det grønne område

at man også som forbruger bliver hjulpet til at tage det

finde ud af at forene det her og kan komme omkring eller komme

og så kan forbrugerne ellers bare leve som de plejer

mange som skubber ansvaret fra sig politisk og fortæller at det handler om at forbrugerne skal stemme med fødderne og hvad ved jeg men omvendt

ligger jo et sted midtimellem jeg tror det er rigtig vigtigt at vi holder fast i at

danmark er et af de rigeste lande i verden og kloden er sådan set også rigtig rigtig rig men de goder der er er fordelt meget meget ulige og hvis man bliver ved med at insistere på at især den øverste del af befolkningsgrupperne både i danmark og i resten af verden

blive rigere og rigere og ikke skal dele ud af det i højere grad kan kloden ikke holde til det på sigt

vi bliver nødt til at holde fast i det skal gå hånd i hånd med samtidig

vi kan gøre rigtig meget selv som sådan set ikke mindsker vores levestandard med genbrug

herindefra for eksempel fjerne momsen på økologiske fødevarer for at komme i den retning og også give mennesker med ikke særlig mange penge en mulighed for

lidt sundere

i min indbakke om at børnerådet har lavet en ny undersøgelse med overskriften samfundet nedbryder børn og unge med præstationspres og drukner dem i mistrivsel

som simpelt hen mistrives der er så mange børn

der føler sig presset hver dag og mange gør det også en gang imellem men der er en og tyve procent af de unge i ottende klasse der føler sig presset hver dag statsministeren sagde i sin tale i

afsat nogle flere penge til psykiatrien og det er jo fint men jeg tror bare

er så mange unge der har det dårligt kan enhedslisten ikke give sit bud på

unge piger men vi må ikke glemme de unge drenge og jeg tror at en stor del af roden til alt det

her findes i vores uddannelsessystem det er fremdriftsreformer det er karakterræs

det begynder at gå op for flere og flere at man ikke kan blive ved med at presse unge mennesker til at have et evigt fokus på at være de bedste og løbe hurtigst og få det rigtige job og træffe de rigtige valg med det samme uden at det også har en konsekvens for deres liv og deres sundhed og deres glæde så derfor tror jeg bare jeg vil sende en venlig tanke til

sluttede af med at sende et lille svirp

beslutninger over tid og som gør at vi kan se frem til muligheder for

i de kommende år og det kan man jo forvisse sig om ved at kigge i de publikationer der kommer fra regeringen om hvordan

nu ser ud og så har vi selvfølgelig den kendte politiske diskussion om hvad der skal prioriteres højest jeg tror

uddannelse og grøn omstilling er prioriteret for lavt nu og her men det der er fælles for alle de fremskrivninger er jo at de baserer sig på at der er mange der kommer til danmark for at arbejde altså at der er en tilgængelighed til udenlandsk arbejdskraft hvis ikke den udenlandske arbejdskraft

der heller ikke være det råderum og derfor er mit spørgsmål til fru pernille skipper når enhedslisten medvirker til at gøre det sværere at tiltrække udenlandsk arbejdskraft og

en skepsis over for den frie bevægelighed

importerer udenlandsk arbejdskraft eller lad mig sige det helt korrekt lader virksomheder importere udenlandsk arbejdskraft uden om ordentlige ordnede danske forhold

det betyder ikke at man ikke er velkommen i danmark som arbejder det betyder bestemt heller ikke at vi ikke også har brug for udenlandsk arbejdskraft inden for specifikke fag måske også hvis man kommer til at mangle hænder i fremtiden

og det er derfor vi er skeptiske over for

morten østergaard siger fordi den for frie bevægelighed i høj grad og i mange tilfælde forhindrer os i

og halvtredstusind udlændinge der er i danmark skaber velfærd via deres arbejde og deres skattebetaling og at det derfor er sådan at hvis det lykkes at gennemføre en politik

mindre velfærd jeg er enig i at det skal være på ordnede vilkår

at det altid foregik på overenskomstmæssige vilkår var fru pernille skipper så klar til at få endnu mere velfærd ved at invitere endnu flere dygtige udlændinge til danmark som kan betale vores høje skat

deltager i samfundet der er for mange

i det her rum som ikke respekterer mennesker fra andre lande på rigtig rigtig mange måder enhedslisten er

en af dem der hvor vi har en stor disrespekt er for arbejdsgivere som misbruger fattige mennesker i andre lande ved at importere dem til danmark

forhold her og dermed ikke kun

for løn og arbejdsvilkårene her i danmark det har vi et problem med vores mål er at sikre ordnede forhold

fra triste finanslove med asociale nedskæringer til den beklagelige tilstand for ålegræs i det sydfynske øhav og til den vigende hårgrænse blandt landets pensionister

at det er så rædselsfuldt så er det jo klart at man gerne vil ud af suppedasen ud af eu det er jo ikke så mærkeligt

foreslog enhedslisten jo også at vi skulle have en afstemning om forholdet til eu og den skulle faktisk finde sted grundlovsdag i år altså allerede i næste uge hvordan går

flertal for det lige nu så det står jo ikke lige for og jeg er jo i

herre karsten hønge meldte sig på banen nu når jeg ikke kan se holger k

at være mig og ham der har den her lille eu dans enhedslisten ønsker et stærkt internationalt samarbejde vi ønsker et internationalt samarbejde der sætter hensynet til miljø mennesker evnen til at håndtere klimaudfordringer og miljøproblemer og flygtninge i fællesskab forrest og over hensynet til markedet og den frie bevægelighed for virksomheder det er vores grundlæggende håb kan man få det ved at ændre traktatgrundlaget og eu indefra

mere demokratisk internationalt samarbejde ja så arbejder vi for det og så er vi med på den vogn det tror vi ikke på og det er også derfor vi gerne vil prøve at

jeg synes egentlig at det ville klæde sf at man ikke igen og igen snakker om hvad enhedslisten vil men bruger tiden på at ændre eu indefra som sf altid siger man kan men ikke

nu i anden omgang faktisk nærme sig at svare på jeg spørger om nemlig hvornår vi skal have den her folkeafstemning jeg mener bare at

nu bliver til en gang snak om at sf skal holde sig til

jeg stiller fru pernille skipper spørgsmål om hvornår vi skal have afstemningen hvad er det

at man annoncerer en afstemning og så bare trækker i land og den forklaring som

at der ikke er flertal for det afholder normalt ikke enhedslisten fra

der er flertal for det det er ikke det der er historien i folketinget

kommer der ikke en afstemning hvornår skal vi

første hundrede dage hvis man

to hundrede og fem og tyve timersreglen og integrationsydelsen der står i teksten at kontanthjælpsloftet to hundrede og fem og tyve timersreglen integrationsydelsen og den særlige lave kontanthjælp for unge arbejdsløse afskaffes nu kan jeg forstå på fru pernille skipper at den nye

opgraderet så skal jeg lige høre vil enhedslistens støtte

og fem og tyve timersreglen og integrationsydelsen som enhedslisten skriver

at det er muligt og realiserbart at udbygge vores velfærdssamfund være ordentlige ved mennesker på flugt og samtidig komme rigtig langt med den grønne omstilling

så er det rigtigt at det vi så har sagt vi ville gøre de første hundrede dage hvis vi havde magten

afskaffe nogle af de her urimelige fattigdomsydelser nogle som desværre er kommet til under den tidligere socialdemokratiske regering nogle som er kommet til under den her og som primært handler om ja

har mistet deres arbejde eller har en sygdom eller et handicap og dermed ikke fuldt kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet

forholder de værktøjer sig ikke til det er nogle vi kan bruge i konkrete situationer hvis vi vurderer at det er korrekt det er også fuldstændig rigtigt

få en rød regering så tænker jeg

stå over for en situation hvor vi ser enhedslisten som vi så dem under den sidste røde regering

var meget utilfredse med regeringen men ikke tog konsekvensen

stemte for selv de allerværste

spørger jeg bare endnu en gang vil enhedslisten støtte en rød regering som ikke vil afskaffe

støtte en regering på de her områder

tidligere thorningregering for ikke en af

ordføreren kalder tidsler blev gennemført med enhedslistens stemmer

tidsler var noget som højrefløjen i folketingssalen lagde stemmer til det var skattereformer med topskattelettelser

ting ikke én af de ting var med enhedslistens stemmer og nej

heller ikke i fremtiden kommer til at lægge stemmer til sådan nogle ting det er der ikke nogen tvivl om får vi alt igennem under en ny regering nej det gør vi ikke men vi kommer aldrig til at lægge stemmer til

bare har tænkt sig at affinde sig med at de bliver sat uden for indflydelse under den tidligere regering blev der lavet lettelse

en regering hvor man hvis man går ind på udlændinge og integrationsministeriets hjemmeside

et strammometer som måler hvor mange gange vi har strammet udlændingepolitikken det har vi gjort seks og halvfjerds gange og jeg kan afsløre at vi ikke er færdige endnu vi har tænkt os at blive ved med at føre en meget stram udlændingepolitik socialdemokraterne i tilkendegivet at det har de tænkt sig at støtte os i selv hvis de

har de tænkt sig at føre udlændingepolitik uden om enhedslisten sammen med os så det bliver ikke fru pernille skipper eller fru zenia stampe der kommer til at føre udlændingepolitik det bliver inger støjberg det bliver marcus knuth naser khader jeg selv og martin henriksen har enhedslisten tænkt sig

det synes jeg er vigtigt for vælgerne at vide

nogle nye parlamentariske værktøjer i værktøjskassen

man rigtig nok som ny regering siddende på enhedslistens mandater kan komme så langt væk fra det der burde være et fælles projekt at vi bliver nødt til at sige at så må vi spørge vælgerne hvornår det konkret er tilfældet må man vurdere i den enkelte situation jeg tror jeg har sagt

en del gange fra talerstolen også i dag hypoteserne kommer jeg ikke til at stå her og forholde mig til det bliver konkrete vurderinger i konkrete situationer men det er klart

et budskab om at alle der lægger stemmer til et nyt flertal skal høres og det gælder også på udlændingeområdet betyder det at en ny regering ikke må lave nogen aftaler med andre end os nej

det bliver enhedslistens hundrede dagesplan der bliver gennemført nej jeg ville ønske det var sådan men det er jo altså

hvis man går til valg og så foregøgler vælgerne at man kommer til at få indflydelse på udlændingepolitikken når det helt tydeligt ikke bliver tilfældet tilfældet bliver at enhedslisten bliver sat ud på sidespor så kan man stå og være utilfreds man kan brokke sig man kan sige alle de ukvemsord man vil om socialdemokraterne men der kommer ikke til at være nogen indflydelse på

er man ikke vil finde sig i i stedet for bare at åbne op for at

enhedslisten forventer at en regering vi støtter er en regering som har lyst til at føre politik sammen

med de andre partier der lægger stemmer til

vi skal høres på alle områder det er klart det betyder ikke at vi kan bestemme alting eller forhindre dem i at lave aftaler med andre end os desværre havde jeg nær sagt men sådan er virkeligheden og vi kommer til at kæmpe for at få en ordentlig og human udlændingepolitik gennemført

sådan det er kan socialdemokratiet og eventuelle regeringspartnere komme så langt ud også på udlændingeområdet at vi siger at

og skattepolitik der er mange hypoteser

simpelt hen ikke tænkt mig at forholde mig til dem før de forhåbentlig

mig spørge helt specifikt har enhedslisten indgået en aftale med socialdemokratiet om at enhedslisten ikke får indflydelse på udlændingepolitikken

kan risikere at få efter næste folketingsvalg

enhedslisten fået en opfattelse hos socialdemokratiet af at socialdemokratiet for nu at nævne to specifikke eksempler

vi gerne vil have et løfte om at det rent faktisk bliver fjernet og

at man har lavet et forslag om at sætte en form for ydelseskommission sammen

gudhjælpemig da godt nok brug for der er tusindvis af mennesker der er endt i fattigdom uden at det har haft en nævneværdig effekt

søge indflydelse hvor meget man vil søge indflydelse skulle man komme i den situation at man

taget i vores parti er jo netop at sige

nogle erfaringer fra den tidligere regering som vi ikke vil

i en hule for os selv vi lærer også af andres fejl

hvis man for eksempel er parlamentarisk grundlag og hedder liberal alliance og det lærer vi selvfølgelig

det betyder selvfølgelig at jo flere der stemmer på partier som enhedslisten i en ny flertalskonstellation jo mere kan vi trække i den retning

er det jo primært klimaet

vi ønsker en meget meget ambitiøs klimapolitik

denne regering har vedtaget seks og

er der en eneste af de stramninger som enhedslisten vil kæmpe for at

indflydelse som i

man i blå blok kalder for stramninger og som så ligesom kommer ind

har en eller anden positiv effekt på for eksempel løndumping men jeg må umiddelbart sige at der

noget som helst i den tilgang at man fejrer at genere mennesker på flugt fra krig og terror

som jeg synes er specielt positivt

er for en liste det er

pernille skipper tror at socialdemokratiet vil kæmpe for at få fjernet

fru mette frederiksen give udtryk for at det i hvert fald ikke er på flygtninge og udlændingepolitikken at det røde parlamentariske grundlag sf enhedslisten alternativet

parlamentariske grundlag som fru

set den der omtalte liste det kan godt være at jeg har misset noget at jeg burde

at enhedslisten og socialdemokratiet er uenige i udlændingepolitikken

fuldstændig langt ude at begynde at tale om at sende mennesker som er flygtet fra

lejre og være ligeglade med dem vi synes man skal have lov til når man er kommet hertil og har søgt beskyttelse

der ikke er en eneste af de stramninger der er vedtaget siden to tusind og femten som i vil kæmpe for at bevare og at der ikke er en eneste af de stramninger som socialdemokratiet vil kæmpe for at få afskaffet god fornøjelse med det parlamentariske grundlag jeg anerkender at i er hamrende uenige vi ønsker bare at få

hvem der skal danne det parlamentariske grundlag for en kommende regering ledet af fru mette frederiksen

et stilfærdigt spørgsmål vurderer pernille skipper at de røde partier i dag er mere enige her et lille år før valget

var på tilsvarende

er uenig med socialdemokratiet jeg kan også afsløre at vi havde nogle såkaldte

og sådan vil det blive ved med at være vi er uenige på mange punkter og det går på kryds og det går på tværs det vi er enige om

og forhåbentlig også gerne være rødere og ja i enhedslisten kommer vi også til at kæmpe for at vi bliver ordentligere ved mennesker der kommer hertil på flugt fra krig og terror

ikke vil prøve at opleve igen men grunden til at mange jo her vælger at tage det op i forhold til udlændingepolitikken er jo at socialdemokratiet så tydeligt prøver at signalere at

køre udlændingepolitik uden om enhedslisten så derfor synes jeg

altså udlændingepolitikken kan man leve med helt at blive sat uden for indflydelse på et område

flertal bliver hørt vi forventer at blive hørt på miljø klima og natur vi forventer at blive hørt på velfærd vi forventer at blive hørt på sundhed daginstitutioner på integration og på udlændingepolitik

de andre partier i blokken skal høres det er ligesom det der er forudsætningen for at man kan samarbejde kan man forestille sig at en ny regering kan komme så langt væk fra det der burde være i hvert fald en fælles retning selv om

den konkrete situation ved i hvad så lover jeg

mange trusler om alverdens ting men der skete jo ikke rigtig noget

er det fordi det hedder noget andet eller hvad ligger der

vi tager ikke stilling til hypotetiske situationer der ikke har fundet sted vi tager stilling i de konkrete situationer når de bliver til virkelighed og så skal vi nok formulere det vældig konkret det kan jeg love for men enhedslisten siger i al stilfærdighed at i et nyt flertal skal alle høres og ja

som regering siddende på enhedslistens mandater komme så langt væk

finde sig et andet parlamentarisk grundlag i virkeligheden er

er ikke konkret og vi svarer

han hedder henrik dahl og han er klog

hvis din nabo var en bil

på folketingets medlemmer på folketingets partier hvad nu hvis i

og høj musik højt

uden loft

det var den i hvert fald da den kom på gaden

nogen succes men det gjorde partiet siden

versioner og så er der den gode gamle landbrugets ven traktoren

medmindre selvfølgelig at man kan være en grøn traktor

nogen hemmelighed at vi i liberal alliance er glade for at bilerne er blevet billigere hele tre gange har vi været med til at sænke registreringsafgiften til trods for at mange mente vi var vanvittige da vi foreslog det første gang for snart mange år siden men med tiden modnes meget også politiske

giver borgerne større frihed når de skal have hverdagens helt banale logistik til at hænge sammen det fortæller mig at politiske kampe er værd at tage at det nytter noget og at politik faktisk flytter noget

land med mere frihed med mere selvbestemmelse og med mere af det

modne væsentlige samfundsdebatter at vi med vores tretten mandater flytter noget

hører den socialdemokratiske herre henrik sass larsen

jeg glad når jeg hører samme

sass larsen tale om at der bruges for mange ressourcer på unødvendigt papirhalløj i den offentlige sektor

et ekko af det som vi i liberal alliance har sagt i snart

læser at den tidligere socialdemokratiske finansminister bjarne corydon plæderer for at sænke bilafgifterne yderligere

henrik sass larsen offentligt skulle plædere

havde jeg faktisk ikke helt regnet med ville komme til at ske alle tre eksempler handler om sund fornuft og alle tre eksempler er dagsordener som vi i

har sat og som andre nu også bakker op om

med cannabis for her er der behov for at gøre noget nyt lad os sammen tage et opgør med den forbudspolitik som helt åbenlyst ikke virker og som har så ødelæggende konsekvenser for uanset hvor forbudt cannabis er er der et stort lukrativt illegalt marked som vi i dag har overladt til samfundets allermest forråede kriminelle som magthavere må vi tage ansvar for

de kriminelle som skal stå bag den handel som åbenlyst eksisterer selv på christiania har de tilsyneladende fået nok vi bør gøre noget her som ikke bare er mere af det samme nå

og at vi i liberal alliance er en del af en regering hvor vi kan sige at vi rent faktisk gør

danskerne større frihed vi giver dem retten til eget liv vi giver dem mulighed for ikke bare at være et produktionsapparat for staten

vi har øget tilskuddet til friskolerne så forældrenes egenbetaling er blevet mindre vi har taget et opgør med den rigide målstyring i folkeskolen vi har gennemført en forsøgsordning med medicinsk cannabis vi har nedsat forbrugsafgifter på øl sodavand og vin vi har fjernet nøddeafgiften vi har afskaffet skatten på fri telefon og på internet vi

for helt almindelige danskere faktisk er skatter og afgifter blevet lettet med cirka femten milliard kroner takket være arbejdsmarkedsreformer og skattereformer har vi sunde offentlige finanser beskæftigelsen er historisk høj færre er på offentlig forsørgelse og den private sektor vokser hurtigere

sektor det er vigtigt at vi tør fortsætte reformdagsordenen reformer er den bedste socialpolitik når vi lykkes med at flytte mennesker fra et liv i lediggang til et liv i arbejde reformer skaber fremdrift reformer flytter danmark fremad og reformer virker punktum jeg

som vi hører fra nogle politiske kanter

fuldstændig af sig selv snip snap

at vi bare kan læne os tilbage og vente på at for eksempel arbejdsudbuddet fuldstændig stiger

jeg savner faktisk bjarne corydon når jeg hører den slags

tage en pause og gå i hi mens de andre biler kører videre udenfor

den kører lystigt fremad den insisterer på at køre i reformsporet og følge med helst overhale de andre biler

for et land at køre ind

faktisk er det sådan at skattetrykket er faldende det forventes i år at nærme sig det laveste niveau i tyve år

er

flere af deres egne penge skattetrykket er

skat hæmmer væksten og begrænser friheden sådan er det jo det er faktisk helt utroligt så kreative politikere i danmark har været når det handler om at beskatte alt muligt fra a til z vi kunne begynde fra en ende

som en ond liste over dumme skatter der flot slutter med å for den skat ålefiskerne må slippe når de skal have sig et fisketegn

egentlig jeg ved godt at vi nok vil blive skudt i skoene hvis fordommene sådan får frit løb at vi er sådan en porsche ni hundrede og elleve cabriolet

ekstra bladet skrevet og så må det jo være rigtigt så svaret må

mindst om klimaet og de udfordringer som

rammende for liberal alliance at når det handler om

alt som vi også kunne høre det lige fra alfabetet til meget andet handler om

er det ikke en hjælpende hånd der kommer

vi har bebudet at der kommer en klimaplan på den anden side af sommerferien det er

morten bødskov har opdaget og den politik

den grønne omstilling og en fornuftig energipolitik er vigtigt så er det sådan set fordi jeg også synes det andet er vigtigt sådan er politik jo det er ikke et enten eller men men et både

der i det udspil som regeringen er kommet med jo ud over ambitionsniveauet som er

også er er den del som går ud på at når vi

forvejen har udpeget hvilken teknologi som er den rigtige altså et teknologineutralt udbud

at det er os der er eksperter på teknologi det er vi ikke men det er os der har ansvaret for at sætte rammerne for at dem der er eksperter kan udfolde deres

der er masser af

i den energiplan som regeringen har fremlagt

bare sagens kerne

af klimaforandringerne er menneskeskabte

elafgiftslettelser det handler helt banalt om rimelighed og det handler også om at det skal være attraktivt

det rammer socialt skævt fordi energi el jo er noget vi alle sammen bruger og jo dyrere prisen er jo

set dem der sidst på måneden har færrest penge tilbage til sig selv at gøre godt med

om legalisering af cannabis det er jo et sted hvor vi i enhedslisten og liberal alliance er enige et andet sted hvor vi i hvert fald

være enige er i spørgsmålet om retten til privatliv og retten til personlige oplysninger med den nye

blevet muligt for forvaltninger at dele oplysninger og regeringen har jo besluttet i sin

såkaldte aftale om parallelsamfund at det nu skal være muligt at dele oplysninger om borgere uden borgernes godkendelse at dele

og bruge dem til noget andet end det de var indsamlet til

om liberal alliance virkelig mener at det kan være rigtigt at staten på den måde skal lave et indgreb

at når der skal ske samkøring af registre til formål som er uforenelige med det som de oprindelig var indsamlet til

jo ikke noget en regering eller en minister bare kan gøre efter sit forgodtbefindende så

som der skal være et flertal for i folketinget på den måde er der demokratiske kontrol også med den proces og

må det jo være der er det da klart

når vi så bliver stillet over for de spørgsmål i retsudvalget eller i andre relevante fagudvalg

og en minister kommer og beder om retten til at

samkøre registre tror jeg da egentlig at liberal alliance og enhedslisten ofte vil se ens på

i de modsatrettede hensyn som der jo er imellem på den ene side retten til privatliv beskyttelse af ens private data og på den anden side jo hensynet til

opspore socialt udsatte børn skal kunne dele data det som vi i enhedslisten

har kunnet få svar på er

for nogle børnefamilier det her drejer sig om hvad det er for nogle børn det her drejer sig om derfor

gerne høre liberal alliance hvor

fuldstændig principielle udgangspunkt at de dataspor vi hver især efterlader os

vores egne jeg

for eksempel komme langt i forhold til forskning og man kan også komme langt i det som som fru rosa lund spørger til

et legitimt formål at ville hjælpe udsatte børn for

med indberetninger altså så at sige manuelle indberetninger fungerede ville vi ikke have så mange børn som vokser op

under de dårlige vilkår som det jo så desværre er tilfældet i danmark derfor synes jeg

var da fru christina egelund sagde at vi skal have mere frihed

år nemlig i slutningen af to tusind og sytten udtalte louise holck som er vicedirektør i institut for menneskerettigheder

at grundlæggende frihedsrettigheder tilsidesættes som

louise holck nævner jo så opholdsforbud zoneforbud lejrforbud tildækningsforbud

at bo hvor man vil hvis man er på særlige overførselsindkomster også tvungen vuggestue til en

årige i særlig udsatte boligområder hvordan kan liberal alliance stå på mål for

det her med institutioner ville jeg da ønske at vi ikke stod i en situation hvor det var nødvendigt at

nogle midler i brug helt ærligt det ville jeg

når det kommer til integration og til at gøre op med

lommer af parallelsamfund som vi har i danmark

efterhånden flere årtier vi har faktisk talt så meget om det at tonen i sig selv på et tidspunkt blev et politisk issue så nej i den ideelle verden vil jeg da helst leve i et samfund hvor det ikke var nødvendigt men jeg savner bare svar også fra

snakke og snakke og snakke og sidde i rundkreds og tale om

at alle danske børn og ikke kun dem i særlig udsatte områder

vi har ikke prøvet alt muligt andet det er fem hundrede børn om året vi taler om det er fem hundrede familier om året vi taler om vi har ikke prøvet at

gå ud til de fem hundrede familier med en virkelig målrettet opsøgende indsats og sige værsgo her er der et tilbud til jer vi vil meget stærkt anbefale

prøvet alt muligt andet først man har grebet til tvang og forbud med det samme og det

liberal jeg har noteret mig at at fru carolina magdalene

sidste par dage på twitter har hævdet at hun repræsenterer et liberalt parti

ikke er foreneligt med at være liberal at man vil afskaffe den private ejendomsret og indføre tvungne kødfrie dage i den offentlige sektor og og

er værdierne ikke længere så vigtige eller hvordan skulle det forstås altså når når det skal stå sin prøve i virkeligheden

man godt lige indføre lidt lidt tvang og lidt forbud hist og pist

problemstillinger som jeg synes er åbenlyse på det område men som er udeladt

som endda var en del af regeringens udspil altså

i stedet for at behandle folk forskelligt afhængig af hvor de bor så få folk til at mødes

at vi ikke oplever at dem der ikke har dansk som modersmål går på de samme skoler og de samme gymnasier men at vi mødes får tillid til hinanden lærer af hinandens

liberalt synspunkt at vi mødes som lige folk og behandles ligeværdigt i stedet for at basere

det herre morten østergaard siger så handler det jo om at ophæve det frie gymnasievalg altså at gøre op med gymnasieelevernes rettighed til selv at bestemme hvor

gerne vil gå i gymnasiet så handler det om fordeling efter etnicitet

at smage på det fordeling efter etnicitet helt ærligt det

et samfund jeg har lyst til at leve i derfor skal vi jo have en tilgang hvor vi går ind på de gymnasier hvor der er konkrete problemer fordi der er gymnasier hvor der er problemer i stedet for at vi så laver et generelt opgør med det frie gymnasievalg

lad os da løse problemerne dér hvor de er

boligminister har jo fået et forlig hvor man udråber bestemte områder til at være ghettoer alene baseret på et af de mange kriterier nemlig det kriterie der handler om hvorvidt

af naboer har ikkevestlig baggrund altså deres oprindelse

man lavet særlige regler der kun gælder for de områder hvor det kriterie gælder

drømme om så har man sagt til kontanthjælpsmodtagere

bestemme hvor de skal bo deres frie valg til selv at bestemme hvor de skal bo har man indskrænket men i forhold til

har ikke frit gymnasievalg de kan ikke selv bestemme hvad for et gymnasium de kan komme ind på de kan søge

vi sætter ind med ghettoplanen

morten østergaard plæderer for er jo et generelt opgør med det frie gymnasievalg i hele danmark

så se forskelligt på at jeg synes vi skal løse de problemer der er i stedet for at indskrænke friheden for alle danskere og i hele landet

skal tilbage til den der sidestilling synes at det er helt forfærdeligt at vi går ind og kigger på beboersammensætningen i de boligområder hvor vi vil

lave elevfordeling på baggrund af etnicitet jeg troede

i regeringen og det at regeringen skulle være blevet mere liberal efter liberal alliance var kommet ind

regering der helt tydeligt siger

på trods af en eu dom der kom i december to tusind og seksten og som sagde at

strider imod grundlæggende frihedsrettigheder vi har

administrativt tilbageholdt end vi havde under

er liberal alliance altså når det kommer til

når man deler de synspunkter som vi gør på de her områder det er når det gælder logning det er når det gælder offentlighedsloven og det er når det gælder fundamentale retsprincipper

liberal alliance siddende inden for i en regering hvor vi faktisk kan øve indflydelse end

det var rigtig godt om at folketinget skal spørges før man sammenkører men intentionen i databeskyttelsesloven er

år efter at er faldet

og jeg at ordførerens projekt med at sidde i regering

op til national fortolkning hvorvidt man ved brud på databeskyttelsesloven ville straffe offentlige myndigheder det har ligget mig og liberal alliance på sinde i

når det er offentlige myndigheder som jo besidder nogle af de mest private og dermed også potentielt mest krænkende oplysninger om os det er jo op til national fortolkning og det var et synspunkt som vi bar ind i regeringen og som blev skrevet ind i loven og som jeg tror fru lisbeth bech poulsen faktisk er glad for at at vi gjorde og jeg vil vove den påstand at havde vi ikke siddet i regering

staten skal til at være en pengemaskine der bare kan hive

indenrigs og økonomiministeren som vi kan forstå

det rammer også en række andre kommuner

det ikke bare er drilleri til det konkrete

det som økonomi og indenrigsministeren siger er at det der foregår ude i kommunerne

man tjener penge altså tjener penge på at borgere parkerer

skal stoppe det er sådan at hvis man er borger i det her land og har en bil det er der

vi har rigtig høje afgifter på benzin og diesel og vi har stadig væk høje registreringsafgifter de

ingen mening det betyder at planlagte investeringer til gavn for trafikken og bilisterne i

som liberal alliance

man får cashet ind via den her såkaldte statslige nye pengemaskine som liberal alliance

og liberal alliance og det ser man også i det energiudspil hvor man kan sige at de fleste af pengene bliver brugt til

et af de områder hvor der ikke er nok er energibesparelsesområdet og det betyder at

grundfos danfoss rockwool velux men

det i dansk industri har været kritik af regeringens udspil og direktøren for danfoss kim fausing sagde faktisk at hvis det lave ambitionsniveau bliver udmøntet i den endelige aftale vil danmark miste sin internationale grønne styrkeposition gør det indtryk på liberal alliance med sådan

en konkurrence i at insistere på jeg er mest

mest grønne der er rigtig mange af os der har grønne bluser og kjoler på jeg har selv taget grønne sko på det er som om

bredt i folketing er at have høje ambitioner på det her område så kan

man fra socialdemokratiets side problematiserer finansieringen af den plan som regeringen har lagt frem

lov til at slippe lidt billigere for deres el og det er jo bare sådan en politisk uenighed jeg synes ikke det er rimeligt at danskerne skal straffes med europas

højeste i europa altså over det som vi er forpligtet til

er fuldstændig enig i at vi skal være ambitiøse på det her område så

demonstranter dræbt og to hundrede såret

været politisk undtagelsestilstand og måske ville justitsministeren og forsvarsministeren være blevet fyret men her var det i gaza og de der blev dræbt var palæstinensere

et så alvorligt overgreb på demokrati

ikke på en skarp reaktion fra den danske regering er tavshed i sådan en situation det rigtige

fra det som er foregået og som jeg forstår det har man også opfordret til at det bliver undersøgt

skete altså i hvilken grad

at vi ville have en uvildig undersøgelse

israel israel måtte undersøge sig selv hvis nogen skulle undersøges

alvorlig en situation hvor menneskerettigheder og demokrati

opfordrede til at man undersøger hvad der er foregået

hvilken part i det der er foregået og så længe

mit medlemmer fra konservative og venstre som stillede

en given regering i det her tilfælde med enhedslisten i forhold til en måske kommende socialdemokratisk regering

har fru christina egelund et godt

side bestemt begået vores processuelle fejl i tiden

det kan da tjene til inspiration for mange som

i lignende situationer jeg tror at det råd jeg vil give til andre

til en regering eller eller i en regering er at det det i virkeligheden handler om jo er at stå fast på de synspunkter man har og kæmpe for dem

anerkende at der er andre som har andre holdninger og jo også være villig til at gå på kompromis for det det

samtidig være dybt kritiske

spørgsmål er ser vi for øjeblikket et opbrud i den måde blokkene agerer på og den måde partierne agerer på

har nægtet at anerkende den præmis at man som regeringsparti pludselig bliver sådan en ideologisk amputeret underlig størrelse som ikke mener noget

tager ansvar og går på kompromis

at det ser ud som om der er lidt ændrede toner i hvert fald nogle steder i debatten i forhold

nogle taler jo for mere eu

jeg har forstået det sådan at det har liberal alliance ikke været specielt stor fortaler for måske har

fra regeringen hvor man jo også sidder på udenrigsministerposten som det er i øjeblikket

det vil sige at liberale politik som man kan få igennem i europa altså når europa trækker i liberal retning

når man i eu bliver for reguleringsivrig

vi skeptiske og synes ikke det er en god idé på den måde er det jo

det klart at man jo også i forhold til eu vil tage bestik af hvordan det er

i den tid vi lever i er behov for europæisk sammenhold

anden retning når usa sætter spørgsmålstegn ved frihandel når storbritannien melder sig ud af eu når putin og

forsøger at udfordre helt grundlæggende retsstatsprincipper så er der behov for at vi i europa kigger hinanden i øjnene og

frihandel retssamfund og menneskerettigheder som er værd at stå sammen om på den måde er europapolitikken

dynamisk men vi er ikke og vi bliver aldrig et parti

liberal alliance anbefalede

retsforbeholdet den tredje december

have mere eu det var der ikke brug for og nu står vi så

i virkeligheden arbejder for mere eu

er stadig væk imod bankunionen liberal alliance er stadig væk imod at ophæve retsforbeholdet i hvert fald i den form som vi

under folkeafstemningen i

tusind og femten liberal alliance mener stadig væk at man skal styrke forsvarssamarbejdet

tilhængere af det europæiske samarbejde men vi synes ikke man skal samarbejde bare for samarbejdets skyld man skal samarbejde der hvor det giver mening der er nogle konkrete og alvorlige problemstillinger som vi bliver nødt til at løse i fællesskab jeg tror vi kan være enige om at for

at få styr på migranttilstrømningen til europa er en alvorlig dagsorden

vi jo også godt kunne tænke os et mere handlekraftigt

billigere biler gjorde mig bekendt i hvert fald ikke ellerten bedre

flere og flere ældre skal deles om

til at tage sig af de livsnødvendige opgaver mener liberal alliance at ældreplejen har fået det bedre siden liberal alliance kom i regering eller er den bare blevet billigere

den daværende regering er ikke noget velfærdsområde som er prioriteret mere af den her regering end ældreområdet sidst med finansloven

for det her år hvor det blev prioriteret med to

løbende løser de konkrete problemer der er helt konkret nu i forhold til

undervisningsministeren sat sig i spidsen for at at få løst

har i hvert fald af de mennesker jeg kender

som ved hvad hun taler om hun har sat demens på dagsordenen hun har turdet sætte noget så tabubelagt som vores sidste tid

køreplaner i hjemmeplejen faktisk

vurderer også at der skal bruges dobbelt så mange penge som man har

ældreministeren få mulighed for at leve op til

velfærdsområde som vi i penge har prioriteret allerallerhøjst

nogle andre fuldstændig konkrete resultater udvidelse af frit valg på ældreområdet der laves

en plejehjemsoversigt der er afsat en pulje på tres million kroner i forhold til bedre støtte til pårørende vi har mere fokus på en værdig afslutning

det er også bakket op af tres million kroner der oprettes et videnscenter for værdig ældrepleje vi har en kortlægning af de rekrutteringsudfordringer som

vi går ind for en øget bemanding på ældreområdet der er der afsat fem hundrede million kroner så er jo en lang række af fuldstændig konkrete initiativer som er besluttet og som er i gang med at blive implementeret

lyttede særlig efter da ordføreren startede med at

rose sin meget kloge partifælle

refererede til jeg troede lige kortvarigt

i går hvor han jo udtalte at at

hans begrundelse er ganske vist at han tænker det er for upopulært til at tage op i en valgkamp

var imod det fordi det ville være skævt og asocialt og alverdens ting men

politik at man alligevel ikke vil have

aldrig gået til valg på at skære

skulle have droppet nogle su

ikke rigtigt vi er aldrig gået til valg på at skære i

vi har nogle gange rejst debatten om det er klogt at

inden for for det beløb som vi nu i

stor andel af det beløb på forsørgelse kontra den andel som man så kunne frigive

og som jo også i går var ude og sige

landets tusindvis af unge studerende kan se frem til er at hvis det står

kristian jensen så vil han gå ud og skære meget voldsomt i statens uddannelsesstøtte

det bliver meget sværere for de studerende at få tingene til

ikke så meget for det alligevel

bliver der skåret ned på suen som finansministeren siger

med hvor stor en del af det vi bruger på uddannelse vi

på forsørgelse der tror jeg der er noget at komme efter

er det virkelig fornuftigt

på forsørgelse det synes jeg fortjener en debat jeg synes også at det er fuldstændig vanvittigt at vi har et system hvor

hvis du mens du studerer har et job

er flittig eller er så heldig at

så det loft mener vi i liberal alliance skal fjernes men jeg

i suen og der er det bestemt ikke mit indtryk at regeringen har nogen konkrete planer om

uhyrlige skatter der er og jeg har jo konstateret at det seneste man har sat på dagsordenen er

det sker jo på trods af at vismændene havde meldt ud

produktionen fordi det skævvrider beskatningen

virksomhederne hvilket efterfølgende er bekræftet af finansministeriet som siger

igen at pille ved arvebeskatningen og som minimum

må borgerne jo have en forventning om at liberal alliance så indvier borgerne i

de allermest velhavende

på den myte at det kun er de velhavende mennesker der dør i det her land

er jo heller ikke rigtigt at det kun er velhavende mennesker som bliver ramt af afgiften det gør helt almindelige mennesker de første tohundrede og niogfirstusind

til sine børn eller hvem det nu måtte være

en skattefritagelse for men derudover bliver man ramt af en arveafgift for mig at se

spørgsmål om rimelighed er det rimeligt at fordi man dør og efterlader sine børn en mindre formue

så skal man flås i skat en rimelighedsbetragtning

om de synes det er rimeligt at fordi en fuldstændig almindelig familie efterlader sig et hus som måske er

har lavet en progressiv ordning for så vidt angår arveafgift er det et helt urimeligt princip i et samfund hvor ganske store værdier bliver overdraget fra generation til generation uden at den generation der overtager det i og for sig har rørt en finger

med den ekstra krølle at det oven i købet er ufornuftigt i forhold til produktionen er det et

hente pengene til at finansiere det hvis man

se sit snit til at tage nogle penge fra mennesker som har slidt og slæbt og

privatøkonomi spinket og sparet vedligeholdt deres hus og sørget for at det havde en fornuftig værdi

rendende og indkræver nogle af de penge og det gør jo faktisk også arvesager vanskelige jeg bekymrer mig

set ikke for dem som herre orla hav italesætter meget altså at de allermest velhavende for de kan godt overkomme den her skat der hvor det rammer rigtig hårdt

de familier hvor der måske er et hus eller et sommerhus som skal gå videre til næste generation og hvor den her afgift nogle gange gør det rigtig vanskeligt for de efterladte at overtage arven

om at man over holder taletiden hvis man gør det

nu kommer til at bruge hele min taletid på at kritisere regeringen og regeringens politik og det kan man bestemt heller ikke fortænke nogen i for der er sandt at sige meget som man med rette kunne vælge

at føre en politik som øger uligheden som tager fra dem der i forvejen har mindst og giver til dem der i forvejen har mest måske med henvisning til forslaget om at nedsætte arveafgiften eller med en reference til dengang man indførte fattigdomsreformerne

den manglende indsats for klima og miljø og natur og måske ville jeg nævne nogle af konsekvenserne ved brugen af sprøjtegifte og gerne med lidt slet skjult nationalromantik

at vi var sikre på at også højrefløjen lyttede med

være noget med at sige at sangen fra de danske lærker og viber så småt er forstummet

bier i blomsterbedene så småt er forsvundet

højt besungne danske grundvand efterhånden er fyldt med sprøjtegifte flere steder det ville faktisk være noget nær en perfekt tale måske var der endda

til nogle rosende toner til regeringen og socialdemokratiet for de nye toner om havvindmølleparker også selv om jeg selvfølgelig ville være nødsaget til at understrege at der skam er brug for langt større ambitioner hvis vi for alvor skal redde kloden og klimaet men altså med en klar pointe om

i den rigtige retning

fandt jeg ud af hvor lidt jeg egentlig havde lyst til at holde den for selv om kritikken rammer rigtigt vil det stadig væk være den samme tale som vi har holdt de sidste par år i alternativet og mon ikke også resultatet

jeg få de samme spørgsmål som vi plejer

andre ville måske udfritte mig om hvor meget alternativet mener at

bør tjene om måneden og hvor er herre jakob ellemann jensen

og ingen ville formentlig være blevet meget klogere

en mere nysgerrig en af slagsen og en hvor vi måske alle sammen kunne blive bare lidt klogere på hinanden

mig for at tale om noget som jeg ved ligger os alle sammen rigtig meget

frihed for den enkelte frihed for fællesskabet frihed for vores kommende generationer men også frihed for de liv og dyr og planter som vi deler vores planet med

tid er frihed til forbrug altså at frihed handler om retten til at forbruge om retten til at eje retten til at besidde

og dermed bliver økonomisk vækst og forbrug sådan en forudsætning for friheden problemet med den opfattelse er at man antager at vi alle sammen fødes lige og med lige muligheder

smuk tanke men det er langtfra virkeligheden langtfra alle oplever at de er frie til at forfølge deres drømme og leve det liv de gerne vil mange føler sig ufri låst

der hvor de arbejder der hvor de går i skole af test og karakteræs i skolerne

af rigide krav om fremdrift på uddannelserne af håbløse ressourcekrav i jobcentrene mange oplever at de løber hurtigere og hurtigere rundt i et hamsterhjul men uden at komme nogen vegne de systemer og strukturer som vi

med til at begrænse vores frihed det samme er den ulige fordeling af velstanden i danmark ejer ti procent af de rigeste mennesker cirka halvdelen af vores værdier og det viser meget godt hvor forskellige betingelser vi har allerede fra fødslen

kan vi virkelig være tilfredse med at vi kun er frie så længe vi har penge til at forbruge og så længe vi

spiller hver vores lille rolle i det store hamsterhjul ikke hvis i spørger

frihedsfortælling selvfølgelig skal vi alle sammen have stillet vores basale behov økonomi er ikke uden betydning frihed er bare så meget mere end det

til at deltage i demokratiske og meningsfulde fællesskaber

hvordan sikrer vi den frihed den frihed som vi jo kan se at jagten på vækst og øget produktivitet

for kun sådan skaber vi plads til at man kan være et helt menneske i ordets egentlige forstand og det handler frihed også om i hvert fald for mig

om at føle at livet er rigt på mening og om at indgå i systemer og relationer som ikke fratager os vores værdighed men hjælper os til at skabe mening med os selv med fællesskabet frihed handler om at enhver har ret til den mest udstrakte grad af frihed som er forenelig med at andre har den samme frihed det sidste

for hvis vi skal sikre den balance

stærke fællesskaber som giver alle muligheder for at egen verden både i samfundet på jobbet og i skolen

fællesskaber som sikrer den enkeltes frihed med afsæt i de universelle frihedsrettigheder og

ikke længere selv må bestemme hvor de vil bo vi må ikke længere selv

og personer der bor bestemte steder skal nu straffes hårdere end andre og

forbryder vi os mod alles frihed for er det ikke netop det universelle ved frihedsrettighederne

der gør dem så smukke

et andet problem ved at koble frihed så tæt til økonomi og forbrug er at

og at der i øvrigt er helt naturlige grænser for vækst og forbrug klimakrisen minder

er klare grænser for hvor meget vi kan presse vores jordklode og dermed også for hvor meget vi mennesker kan praktisere vores egen frihed uden at det går ud over naturen og livsgrundlaget på planeten

til at sikre den vi mennesker er jo

vi lever af den vi lever sammen med den hver eneste dag

min kolonihave eller er sanglærker uden for mit soveværelsvindue

længere kan komme løbende fra haven og ind i køkkenet og stikke hovedet ind under vandhanen og drikke rent og frisk dansk grundvand

den positive historie er at vi måske står ved et vendepunkt flere partier er jo nemlig begyndt at spille ud med konkrete visioner for den grønne omstilling ved naturmødet i sidste uge stod hele oppositionen for eksempel samlet om en indsats mod plastik det lover godt for fremtiden

om folketinget måske endelig er klar til at tage de nødvendige skridt for at sikre livet på jorden

bør slå fast at naturens behov er

ønsket om vækst for eksempel ved at vi beslutter at lade olien blive i jorden

gangesfloden i indien har fået sine egne rettigheder i ecuador anerkendes naturens rettigheder i landets forfatning

usa har man i flere byer gjort noget lignende hvilket blandt andet har forhindret

at tage de samme midler i brug i danmark

naturens skyld men også for vores børns og børnebørns skyld dem som ligesom os gerne skulle nyde glæde af at lege i den fri natur og have rent vand i vandhanen og frisk luft på legepladsen

er fuldstændig afhængig af at vi sikrer

folketinget konstaterer at regeringen har forsømt at skabe reelle løsninger på virkelighedens udfordringer både når det handler om integration klima og uddannelse i hele danmark i stedet har regeringen taget nye skridt væk fra de mest grundlæggende

principper om lige ret og lige værd med det såkaldte tildækningsforbud særlige regler i udvalgte områder som ikke gælder i resten af

på kontanthjælp folketinget opfordrer regeringen til at skabe blandede skoler og ungdomsuddannelser og styrke indsatsen for at flere i job reducere

tredive gennem flere havvindmølleparker mere energiforskning flere el biler og ambitiøs energieffektivisering

og forurening i drikkevand samt skabe sammenhængende naturområder der stopper tabet af biodiversitet bekæmpe fattigdom og diskrimination i offentlige ydelser og investere i uddannelse

ordføreren stillede et spørgsmål til socialdemokratiets formand

lige slår mig er om og det er

skal lov til at bestemme have frihed til at bestemme om de vil spise kød eller ej men at alternativet ikke er villig til at lovgive når det gælder børns ret til at være i et dagtilbud børns ret

dagtilbud hvis de vil

til at vælge det fra man har frihed til faktisk blandt andet at undervise sit barn derhjemme og man har også frihed til at vente med at sende sit barn i dagtilbud hvis man vurderer at det er det bedste indtil barnet er ældre så det er jo ikke rigtigt at børn ikke har ret til at komme i dagtilbud

ville vi ikke være vores ansvar bevidst så vi bliver jo nødt til at gribe ind hvor vi kan og derfor foreslår vi at man indfører grønne dage

jo ikke en reel mulighed for selv at have indflydelse på

skal i institution eller ej hvis forældrene har besluttet noget andet

er i forlængelse af fru pernille skippers

udlændingepolitikken hvis

socialdemokratiet skulle komme til magten efter et valg hvordan vil alternativet bruge sin magt sin indflydelse som parlamentarisk grundlag

forhandlinger hvis det viser sig at vi bliver

er afhængigt af hvordan valget falder ud det er jo et spændende valg vi står over for næste gang vi går altid til opgaven

at påvirke den kommende regering til at føre en så grøn og demokratisk

overhovedet kan vi vil gerne have danmark i en grønnere retning i en mere demokratisk retning og

af de steder hvor vi nogle gange har lidt

i forbindelse med en grøn omstilling også sikrer en

vender den tunge ende nedad og for eksempel muliggør at mennesker med høje indkomster fortsat kan have et højt forbrug

af produkter som er miljøskadelige biler og hvad det kan være mens den almindelige lønmodtagerfamilie der måske bor

det var også noget vi vi debatterede da alternativet kom

forbrugsvarer af forskellig slags som

nu nævner herre pelle dragsted vores finanslovsforslag fra sidste år der indførte andet en fordobling af den grønne check som

højere fradrag til de laveste indkomster netop for

afskaffer kontanthjælpsloftet så vi har jo en del

finansloven som samtidig giver et langt større råderum for de

når vi kommer med klimatiltag som går ud over forbrugeren at det bliver balanceret så de

rigtig kan få hverdagen til at hænge sammen

kigger på en afgiftsomlægning altså hvis vi afgiftsfritager elbiler

på den ene side sikre en social balancering i den her omstilling men

er afhængig af at skulle have en bil for at komme frem og tilbage så er man ikke stillet på samme måde som hvis man bor inde midt i københavn og kan tage metroen og det skal vi tage højde for når vi laver vores

friheden apropos fra den enkelte i forhold til hvordan man også kan

alternativets drøm om det næste danmark noget anderledes

det næste danmark alternativet drømmer nemlig om

skabe et samfund hvor vi i fremtiden ikke længere kan eje jord men kun leje jord alternativet har så også på det seneste kritiseret regeringen for at begrænse de liberale

den private ejendomsret som den er beskrevet i grundloven faktisk er en liberal frihedsrettighed og at alternativets drøm jo så også

set rigtigt nok vi mener jo at det der er interessant ved det er og det hænger jo sammen med den forståelse af frihed som jeg præsenterede at friheden går dertil hvor man begynder at træde på andres frihed

jo et rigtig godt eksempel på og det er også et spørgsmål om

store kapitalfonde til danmark

at der er nogle elementer på den her planet ild luft jord og vand

skal ikke længere væk end til grønland før man har en anden forståelse af ejendomsret

den danske velstand jo er skabt på baggrund af netop den private ejendomsret og det at man som privatejer af jord eller virksomhed også får lov til at beholde frugten at det arbejde man nu engang udfører

når vi skal bruge finansiering til forskellige tiltag at holde os til

og ekspropriation jeg jeg går ud fra at alternativet jo hvis man vil fratage

betale sig at arbejde og den værdi der ligger i at eje noget eller arve noget apropos diskussionen om

hundredåret for ibrugtagning af lokalerne men det var også en mærkedag for ligestillingen i danmark

valg hvor kvinderne kunne stemme og hvor

at ligestilling er en af de grundlæggende frihedsværdier som er er opnået over tid i danmark som måske har haft den største betydning og som vi sætter allermest

var det at kvinder trådte ind på arbejdsmarkedet og den økonomiske uafhængighed der fulgte af det

landvinding for friheden og for ligestillingen og i øvrigt for vores samfund fordi vi blev rigere og kunne skabe velfærden mit spørgsmål er er det ikke også afgørende at man så møder folk med høje forventninger

med sine egne udfordringer og få lov at gå derhjemme eller passe sig selv men at vi i virkeligheden møder alle der skal være i danmark med de samme forventninger om at her er vi frie og lige og

er en frihed i at være en del af et fællesskab blandt andet et fællesskab

vi skal i derfor synes er et rigtig godt eksempel med ligestillingen

jeg kunne nævne øremærket barsel som en af de ting som vi i alternativet

og så længe vi ikke tør sige at kvinderne ikke er frie når vi ikke vil øremærke noget af den her barsel eller give lige så mange rettigheder til mændene som til kvinderne

igen og igen for frihed handler ikke kun om at man skal forhandle sig til rette hjemme rundt om spisebordet det handler også om nogle strukturelle betingelser som gør at kvinder i dag

nye medborgere vi kan se det

systematisk er lavere forventninger til elever der har en

folk med de samme forventninger eller måske de samme krav

min pointe er egentlig bare at jeg synes

næsten er det værste man kan gøre ved folk det der gør folk allermest ufrie er hvis man ikke har forventninger til dem og hvis man ikke møder folk med de samme høje forventninger og dermed også krav til at alle

og det er jo en kritik af alle fløje i dansk politik at man måske har

nu skal du også lige tage det roligt lidt og så finder vi

ikke fordi man ikke skal kunne det men jeg tror der er mange som kommer til et land

som vores som er vant til at man at man arbejder det er simpelt hen en del af eksistensberettigelsen det er også derfor

alternativet jo gerne vil ændre på det vil jeg også selv

lidt interessant at snakke om hvad det så er man vil ændre jeg så

alternativet var ude med et forslag om at man skulle erstatte fagene ikke afskaffe fagene men erstatte fagene historie samfundsfag fysik alle de fag

temaer som var medborgerskab klima og bæredygtighed kunst og kultur og erkendelse derudover skulle man så ikke have nogen eksamener til at vurdere det

en gammel klassisk akademisk tankegang

min bekymring ved det er hvordan man nogen sinde vil sikre at de fagligt svage elever kan finde rundt i alt det her

pludselig afskaffer fagene og erstatter dem med det her andet og hvordan

man sikre at der bliver tid til fordybelse i de enkelte fag når man skal have de her temaer

det som vi kom med i vores skoleudspil var jo et spørgsmål om at lave nogle nye rammer for de eksisterende fag så det handler ikke om at erstatte fagene men vi

lavede nogle nye rammer som havde nogle nye overskrifter blandt andet medborgerskab hvorunder der var historie og samfundsfag og vi havde klimafag som har de naturvidenskabelige fag under sig så der er intet anderledes indholdsmæssigt i fagene

et erkendelsesfag det er rigtig nok det er lidt noget nyt i forhold til

håndværksfagene og de kreative fag hele vejen op igennem folkeskolen så vi har

i forhold til hvordan man skal praktisere det i hverdagen har vi

jo den helt grundlæggende holdning til det at folkeskolerne i høj grad skal have meget mere selvstyre i forhold til hvordan de underviser børnene

overordnede rammelovgivning som vi laver fra folketingets side så

bare bange for at de svageste elever ikke længere kan finde rundt i det

også bange for at den faglighed man er nødt til at have i det enkelte fag forsvinder hvis det

alternativet kæmper jo ligesom vi gør for en kortere skoledag og jeg tror i vil have en markant kortere skoledag hvordan skal man både kunne have de klassiske fag have nye temaer og have et nyt erkendelsensfag og så samtidig have markant kortere skoledage

fordybelsen er fuldstændig lige så mulig

der er intet der er anderledes i forhold til hvordan skolerne vil arbejde med samfundsfag eller geografi eller engelsk eller hvad ved jeg vi putter nogle

længden på den gamle skoleuge

været nødvendigt at foretage nogle ændringer

bare putte mere på så vi har trukket

de ekstra timer der er lagt i dansk og matematik tilbage igen så vi er tilbage ved

mere energi på at fortælle om hvad vi vil hver især

grænserne for frihed og det ledte mig videre til en artikel som jeg læste i jyllands posten for to dage siden det var en artikel som havde overskriften ind ud

og fordi der er en usædvanlig stor voldsparathed på christiania

demokrati som har besluttet at hash

christiania så jeg kommer der rigtig meget og ser jo også det uhensigtsmæssige i christiania som det er i

der er ikke nogen der synes at det er særlig rart

at vi fra politisk side er til stede i forhold til at sige

kan det godt være vi skal træde et skridt tilbage som politikere og sige

godt være at vi taber ansigt fordi det vi prøver

som det ser ud lige nu for vi har prøvet

vi måske har besluttet tidligere

fra folketingets side en gang imellem at kigge ud på den virkelighed som ikke er vores men som er kommunernes

københavns kommune og jo endda med socialdemokratiet i spidsen

så synes jeg egentlig vi som folketingspolitikere sige okay så får i lov

diskuterede om man skulle have svenske tilstande i udlændingepolitikken eller ej og hvor

for at vi kunne lære meget af sverige om udlændingepolitik

hvoraf nogle givetvis er fornuftige nok mens andre simpelt hen er gået over grænsen for hvad vi anstændigvis kan tillade os som politikere blandt andet at vi siger nej tak til kvoteflygtninge altså dem der har det allerværst så vi kan lære af

så det er vel mere svenske tilstande i ønsker i udlændingedebatten end det vi har nu det må vel være det i går til forhandlinger med

at vi presser på eu for at lave en solidarisk fordelingsnøgle hvor de andre eu lande også bidrager

man bidrager efter både evne og kapacitet men også velstand i det land man bor i så det er jo ikke fordi der ikke er andre løsninger

sådan ret konkret svar fra ordførerens side så jeg

hvor er det så vi skal ændre vores udlændingepolitik altså

det var jo sådan under den tidligere regering

med at man fik lempet eller forbedret udlændingepolitikken på fem og fyrre

noget alternativet kunne tænke sig for en række af de stramninger der er blevet lavet under den her regering har jo været et forsøg på at lukke nogle af de huller der blev skabt under den tidligere regering så hvor er alternativet egentlig henne og hvad er det konkret der ligger i at vi skal lære af

så det det handler om er jo

familiesammenføring vi kan ikke skille familier fra hinanden

opholder sig i vores samfund vi ser historier om en mor der bliver sendt ud af landet og

to måneder gammel datter bliver efterladt herhjemme

tjener lidt for lidt

er det vi ikke tager godt imod folk i dag hjælper folk i nød i i verden og også hjælper mange ude i verden

bistand lokalt hvor er det vi gør det hele forkert jeg har svært ved at se det og jeg kunne godt tænke mig at vide

radikale venstre når man hører alternativets politik fremlagt

om at vi skal stille job til rådighed fra dag et det var noget af det herre morten

vi gerne vil have at udlændinge der kommer til danmark skal kende de danske værdier vores grundlov og

der er

det handler om at blive en del af et fællesskab og føle når man kommer herop til danmark at man er en del af det danske fællesskab og det bidrager danske politik ikke til lige nu og slet ikke tonen i den danske politik

er så vigtigt for alternativet at det har betydning for

jeg sådan set ikke sige så meget mere i dag for det vil komme an på

en konkret forhandling det vil komme en konkret situation i forhold til hvor vi står men selvfølgelig går vi til bordet med nogle ønsker

hemmelighed at der står vi måske ikke supertæt på socialdemokratiet

ud i dag og siger at det i hvert fald aldrig nogen sinde kan lade sig gøre

ikke stå på talerstolen i dag og gisne om at det kan gå den ene eller den anden vej

overhovedet noget reelt alternativ til at pege på mette frederiksen

alle områder og det forstår

men

for alle partier her i folketinget lad os nu gå til det valg og tale politik og ikke personer og hvis vi kan komme

en præsidentvalgkamp ligesom vi har gjort de sidste mange valg

være en berigelse for dansk politik altså at vi kan begynde at snakke politik og ikke så meget

fuld og permanent beskyttelse af øresund så meget som

meget enige med enhedslisten

at vi skal sikre fuld og permanent beskyttelse

områder i øresund jeg tror at danmarks naturfredningsforening faktisk har udpeget otte områder som kan naturbeskyttes og det

det står også i vores eget naturudspil fra sidste år

ud i skovbunden altså det gør vi sikkert

indstillet over for at kigge på den

meget varm drøm om at afskaffe den private ejendomsret

at jorden er noget som vi egentlig burde dele i fællesskabet men det gør vi

okay at vi bruger vores fælles danske jord til at udenlandske investorer kommer

penge på eller eller bygger andre ting

hvor man ikke har privat ejendomsret

rigtig interessant rent principielt og nej vi kommer ikke

at gå ud og sige at alle danskere skal skal aflevere deres jord men

at der bør indføres en ny og mere progressiv arveafgift i dag udgør den effektive arveafgiftssats op til seks og tredive procent

alle indkomstgrupper vi vil gerne hæve bunden helt op til femhundredetusind

at vi progressivt sådan at det kommer dem til gode der faktisk arver mindst og dem der så arver rigtig meget for de har næppe

bør vi kontinuerligt justere afgiftssatsen betyder

hvor høj arveafgiften skal være kan man i realiteten komme i en situation hvor arveafgiften

gjort en stor dyd ud af at lægge afstand til det

del af debatten der er foregået indtil nu med alternativets ordfører at

væk fra at stille ultimative krav hvis der skulle

flertal for et regeringsskifte hvis man så

frem til en kommende finanslov

resten af partierne på venstrefløjen stiller krav om

integrationsydelsen så kommer alternativet jo i en nøglerolle

formentlig socialdemokratisk finansminister vil alternativet

sidste krone og endda med et

gerne vil fjerne integrationsydelsen vi hjælper ikke folk ved at gøre dem fattigere vi hjælper ikke folk til at blive integreret i det danske samfund ved at gøre dem fattige så

mærkesag for os men når vi sidder i en

set imod den opstramning der er foregået men man man lever med den for man kan sådan

er vores politik det er det vi kommer til at arbejde for og hen imod og hvordan vi gør det må

især efter at alternativet

jeg har stor respekt for alternativets grønne politik men som tre og tyve årig var

vores studiekreds handlede blandt andet om en bæredygtig verden med udgangspunkt i den gamle rapport

rejser jo på ryggen af nogle gamle bevægelser som i den grad har

nået til et punkt hvor alle gerne vil være med til at snakke om

noget som en bevægelse har bragt frem til der hvor

være nogen tvivl om at alternativet anerkender alle de andre partiers indsats i forhold til den grønne omstilling og til at tale om en grøn politik det jeg sagde i min tale var at dengang vi kom i folketinget i to tusind og femten

det der var i hovedsædet for den politiske debat

det er det så kommet siden det var bestemt ikke for at forsøge at tillægge os selv æren for at være dem der har forandret det

set bare en konstatering af at vi kan mærke en forskel i det politiske miljø

her debat nogle gange uden at få gennemslagskraft men nu er det sådan at næsten ingen partier tør

det synes jeg vi skal sige tak til alle aktivisterne for jeg vil i det lys gerne høre hvad årsagen

en enig udtalelse hvad er årsagen til at alternativet vælger den fra når den er så grøn som den er

den tekst at vi ikke er med på den når vi har valgt at være med på en anden tekst sammen

et grønt fokus som så som så fylder mindre

en kritik af regeringens politiske satsninger særlig i forhold til det med at være lige og frie og ligeværdige mennesker det synes vi egentlig er ret relevant at

folketingsår hvor vi har set en meget stor indskrænkning af frihedsrettighederne

vi hviler på i forhold til et politisk udgangspunkt men jeg synes at

alternativet for at være gode til at have nogle politiske debatoplæg jeg tror at i er et af de partier der forsøger at gøre opmærksom på jeres eksistens og holdning og værdigrundlag i form af debatoplæg og det synes jeg i fortjener ros for måske kunne man ligesom anmode om at andre partier lod sig inspirere

otte og tredive forskellige forslag

overvejelser om hvad de økonomiske konsekvenser er af de otte og tredive

i morgen eller om fjorten dage eller om to år for

kun kigge ud ad vinduet jeg nævnte tidligere i salen i dag børnerådets undersøgelse af

går rundt og har ondt i livet der

mange mennesker i vores samfund som føler sig ensomme og vi har en galopperende klimakrise

samfund som vi mener er løbet af sporet i forhold til hvad vi mennesker egentlig er skabt til

og ser hvor mange mennesker der har det dårligt så det er det som det papir adresserer

forslag hvis man tager alle otte og tredive forslag sammen jeg siger det fordi økonomisk bæredygtighed

har men så tager vi et andet emne alternativet mener at man skal hæve ulandsbistanden til fem procent af bruttonationalproduktet mig bekendt vil det koste omkring hundrede milliard kroner

eller et debatindlæg som vores tidligere suppleant i folketinget anders stjernholm skrev

gør vi ikke men vi synes heller ikke at det er nok med de nul procent

det kan også godt være at det er for lidt men den dag vi kommer med noget skal vi nok

hvert fald ikke nok som det er nu og slet ikke fordi vi bruger så meget af det på dansk asylbehandling og ikke

integration handler ikke om hudfarve ikke om religion det handler om at vælge danmark til citat slut

rigtige ordene er vigtige og de er statsministerens fra åbningstalen i oktober

otte og fyrre timer senere efter en ophedet åbningsdebat gik både statsministeren og fru mette frederiksen ind for et burkaforbud ikke da debatten startede men men inden dagen var omme to holdningsskift fra en statsminister og en der gerne vil være det med afsæt i virkeligheden næh med afsæt i det efterhånden klassiske christiansborgske spil om magten der igen og igen tager sit omdrejningspunkt i minoriteter det anderledes det som vores grundlæggende frihedsrettigheder egentlig skulle sikre retten til nemlig at dele et land og et fællesskab

det er under pres og her var åbningsdebatten jo kun et varsel siden kom parallelsamfundspakken der gør op med noget af det dyrebareste vi har nemlig lighed for loven uanset om du vil danmark eller ej skal du nu udsættes for særlige regler hvis du bor i et udsat boligområde dobbelt straf tvangsvuggestuer stopprøver i børnehaveklassen ét sæt regler for bestemte adresser ét for alle os andre det er symbolskruen uden ende

imens står danskernes problemer jo uløste hen jeg ville gerne i dag have givet ordet til nogle af dem men de har jo ikke taleret her i tinget men de danskere som findes og som føler

overhørt af mig at jer af os herinde

har mødt på min tur rundt i danmark har jeg derfor inviteret til at være med her ved afslutningsdebatten i dag det er nogle af dem der bor i de udsatte boligområder hvis hjem statsministeren kalder for huller i danmarkskortet i gellerup for eksempel mødte jeg shadi som er på tilhørerpladserne han undrede sig over at hans forældre der

fem og firs som flygtninge har fået lov til at sidde hjemme i lejligheden og modtage penge uden at der for alvor blev stillet modkrav shadi er frustreret og forundret over at vi som samfund ikke har højere forventninger til hans forældre og andres forældre og deres generation og er sikker på at det er forklaringen på hvorfor det for alt for mange

de mange som shadis forældre vi sætter ind et flertal

i det forgangne år enedes om hvor kontanthjælpsmodtagere ikke må bo men har ikke løftet en finger for at

i arbejde eller i uddannelse i dag står jeg med shadi når jeg siger hold op med at lade mennesker gå alene hjemme med deres problemer i årevis det er der aldrig kommet noget godt ud af vi har brug for alle kan man ikke arbejde kan man dygtiggøre sig så man kommer tættere på det hver dag hele ugen året rundt og aldrig på kontanthjælp i mere end tre år hvorfor ikke

deroppe står også brian

brian er taget hertil fra hanstholm og han var engang enig med dansk folkeparti så ansatte han ibrahim fra aleppo

flygtninge han ansatte til at skære fisk på helt almindelige vilkår uden en krone i støtte på statsministerens opfordring tog brian flygtningene i virksomhedspraktik de der kunne klare jobbet fik det alle vandt og brian fik den kommunale integrationspris

integrationsministeren i egen høje person men nu føler brian sig til grin og provokeret fordi ibrahims kollega fra somalia som den første på famm seafood skal sendes tilbage sagen er udsat men risikoen er der stadig i dag står jeg med brian når jeg siger

stop med at genere folk der bidrager og klarer sig selv kære folketing lad nu flygtninge komme i arbejde fra første dag

dem der klarer sig selv og bidrager og viser at de vil blive i danmark hvorfor ikke

endelig har vi også besøg af anders en kold februaraften sad jeg i stuen hos anders mor og far

tungsind fortalt de mig historien om deres søn anders bror som gik i en dansk folkeskole hvor flere og flere tosprogede var kommet til

færre og færre børn med dansk baggrund til sidst gik pludselig var deres søn den sidste med etnisk dansk baggrund i klassen alle der kender mig og radikale venstre ved

det bedste for vores tosprogede medborgere for deres børn og for integrationen

alle en del af ansvaret har tilladt at skoler bliver så

og mange derfor slet ikke har lyst til at sende deres børn derhen

og en masse af de tosprogede forældre jeg har mødt på min vej når jeg siger lad os komme de opdelte skoler til livs kære folketing i stedet for at lave særlige regler for særlige mennesker i særlige områder så lad os lytte til forældrene både dem der er tosprogede og dem der har dansk som modersmål og som ønsker

af børn i vuggestuer børnehaver skoler og gymnasier på tværs af sociale og kulturelle skel hvorfor ikke

et folketingsår er gået

de udfordringer som shadi og brian og

og hans familie har peget på tværtimod og hvordan var det vi hertil ja det startede jo da vores to statsministerkandidater gav op og forfaldt til magten resignerende

fortsætter vi ud ad den vej

dansk folkeparti som hylder orbáns ungarn eller ikke ser en fjende i putins rusland og ønsker danmarks medlemskab af eu til afstemning

næste regering

ad den vej bliver det måske med en regering der ligesom dansk

mener at klimakampen er kampen mod vindmøller og vel dårligt anerkender at klimaforandringerne er menneskeskabte og som svigter kampen mod virkelighedens klimaforandringer som vi er den sidste generation

gøre noget ved

det måske en regering som opgiver målet om at den næste generation skal uddannes bedre end vi selv er fordi pengene skal bruges på andre ting end vores børns opvækst skole og uddannelse

bliver opsvinget næppe vekslet til nye muligheder for dem der har mindst men måske snarere en rodfæstet accept af fattigdom når blot den primært rammer minoritetsgrupper og en fortsat insisteren på at diktere hvem der er dansk nok til at blive en del

med dansk folkepartis vej får vi jo ledere som graver grøfter regerer med straf og tvang

elsker symbolpolitik designet til valgkamp frem for virkelighed

jo lige nu den vej alt for mange på christiansborg løber danskerne kan så vælge mellem to statsministerkandidater der begge insisterer på at staten skal bestemme hvor du må bo

kontanthjælpsmodtager hvilket tøj du må gå i hvem du må forelske dig i hvis dit familieliv skal være i danmark stem på ham der er statsminister

er ens og i alt for høj grad dansk folkepartis vej jeg synes at danskerne fortjener et valg shadi

hvor vi finder rigtige løsninger på de virkelige problemer hvor vi løser problemer sammen med dem der handler om og hvor vi kæmper for noget frem for mod nogen

velfærdssamfund skabe den forandring som så mange higer efter hvorfor skulle vi ikke kunne det

sådan vi er blevet dem vi er ved ikke at bøje nakken for fremtiden men ved at se den lige i øjnene og forme den efter vores fælles ønsker sådan kan vi gøre en

for dem der har det sværere end os og for dem der kommer efter os det kommer til at kræve bunker af kompromiser og dem er vi altid klar til at indgå men først og fremmest tror jeg at det kræver en vilje til et nyt lederskab som bekæmper det der splitter os

så sætte os for at opnå alt det vi kan hundrede procent grøn strøm og varme tres pcts reduktion

skal være offer for sparekniven som skaber adgang til uddannelse i hele danmark og som vil dyrke børnenes forskellighed kreativitet og kritiske tænkning frem for den ensrettende tvangstanke om test trit og retning vi har brug for det fra første dag i vuggestuen til den sidste dag på skole eller uddannelse

at fælles problemer kræver fælles løsninger i europa og globalt

kapaciteten til at afhjælpe katastrofer og skabe livsgrundlag der hvorfra

på tværs af lande vi skal ikke beskytte os mod eu men sætte retningen for samarbejdet så det bliver grønnere mere solidarisk og bedre til at løse de fælles problemer i bund og grund

som står fast ved at vi er en nation af mennesker som ikke er ens men som fortjener samme rettigheder og samme muligheder kort sagt ledere der holder fast i dem vi er

og blev enige om at herre morten østergaard måtte have været inspireret af præsident trump

en vane at holde taler hvor han så beder folk om at rejse sig når han sådan skal hylde nogen eller fremhæve

de her berømte fem og fyrre lempelser af udlændingepolitikken fra to tusind og elleve til to tusind og femten herre morten østergaard har kaldt det fem og fyrre forbedringer

løbe en åben dør ind når jeg spørger herre morten østergaard

det fremtiden skal bringe når det radikale venstre igen får storhed og magt

i andre debatter måske også og på den måde kører tingene lidt i ring herinde

de er trætte af debatten om stram eller slap

ligesom er målet pyt med hvad politikken betyder nu skal man bare op og nå hundrede så man kan få lov

at dele kage ud fordi man har lavet et trecifret antal

af udlændingelovgivningen jeg tror ikke på

det splitter os mere end det samler os og derfor er mit bud

at få en bedre integration og lytte til nogle af de udfordringer der er her få flere i arbejde få blandede skoler og det kræver selvfølgelig handling som hverken kan løses med den ene

har defineret dansk politik og valgkampe og så videre i årevis

da lige præcis det spørgsmål og jeg kunne da opfordre herre morten østergaard til at komme lidt mere ud i virkeligheden hvis han virkelig lever i den drøm at danskerne derude er fuldstændig ligeglade med om vi taler lempelser eller stramninger af udlændingepolitikken altså

kæmpestor betydning for hvad det

til danmark er herre morten østergaard ikke enig

eller tæller ned eller tæller til siden det er et spørgsmål der handler om om vi har styr på hvor mange flygtninge vi modtager og det skal vi da have det skal vi have men den eneste måde at få det på er da ved at få styr på

og forpligte os vi ved godt

er det flygtningestrømmene til europa der definerer hvor mange flygtninge der kommer

asylansøgere til danmark skal vi rulle udlændingeloven tilbage

hvor regeringen forestiller sig at man skal straffes hårdere altså at danskerne

et hårdere slag

når man selv siger sit arbejde op for eksempel fordi

man har en urimelig chef eller urimelige arbejdsforhold eller andet så skal man altså i karantæne i dagpengesystemet uanset om man måske har betalt til det i årtier

for den enkelte til at kunne vælge det her fra så mit spørgsmål

klar til at springe på det her nye angreb

at nu skal vi ikke længere ned ad

bevare bare resterne af det flexicuritysystem som vi har været stolte

en klar interesse i at forsikre sig mod ledighed og være medlem af en a kasse også selv om de måske føler at

det giver nogle rettigheder det er en god ordning

og det skal også give en tryghed som gør at man er interesseret i

vi er ikke en del af dagpengeforligskredsen fordi

regeringen jo aftalte at indføre et uddannelsesloft som betaling for

og det er måske derfor vi kun kender til forslaget

at jeg synes det er dybt bekymrende at vi står over for en situation hvor vi risikerer

men jeg synes også det er afgørende at folk

det er værd at forsikre sig mod ledighed fordi det giver nogle rettigheder også

her udspil fra regeringen ligger på beskæftigelsesministeriets hjemmeside hvor man kan læse det der øvrigt også fornuftige ting i det det skal da siges men de ting der vedrører angrebet på dagpengemodtageres rettigheder det vil sige alle lønmodtagere der er medlem af en a kasses rettigheder er altså hård kost det betyder at sanktionerne altså hvor længe man skal stå uden indkomst

ufaglærte og faglærte arbejdere der skal tvinges til at tage endnu længere væk for at

svar på spørgsmålet er radikale parate til de her nye angreb på dagpengesystemet som jo

der er

at jeg synes det er vigtigt at der er en kombination af rettigheder og pligter

at det gøres på en måde i a kassesystemet hvor alle har en interesse i

være medlem af en a kasse og også er trygge ved deres rettigheder

så jeg håber det er svar nok til herre

et system der er baseret på rettigheder og pligter herunder

budskabet fra socialdemokratiet og sf at

det var en rød regerings skattepolitik hverken mere eller mindre og at

ændres et komma sådan gik det som bekendt ikke med de radikales mellemkomst

når det samme budskab nu lyder fra socialdemokratiet om

til trods for at man er afhængig måtte der være et flertal af det radikale venstres opbakning

forståelse af det radikale venstres mandaters vægtning hvis det hvis det skulle forholde sig sådan og vil det radikale venstre så acceptere at socialdemokratiet som en del af en socialdemokratisk ledet regering

jeg stillede ham et spørgsmål om europapolitik under en kommende regering han sagde og jeg citerer nu står jeg ikke her i folketingssalen ved en afslutningsdebat og forhandler regeringsgrundlag det gør man efter et valg og hvis vælgerne giver opbakning til det men jeg kan da sige

som jeg har sagt før og gerne gentager i dag at vi er kompromisets mestre synes vi selv vi er altid villige til at søge kompromiser men det kræver at man lytter til hinanden og at man bøjer sig mod hinanden og det vil vi jo forvente på alle områder

radikale venstre tage af de udtalelser som

fordi man vil basere sin regering på deres politik så skal man jo spørge dem om de vil bringe den regering til verden man både vælge os fra

foreslået at en tredjedel af det danske landbrugsareal skal tages ud af drift og omlægges

vi meget gerne omlægge en større del af statens areal til fri og vild

natur og så vil vi i øvrigt lade private lodsejere selv bestemme hvordan de vil drive deres jord

naturpolitik i hvert fald i forhold til antal hektar der skal omlægges

på den her omlægning men hvis man ser på

så vil det svare til halvfems milliard kroner i stedet for

at forsøge på at skabe et både moderne progressivt højteknologisk

det er der hvor vi har vores øjne rettet mod de mest sårbare

og synes at det ville være fornuftigt for miljøet for udsigten til rent drikkevand for

kommende generationer men også for de landmænd der har

mere ekstensiv drift eller hvad vi nu kunne gøre for at komme i retning af at sørge for at det ikke var miljøet der holdt for og at de fik en højere grad af rentabilitet

det radikale venstre derudover tænkt på

følgevirkningerne og omkostningerne for arbejdspladser i danmark og følgeindustrien

at den del af landbrugsjorden som kan klare det bliver dyrket højteknologisk

og på en måde som sikrer at vi stadig væk er et land der producerer fødevarer i højeste klasse og at vores eksportindtægter ikke falder og så videre så det er slet ikke målet med det men

anerkender at de her tanker udspringer direkte af natur og landbrugskommissionens

har vi jo før diskuteret når vi har diskuteret målrettet regulering

bare en videreførelse af de tanker at man siger lad være at bruge den landbrugsjord som er allermest sårbar for vores drikkevand

ikke længere graves grøfter jeg har faktisk følt at de radikale var nogle af dem der gravede de største grøfter

at tale seriøst om problemerne blev det blæst op som om

man enten brød menneskerettighederne eller som om man var et ondt menneske så tænkte jeg at nu kan vi endelig tage en seriøs debat og hovsa lige så snart man gik ind i en seriøs debat om udsatte boligområder faldt de radikale tilbage i grøften jeg har lyst til at spørge hvad er det der er problemet i at sætte ekstra penge af til de udsatte boligområder hvor vi kan se at der er højere kriminalitet færre der er uddannet færre der er i job

og hvor der samler sig en stor mængde mennesker der har ikkevestlig herkomst mener herre morten østergaard ikke at det er et signal om at der er noget vi som samfund skal tage os af når så mange mennesker der har brug for ekstra hjælp samler sig

til at gennemføre helhedsplaner der kan gøre de områder attraktive for andre at

og det var det jeg prøvede at beskrive i min ordførertale i dag

i stadig stigende grad bevæger sig væk

er de reelle problemer for folk som bor i de udsatte

at vi gerne vil have og det er vi jo enige om blandede skoler og blandede gymnasier

det efterlader jo folk med en mærkelig fornemmelse af at man på den ene side råber af dem at

folk der kommer fra områder der er udsatte radikale er ikke med i boligaftalen og efter vi lavede boligaftalen

gik de radikale med herre morten østergaard sagde at nu var værdierne i danmark i frit fald

over halvtreds procent med ikkevestlig herkomst det som herre morten østergaard glemte at fortælle var at da de radikale var i regering lavede man præcis det samme kriterie var med i præcis den samme aftale så hvad er det der gør at da de radikale var i regering ville man gerne sætte ekstra midler af til de områder men nu er det lige pludselig

af aftalen som handlede om at definere lister er at ghettobegrebet nu er reserveret alene til områder der lever op til kriteriet om at et flertal af naboerne har ikkevestlig baggrund de udsatte boligområder

mulighed for at søge op til ti milliard kroner i landsbyggefonden til forbedringer er en bred kreds af boligområder med en lang række kriterier som på lange stræk minder om dem vi havde da vi selv sad i regering men sf har lavet en aftale som reserverer ghettobegrebet alene til områder som er udsatte og hvor et flertal af naboerne har ikkevestlig baggrund og ja

blandt andet omkring indfødsret og statsborgerskab herre morten østergaard var ude

foreslå at hvis man består folkeskolens afgangsprøve skal man automatisk have statsborgerskab det ville betyde at bandelederen shuaib

statsborgerskab han klarede sig godt i skolen tidligere er det det eneste

spørgsmålet vores forslag baserer sig på en lang række unge mennesker og jeg er sikker på at

også har mødt mange af dem jeg ved endda at nogle af dem har været forbi kontoret fordi de også

og det handler om at hvis man er født og opvokset i danmark og aldrig har boet andre steder

jeg i lighed med den politik vi førte da vi sad i regering sidst at så skal man hvis man klarer folkeskolens afgangsprøve have det

er det mest naturlige så siger

for sig selv det betyder jo så at man siger alle jer som ikke er danske statsborgere men er født og opvokset i danmark i kan ikke få statsborgerskab fordi der er en bandeleder der i givet fald ville have fået

blive bandeledere og er det ikke lige præcis det modsatte signal vi har brug for nemlig at det lønner sig at passe sin skole og lade være med at blive kriminel og det var det der var kriteriet

danmark folk der opfylder en masse krav så man kan se forskel på dem der bidrager og vil danmark og dem der ikke vil danmark og derfor er der en masse krav der skal opfyldes men konsekvensen af det som det radikale venstre foreslår er at alle medlemmer af hizb ut tahrir kan få statsborgerskab

vil det radikale venstre gerne give kalifattilhængere og antidemokrater statsborgerskab selv

betingelse for statsborgerskab det jeg taler om er unge mennesker som aldrig har prøvet at bo et andet sted end i danmark

men som hele tiden i den politiske debat

associeret med det land som deres forældre eller måske deres bedsteforældre kommer fra og som ikke kan rejse ud på lejrskoler eller

hvad de nu vil vil frit i verden som alle

bliver mindet om det kan godt være at i aldrig har boet andre steder men rigtigt høre til gør i ikke og min tro er at hvis man førte den politik vi foreslår så ville færre af dem ende som kalifattilhængere og det er en del

så er det herre

hun ikke drømme om at gå over mod en

mere lempelig udlændingepolitik og at hvis socialdemokratiet kom til magten ville det ikke blive de radikale som

skal ikke være de radikale det skal ikke være de andre røde partier der bestemmer udlændingepolitikken

er jo fuldstændig et ekko af helle thorning

hvad synes herre morten østergaard selv om den troværdighed der fremstår i socialdemokratiet når man siger a men gør b og ville herre morten østergaard stole på

jo tage problemerne om udenlandsk arbejdskraft som jeg forudser vil

den forrige regering og derfor er det jo

at så mange bliver trætte af den diskussion

sidste regering og fem og halvfjerds stramninger under den næste og når det når hundrede giver herre

vi kan holde os til det emne socialdemokratiet sagde i 2010

til en lempelig udlændingepolitik anført af

de radikale hvad tror herre morten østergaard

helt almindelig dansker tænker når han nu hører mette frederiksen sige præcis det samme som helle thorning

er det den politiske diskussion vi ligesom kan svinge os op til

uden at anerkende at det kræver aftaler med alle andre lande

srsf regeringens udlændingepolitik var ikke dikteret af radikale venstre det var et udtryk for et kompromis

herre morten østergaard har jo været ude i i virkeligheden lidt kortere tid end jeg selv har været op til nu jeg har været der på fuld tid og herre morten østergaard har været der ikke på lånt tid men på lidt deltid ude i den virkelige virkelighed

så lad os endelig diskutere

de her virkelige problemer der er derude

morten østergaard på ordet i forhold til det han

tidligere indlæg skal til forhandlinger med fru mette frederiksen om et kommende regeringsgrundlag kan herre morten østergaard så give et bud på hvad der vil være lad os bare sige de to væsentligste politiske pointer som herre morten østergaard vil have med til de forhandlinger med fru mette frederiksen på udlændingeområdet eller hvis jeg skulle sige det sådan lidt mere firkantet hvad er det for nogle lempelser herre morten østergaard kunne forestille sig at drøfte med fru mette frederiksen hvad vil

og forhandler regeringsgrundlag det gør man efter et valg og kun hvis vælgerne giver opbakning til det

jeg går til valg på og det synes jeg at jeg gjorde klart i talen her er at man kan lede danmark på en anden måde end det vi ser når både venstre og

og det er jo ikke kun et spørgsmål om udlændingepolitik det er meget bredere end det men jeg vil da gerne understrege at man kan kalde det en stramning eller en lempelse jeg er ligeglad bare skolerne bliver blandet bare nogle flere folk kommer i arbejde

forpligtende aftaler med andre lande så vi næste gang der er en flygtningekrise får vores del af ansvaret altså ikke alle de andres dele af ansvaret og vi heller ikke forsøger at tørre det af på andre lande men er bedre stillet så må herre martin geertsen og venstre kalde det hvad de vil og tælle det på den måde de vil og fejre det på den måde de vil bare det virker ude

set enig i at det der med at forhandle regeringsgrundlag og sådan noget gør man efter et valg

vel rimeligt nok at vælgerne får et eller andet bud på hvad der så er den radikale position ud over at vi alle sammen skal blive bedre til at samtale med hinanden og forhandle lidt bredere og den slags

bare til hvad er det radikale venstres position helt konkret politisk

et oplæg til en fuldstændig reformering af den måde

møder op med men ja vi synes da at danmark skal tage ansvar for

verdens flygtninge og genoptage kvoterne de var fine nok til foghregeringerne og de var fine nok til thorningregeringerne mon ikke også de bliver fine nok til den næste regering for bare

nogle dele af den såkaldte aftale om parallelsamfund som de radikale er modstandere af jeg har også læst mig frem til at

modstandere af at børn skal tvinges i vuggestue det er vi også i enhedslisten og derfor undrer det mig en lille smule at herre morten østergaard og de radikale er med til at finansiere aftalen det kunne jeg

at man nu i de kommende år vil kunne investere ti milliard kroner fra landsbyggefonden i helhedsplaner i de udsatte boligområder det er det der skal forvandle områder som gellerup vollsmose og mjølnerparken

som ser helt anderledes ud og som forhåbentlig er attraktive for langt flere

vi har været med i alle boligaftaler i de sidste mange år af samme grund

forhindre at det blev det samme sted man fandt penge til de initiativer der nu skulle gennemføres

nemlig i landsbyggefonden via ydelsesstøtten

vi vil også gerne bruge penge på integration

til at man tager penge fra eksempelvis uforbrugte

puljer på beskæftigelsesområdet nogle af pengene er så blevet brugt på måder som vi ikke bryder os om sådan er livet jo når man ikke kan finde flertal men det betyder jo i hvert fald at der er frigivet nogle penge som kan anvendes på integration hvis vi får et andet flertal

den del af det der handler om dagtilbud som herre morten østergaard og det radikale venstre har en kritik af ligesom vi

skal søge satspuljekredsens opbakning til en finansiering af at indføre obligatoriske dagtilbud

herre morten østergaard kommer med en klar holdning

råderummet sådan at man kan investere

i ting som vi synes er vigtige alt fra uddannelse til grøn omstilling og indimellem

nogle der prioriterer på en måde som vi synes er uheldig selv om vi egentlig har været med til at skabe råderummet

synes vi det er en forkert måde at bruge penge på og vi glæder os til forhandlingerne

forudsætningen er jo som altid at at man skal være enige ikke fordi nogen har veto men fordi man skal være enige rundt om bordet

er jo så et bord hvor enhedslisten ikke sidder med så den kamp må

godt høre herre morten østergaard om det radikale venstre vil

tegne op i dag er at jeg mener at danskerne fortjener et valg og når det kommer til en lang række afgørende punkter i dag

der er mange der har svært ved at se forskellen så ja vi vil gerne være parlamentarisk grundlag og medvirke til at bringe en regering til magten og tage del i

at det ikke bare er en ny regering og en ny statsminister men også en ny politik

der bliver det springende punkt og det handler ikke kun

tradition for at samarbejde med dem der vil

trænger til en ny politisk kurs for danmark skulle den

tanke indfinde sig i venstre og konservative så er det jo bare

statsministerkandidater den ene er den nuværende og den anden er hende der gerne vil være det men at der var brug for

øvrigt ikke så meget godt at sige om hverken den nuværende statsminister eller hende der gerne vil

ny regering og en ny statsminister men også en ny politik og at vi er bekymrede over at det som danskerne mødes med i stadig stigende grad på en lang række afgørende områder

der minder om hinanden og spejler sig i det som dansk folkeparti ønsker og det er det vi synes danskerne fortjener et valg imellem og så må vi

når man vælger fru mette frederiksen hvad er det så man forventer af fru mette frederiksen

vil sige til fru mette frederiksen skal vi lægge vores lod i din vægtskål som statsminister af de to onder vi nu kan vælge imellem

det her punkt vi vil gå til forhandlingsbordet med

ønsker med det jeg sagde i dag og det jeg kommer til at sige fremover

et valg mellem retninger selv om de i stadig stigende grad har svært ved at se forskel på venstre og

og dansk folkeparti så er der et valg at træffe og der

er en mulighed det kræver bare at man flytter sig efter den og så må vi

i ganske mange år så undrer jeg mig over om ordføreren også mener at det faktisk går fantastisk

jeg kommer begge to fra aarhus og kender begge to til gellerupområdet og har begge to fulgt processen som jo i virkeligheden

nu jeg synes det er vigtigt at understrege

i gellerup som gellerup fungerer i dag med familie og med børn

lige præcis området gellerup jo netop har brug for ressourcestærke borgere vi har nemlig bare det problem at i takt med at den socialpolitiske indsats lykkes

så hvordan skaber man et attraktivt område hvor mennesker faktisk har lyst til at bo

den helhedsplan der er for gellerupområdet synes jeg er en sådan rigtig løsning og som jo

penge fra landsbyggefonden til at blive gennemført

bo færre mennesker i gellerup når man er færdig med at gennemføre helhedsplanen jeg tror

væsentlig flere men det vil blive i blandede boliger

var en fejl at lave de der meget store koncentrationer af almene boliger på samme sted i stedet for at lave den mangfoldighed der kunne gøre at det også var interessant for folk som mig der gerne

byder mig imod og det som jeg kan mærke rammer både boligorganisationer og beboere hårdt

så samtidig skal udråbes til at være ghetto fordi et flertal af beboerne har

ret sikker på at det ikke virker hensigtsmæssigt i forhold til at få flere mennesker til at flytte til særlig ikke når man laver regler der kun gælder

haft et andet udtryk men jeg er bare ikke så optaget af overskriften

jeg synes ordføreren stikker folk blår i øjnene hvis det

at det alene handler om ikkevestlig baggrund når det jo rent faktisk er sådan at

fordi man har ikkevestlig baggrund

arbejde lav

fordi vi synes det er gået fra ondt til værre jeg tror vi har haft en fælles kritik af at man brugte det der ghettobegreb

en række kriterier for at komme på den liste som så betød at der var nogle særlige vilkår herunder adgang til nogle særlige ressourcer nu fungerer det på den måde at der er de udsatte boligområder i bred forstand som minder om den definition vi havde tidligere og så er der en liste som er kun ghettoer

indførelsen af integrationsydelsen var en fejl hvor står de radikale henne i dag ordføreren lagde fint op til i sin udmærkede tale at han var blevet klogere og det har vi også oplevet studieture i ghettoer og andre ting har været været et godt input ved

fået lidt input fra fra den virkelige verden udenfor

er man stadig væk imod integrationsydelsen og i givet fald hvor meget vil man

hæve den for at man synes at den er i overensstemmelse med radikale

man skal diskutere hvordan vi indretter vores kontanthjælpssystem sådan at det på den ene side sikrer et stærkt socialt sikkerhedsnet og gode muligheder og på den anden side også sørger for

dygtiggøre sig og søge i arbejde

ikke bryder mig om og det er et princip er at mennesker i samme situation ikke behandles ens

ikke forskellige priser i supermarkedet afhængigt af hvor længe man har været i danmark

ikke rabat på sin lejlighed eller noget andet og derfor synes jeg at forsørgelsesgrundlaget det eksistensminimum må være

derfor er det vi har foreslået i stedet for og som jeg undrer mig over regeringen ikke har grebet fat i når man nu

problemstilling jo indsatsen som jeg også sagde i talen i dag er forventningen

hvis man er på kontanthjælp i danmark

kunne være på kontanthjælp i mere end tre år i danmark så skal der ske noget andet for

har man ikke folkeskolens afgangsprøve som er

jo være aktiveret med det hver eneste dag hver uge hele året rundt

men omkring det

er det vel lidt i overensstemmelse med det man gjorde da man i sin tid indførte ungeydelsen gældende for alle under en vis alder men hvor man siger

forskel på om man har det ene årstal eller det andet årstal selv om man er født lige efter hinanden lad det ligge tror herre morten østergaard at en forøgelse af integrationsydelsen eller en afskaffelse af den altså at forsørgelsesgrundlaget stiger for dem der kommer til landet vil hæmme

kommer i gang er hvis de mødes med forventninger om det og at vi lader ret og pligt følges ad og det har vi

løsningen skulle starthjælpen jo have løst alle de problemer vi har diskuteret til hudløshed i dag i de år den havde været der spiller

det er for et velfærdssamfund man kommer til ja det gør det givetvis derfor er det nok klogt at forpligte sig med andre lande på hvordan man fordeler flygtninge så det ikke bliver afgjort af tilfældigheder eller rygter om hvilke velfærdssystemer der

venstre får nogen indflydelse på

udlændingepolitikken hvis fru mette frederiksen måtte danne en regering og jeg fik nærmest det indtryk at det skal det radikale venstre ikke regne med derfor vil jeg nu spørge herre

så man altså ikke kan få indflydelse på et så væsentligt område

forholder det sig nok ikke der er næsten ingen grænser for

stor indflydelse vi vil få og hvor stor indflydelse vi havde på det som jeg opfattede som et kompromis

sf og radikale venstre i sin tid da den seneste regering blev dannet det må vi forstå nærmest har ført til den største humanitære katastrofe siden anden verdenskrig og dermed de store

vi har set siden da det bliver en fjollet måde

kan føres som bringer os et bedre sted hen og hvor vi ikke behøver at give køb på vores grundlæggende værdier hvis vi forpligter os til andre lande handler det ikke om at tørre ansvaret for de flygtninge der kommer til europa af på vores naboer men heller ikke at få ansvaret for mere end det der tilkommer os det kunne vi gøre hvis vi forpligtede os med andre lande så havde vi styr på hvor mange flygtninge der kom jeg har ikke noget ønske om at

mange flygtninge til danmark jeg har et ønske om at der er styr på situationen og at vi samarbejder med andre lande

en regering som man ikke kan påvirke på det udlændingepolitiske område hvor jeg forstår at der er vise nuancer kan vi vist roligt kalde det mellem det radikale venstre

det valg de fortjener at man godt kan få løst de problemer der er med flygtninge

så vil vi jo søge de kompromiser der skal til for at vi kan få en anden regering som ikke bare har en ny statsminister men også en ny retning også en ny politisk retning for danmark hvor vi rent faktisk kommer tættere på at give folk den tryghed ved at der er styr på alt fra flygtninge

til integration og ja det vil vi da have indflydelse på ligesom vi vil have på alle andre politiske områder det siger da sig selv

og det får mig til at

det er lidt svært at finde ud af hvad ordføreren mener i sin tale anerkender ordføreren at vi i dag har parallelsamfund anerkender ordføreren også at

som netop flygter fra æreskonflikter og mange af dem

bliver sendt på genopdragelsesrejser det har vi også set i

også set moskeerne bag sløret

ordføreren står og siger alle de her ting fra talerstolen og står og skoser socialdemokratiet dansk folkeparti og venstre for alt det de har gjort på udlændingeområdet

der bare er mit indtryk efter at have talt med mange af dem som lever med konsekvensen af de problemer er

også spørge sig selv hvis det var den medicin

med løbende ændringer af udlændingelovgivningen

siden to tusind og et man har kunnet få det stort set som man vil have det

år hvor der var en socialdemokratisk ledet regering

jeg tror problemet er at man jo ikke er optaget af at løse de menneskers problemer

nogle andre ting der skulle til og så skulle man komme dem i møde og prøve at lytte til dem det er det jeg har gjort og det har ført til nogle af de forslag jeg

blandede skoler blandede daginstitutioner og blandede gymnasier noget som dansk

overhovedet ikke vil røre

har haft at skulle have sagt i forhold til udlændingestramninger så vi har bestemt ikke sovet i timen

stort ønske om at der skulle komme mange flygtninge til danmark

som igennem to årtier har kendetegnet den politik som dansk

stadig væk en enighed om at danmark er blevet mere og mere opdelt

end bare de der evindelige ændringer i udlændingelovgivningen det løser ikke problemerne med social kontrol

eller skoler og institutioner og derfor skal der nok noget andet og måske også

fra helt uventet kant nu var det venstre der var de grønne

salig herre svend auken eller herre steen gade

der er vi når regeringens eget beskedne mål om halvtreds procent

og tredive når pengene prioriteres på den måde

desværre

det sidste er faktisk samfundsøkonomisk fornuftigt

naturudspil

rigtig mange om buddet men regeringen

sårbare naturområder

grønt håb

til venstre for midten

vi får afskaffet det kontanthjælpsloft der skaber masser af fattigdom og meget meget få jobs

flere besøg fra jordemoderen og sundhedsplejersker så problemet fanges helt fra starten det drejer sig om

en eller anden slags sociale problemer

for vores fælles offentlige økonomi

store muligheder for reelt at

ikke et dårligere

og velfærd

flere ældre over fem og tres år

men andre får brug for mere hjælp vi skal sørge

stiger og sådan set på at kunne samle

det bare er for skrabet

det skyldes pressede kommunale budgetter

hjemmehjælpere

tyve års indtægt

at fjerne statens bidrag til huslejestøtten i den almene sektor

en fejlslagen boligpolitik ringe sprogkundskaber og dårlig uddannelse

hvor der er uacceptabel social kontrol og vold og kvindeundertrykkelse

mig godt for som sagt

en strid om at være grønnest og

finansministeren har taget et grønt slips på og venstres ordfører har også en del grønt på men fru pia olsen dyhr slår dem jo fuldstændig med en

at høre i forhold til sfs optimistiske livssyn er fremtiden så ikke vedvarende energi ved hjælp

altså skulle man ikke have det perspektiv nu at det er der fremtidens el skal produceres og ikke

med store vindmøller i deres baghave

jo en masse triste historier om at man føler sig rigtig meget generet af de her store vindmøller og hvis nu perspektivet er at vi rent faktisk kan få den vedvarende energi

velkommen til at iklæde sig et grønt jakkesæt

der er nulbud på havvind hvilket betyder at det

ender med at blive en god forretning for den danske stat at lave havvindmølleparker så

over for de mange mennesker der synes det er udfordrende med

at vi skal udbygge med landvind

til beboelse det kan være langs motorveje

taler sf nu om vindmøller på op til to hundrede og halvtreds

er der kommet en motorvej hvor der nu er kommet ti møller

er en hundrede og halvtreds m høje og jeg kan love fru pia olsen dyhr for at de mennesker det

fra de møller i deres haver ind i deres

synes at de møller er rigelig høje og de

vindmøllestrøm ja tak fremtiden er offshore

vindmølleindustrien jeg må jo sige at hvis vi ikke havde landvindmøller tror jeg

for det skal gå hånd i hånd ud over at vi udbygger den vedvarende energi skal vi jo samtidig også sørge for at danskerne leverer på energibesparelser for at vi når vores mål

massivt nok skal vi levere endnu mere på energibesparelser og så kan vi i hvert

tilfælde det grønne så er konkurrence skræmmende og jeg ved ikke om det er det der har ramt fru pia olsen dyhr siden hun bruger så meget af sin taletid på

venstres politik i stedet for at fortælle om hvad det er sf vil

helt konkret høre sfs ordfører

s ledet regering om

jeg er faktisk lidt frisk på det her med konkurrencen så bare kom an omkring det her med

hvad så når vi kommer til integrationsydelsen er det også noget sf vil have afskaffet og er det noget sf vil stille krav om

så vi så egentlig gerne at vi kiggede alle ydelserne igennem og

ordentligt levegrundlag men vores krav

man også forbyde folk med de allerlaveste ydelser kontanthjælp integrationsydelse uddannelseshjælp og så videre at flytte ind

billige familieboliger

bo i og man må spørge helt åbent altså hvor skal de mennesker så egentlig bo hvis de ikke skal bo

hvis boligerne fjernes og de i øvrigt ikke må flytte ind

at et venstreorienteret parti der mener at sociale problemer i boligområderne skal løses

at vi bor blandet at vi mødes i en fælles daginstitution at vi mødes i folkeskolen og det gør vi kun hvis vi bor sammen

at sikre sammenhængskraften i danmark

egentlig burde være enhver socialists opgave

til trøjborg hvor boligerne

en mere blandet boligmasse

er dem der er socialt udsatte der skal løfte de sociale problemer

at man kaster aben over til kommunerne som i øvrigt giver udtryk for det samme

udser sig en målgruppe af de allersvageste mennesker i det her land de mest udsatte mennesker

de mest udsatte boligområder hvor de bor og kaster sig over dem og siger der må i ikke flytte ind og vi fjerner i øvrigt de billige boliger

i har råd til at bo i og så forlader man sig på at det kan kommunerne

om kommunerne og boligselskaberne siger

ønsker de skal bo et andet sted vi ønsker at være med til at bygge boliger andre steder

fem og tyve procent af virksomhederne inden for byggebranchen har oplevet produktionsbegrænsninger på grund af mangel på arbejdskraft

brug for så er det 1 faglært arbejdskraft

og 2 at vi får ufaglærte gjort til faglærte

nogle arbejdsmarkedsreformer og noget udenlandsk arbejdskraft

som kommer til at stå uden job og tyve hvorfor ikke

hente udenlandsk arbejdskraft

af olie og gas i nordsøen må man sige at

eller olie fra mellemøsten

er at at vi

krav fra os eller en position som vi står på at vi ikke skal udvinde olie hvis vi vil den grønne omstilling skal vi lade olien blive

trumfer hensynet til væksten jo hensynet til naturen så kan vi få tippet den balance

hvis vi alene gjorde det alternativet foreslår

der også gælder ingen olieimport i morgen og ingen benzinimport og

producere olie men at vi godt kan importere olie andre steder fra

udbygget infrastrukturen til

ønsker man udenlandsk arbejdskraft eller også ønsker man at prioritere uddannelse lige nu er vi jo i en situation hvor der desværre bliver skåret ned på al uddannelse i danmark med omprioriteringsbidraget vi er også i en situation hvor

en lang række steder begynder at vise sig

hvis man kan få folk til at komme til danmark fordi der er et job så betaler de skat så øger det vores velfærd og vores mulighed for at investere i de ting vi gerne vil uddannelse grøn omstilling

hvis den frie bevægelighed blev

ikke have noget råderum at prioritere velfærd ud fra derfor synes jeg at det er en modstilling at lave når det faktisk er sådan at dem der kommer hertil og bidrager med deres skat

skære på uddannelserne men derimod opprioritere dem men

for virksomhederne at få udenlandsk arbejdskraft det er jo

se at der arbejder masser af polakker på vores byggepladser der arbejder masser af tyskere og franskmænd og så videre så det der med at sige at der slet ikke er udenlandsk arbejdskraft i danmark er jo simpelt hen ikke

ukrainere gå på

gartnerier eller i vores skove

vi lemper reglerne for at man kan få lov at hente folk ind på jobkort under forudsætning af at man betaler overenskomstmæssig løn og at man tager lærlinge ind og giver praktikpladser til folk der er i en erhvervsuddannelse hvis man gør de to ting så får vi penge ind og

forsvinder fra nogle af de mange mennesker der er arbejdsløse i danmark

og igen at sf er imod at

sælge tv 2 det er jo sådan i dag at danmark

danmarks radio og tv to tilsammen hvad er argumenterne imod at starte en proces for at sælge tv 2

ikke det er jeg mener det er at vi har public service i danmark jeg synes det er vigtigt at vi har to danske kanaler som faktisk leverer noget

næsten tre fjerdedele af medievirksomheden og en af grundene til at at vi gerne vil igangsætte en proces for at sælge tv to er

også kan levere public service

tv to anderledes end tv to er i dag

jeg vil gerne have mere public service meget mere det er godt for danmark at der bliver leveret public service men

at public service det er vigtigt at vi har gode børneprogrammer

eller anden fælles forståelsesramme

indgået en række aftaler med en række partier

for kvittere for men jeg forstod ikke helt hvorfor

anden aftale som

de en årige og på den måde sikre at de

bør gå i både vuggestue og daginstitution

bedre forståelse af hinanden og får udviklet sproget der var vi faktisk villige til at gå langt men dér hvor vi står af

tilbud som virkelig bliver forstået og

ikke må få lov til at sove i den tid de er der men det er vel også helt naturligt at når man

dagtilbud for alle her i landet

ikke vil være med til at indføre obligatoriske læringstilbud

de ting som ordføreren sagde i talen

til for at det er en god integration er jo at det bliver et dagtilbud at man er

om morgenen alt efter hvad der passer til om eftermiddagen altså at man er en del af det

skal være til stede hele tiden så kan man sige okay du må godt blunde lidt indimellem men du skal

børn skal være børn og være sammen med andre børn men det kræver altså også at man ikke har det der ensidige fokus på en bestemt løsning det synes jeg er rigtig

og integrationsydelsen og jeg synes ikke rigtig at pia olsen dyhr

integrationsydelsen for integrationsydelsen er jo

jeg mener at den har bidraget til at vi har fået markant flere flygtninge ud på arbejdsmarkedet som statsministeren nævnte

cirka en ud af fem til over en ud af tre der er kommet i arbejde efter

tre år i danmark jeg mener også at den har været helt central med hensyn til at bremse asyltilstrømningen til til danmark

fra at være en af de mest populære destinationer for

jeg i eu over de mest populære destinationer i europa anerkender fru pia olsen dyhr at integrationsydelsen bidrager til at få flere i arbejde

der tydeligt viser at på grund af at vi har en højkonjunktur

kommet trettentusind flere i arbejde men ikke på grund af at man har gjort ydelserne lavere så

i forhold til socialdemokratiets troværdighed når det kommer til udlændingepolitikken helle thorning schmidt sagde

to tusind og ti at hun ikke kunne drømme om at gå over mod en lempeligere udlændingepolitik

hvad mener fru pia olsen dyhr

socialdemokratiet når man nu hører mette frederiksen sige næsten præcis det samme som helle thorning

dengang hvorefter helle thorning schmidt dengang gjorde præcis det modsatte af det

nogen om at sf og fru helle thorning schmidt nogle gange har

jeg mener at fru mette frederiksen siger det hun mener og

sf er en del af

ind i nogle bestemte boligområder som lige tilfældigvis er de boligområder hvor man har råd til at bo hvis man ikke har så mange penge

på trøjborg end i gellerup

nogen skal isoleres her det snakker vi

bliver forbud mod at de kan bo i bestemte boligområder

kommer til at mangle ellevetusind familieboliger det betyder jo unægteligt at der

man kommer ind i trøjborg men er bare meget meget lange ventelister

kunne bruges til at bygge nye boliger

i københavn på hvor det er vi skal bygge næste gang jeg håber

ofte private boliger og det skubber jo så folk sammen i

det næste niveau at sørge for at vi kommer til at opleve nogle andre almene boliger

til herre morten østergaard som jeg ikke kan få til at stemme

at når det så kommer til for eksempel beløbsgrænsen som fru pia olsen dyhr jo også fremhævede insisterer man

åben for særlig veluddannede højtlønnede udlændinge

tredjelande

kommet ned i fagforeningen med en lønseddel hvor de

regeringsskiftet i to tusind og femten har har sf som parti

tretten stykker tror jeg ud af de seks og halvfjerds mit spørgsmål til

hvor mange af dem man ikke har været en del af vil man

kan fru pia olsen dyhr give mig tre eksempler på stramninger som man ved et regeringsskifte ønsker at

gerne afvente før jeg står

thulesen dahls sætning til noget man bare kan bruge hver gang man ikke ønsker at forholde sig til det jeg tror herre morten østergaard henviste til den tre gange og kaldte det her er billetten ud af fængslet ud af fængslet i forhold til at sige sin mening jeg spørger af hensyn til en politisk debat og for at få en fornemmelse af hvad synspunkterne er så man kan dele sig efter anskuelse hvilke bare tre

i folkeoplysningens tjeneste synes jeg vi skal have det at vide

tilbagerullet har ikke noget med regeringsgrundlag at gøre det har noget at gøre med sfs holdning

igen kommer til at tage kvoteflygtninge

vi andre lande rundtomkring i verden

at vi ikke tager imod kvoteflygtninge i en verden hvor vi har så store udfordringer

det er jo en lignende situation de

tilhørere fra vores nordiske samarbejde til at lytte til sig i dag velkommen til

bragende godt vejr udenfor i dag

i vesterhavet til en is på havnen

en lille tour de danmark

nordjylland hvis man

til et lægehus

nyder vi det skønne naturområde

begejstrede børn samler

fødevareemballager i stedet

have endnu flere af i fremtiden

en milliard kroner frem mod to tusind og en og tyve

mere end fem og halvfjerds års

turen byder naturligvis også på en

energiforlig her i folketinget fra konservativ side håber vi

på hinanden hvis det betyder at vi

handle i danmark vi hopper på jernhesten igen

at imødekomme den moderne børnefamilie

om et nyt familieretsystem

vi ved fra blandt andet amerikansk

gå en tur forbi korsør

dygtige virksomheder i danmark

generationsskiftebeskatningen

skulle foretage et generationsskifte

jeg lige uddele dagens trøjer den hvide ungdomstrøje

herre

et år til valg og fuldstændig har tabt pusten så nu kan man så samle luft mens

erhvervslivets parti og derfor har det undret mig utrolig meget at læse

energieffektiviseringer

er jo lige præcis et forhold som erhvervslivet har fremhævet som mangel på ambition

mangel på konkrete tiltag som de savner derfor er mit spørgsmål hvorfor har ordførerens

der andet fra rigsrevisionen

alligevel når det

fausing som er danfoss direktør han har sagt at

en dårlig idé at man ikke har de her energieffektiviseringer af bygninger med og

hvis det lave ambitionsniveau bliver udmøntet i den endelige aftale vil danmark miste sin internationale grønne styrkeposition derfor får jeg da lyst til at spørge ordføreren fra lige præcis det konservative folkeparti hvorfor man er på vej derhen hvor man vil miste den grønne førerposition og lægge sig ud med et erhvervsliv som egentlig savner konkrete tiltag

bendtsen som ordfører på et direktiv i europa parlamentet

den fine flådestation som vi også er rigtig glade for nu består et andet sted i korsør ligger det meget belastede boligområde motalavej

som kommer inde fra det her belastede boligområde den konservative børne og socialminister har nu foranlediget at det tal skal ned på tredive

jo kun komme ved at der så skal optages nogle andre børn end dem der bor

at børn som er vokset op i villakvarteret lidt længere

nu skal køres ind til den her daginstitution for at få den der procentsats ned i stedet for at de børn blev meldt ind i den daginstitution der ligger lige rundt om hjørnet hvor deres forældre egentlig gerne ville have at de skulle gå hvorfor er det at de børn skal agere integrationskonsulenter i regeringens ghettoplan

ikke kommer for mange til danmark og at vi kan håndtere

anden villavej et sted i korsør by med det håb

problemerne på motalavej er jo skabt af at der er nogle hovedsagelig indvandrere

der og dermed har affødt det problem at der nu er en daginstitution lige ved siden af som er blevet det man vel kan kalde en ghettobørnehave det problem er skabt af forældrene på motalavej og ikke af forældrene nede på villavejen hvorfor er det at børnene nede på villavejen

belastede boligområder som har skabt problemerne vi snakker om to tre årige som skal lære

at vi ikke laver parallelsamfund

af at give danske traditioner og kultur videre

som har været ude med nogle udmeldinger omkring energieffektiviseringer tilsyneladende trylles nye besparelser frem ved at bruge en ny regnemetode ved at medtage effekten af eksisterende energiafgifter i langt større udstrækning end før vil man leve op til eus

krav om at vi skal have energibesparelser på en procent om året enhedslisten så gerne at det var to

en ny regnemetode sådan at det tæller med at det måske har haft en effekt at vi har haft nogle høje energiafgifter fra to tusind og tolv til og tyve det skal så tælles med i en ny opgørelsesmetode

med nogle reelt gennemførte energibesparelser

tredive eller om det skal nås ved at lave noget ny kreativ bogføring og tage nogle effekter

tilladte metoder der er i eu systemet og det

det batter noget når vi sætter europæiske

regeringen kom med sit udspil til energiforhandlingerne hvor der blandt andet stod hvis det står til de konservative skal der i alt etableres tre nye havvindmølleparker frem mod to tredive nu nævnte ordføreren

de konservative går ind for et bredt og ambitiøst forlig

gerne høre om ordføreren stadig mener at der skal landes en ambitiøs

energiaftale med tre store havvindmølleparker

er

af vandhanen i danmark så forurenet er

men kun i tre procent af boringerne

landbrugsjord danmark er jo et af de mest opdyrkede lande i hele verden sammen

vildt hvis der skulle være så meget forskel det her med de boringsnære beskyttelsesområder er ikke frivilligt i forhold til de her vaskepladser

lidt hurtigt med ikke så lang tid tilbage

ønsket om at udlægge mere til rent naturareal og få mere vild natur i danmark der synes jeg alternativet har præsenteret nogle

cykelmetaforer og dermed også lige tage et sprint igennem nogle af de ting der har været berørt tidligere tak for

har vi faktisk fat i noget af det mest grundlæggende i vores samfund nemlig det der skaber tillid så tak også for den

talte om nemlig det der med fortidens synder i drikkevandet det vil

står og hælder det direkte i det er fortidens synder der nedsiver

er det ikke sådan at man i dag formentlig

og er mere skeptisk over for det grundlag

der stod bag erkender at tidspresset gjorde at de ikke har gennemført ordentlige risikoberegninger osv

nydannede grundvand de øverste tredive

det vi fra konservativ side kritiserede var anvendelsen af nogle beregninger

i den proces der har været åbenheden om datagrundlaget åbenheden om den myndighedsbaserede forskning og de vilkår den er

frem til det udestående vi har omkring offentlighedsloven hvor vi jo stadig væk forhandler selv om det står i

rulle tilbage eller i hvert fald markant at lempe og kan vi regne med at der bliver en reel forhandling hvor man kommer ud over det målfoto der skal afgøre

om den lempelse der er præsenteret reelt

hvordan de forhandlinger ender ja det tror jeg

en industrimastodont som danfoss ved direktør kim fausing synes at regeringens udspil er uambitiøst og

jeg så glad for at ordføreren netop nævner herre bendt bendtsen

ved noget om det her område og som har været ordfører

bendt bendtsen har også udtalt sig om energiudspillet og jeg citerer et energiudspil bør gå på to ben og det ene hedder energibesparelser desværre er det nærmest klippet ud

han fortsætter hvorfor i alverden reflekteres disse prioriteter ikke i et nyt energiudspil som skal række ud i fremtiden der vil jeg så spørge ordføreren når

har erkendt at herre bendt bendtsen har stor indsigt på området og har udtalt

indsigt i i regeringens udspil

hele det her energibesparelsesområde ligesom er

jeg bare spørge ordføreren har regeringen

en målsætning for hvor meget man skal nedbringe energiforbruget i bygninger

tænkt tidspunkt ude i fremtiden

når man heller ikke særlig langt så er der et konkret mål

det samfundsøkonomisk

den grønne borgerlige trøje på

godt med at beskytte de truede dyre og plantearter vi er langt bagud i

tretten ud af de seneste sytten år har vi haft en venstreledet regering med konservativ støtte

kommet på rødlisten og flere fuglearter kan vi ikke længere høre så nu har konservative

hvordan synes konservative det går med at vende udviklingen i forhold til natur og biodiversitet

og hvordan vil konservative sørge for at vi ikke overlader en fattigere natur til vores børn

er de konservative enige i at kommunerne spiller og skal spille en vigtig rolle i naturbeskyttelsen og er de konservative parat til at give kommunerne nogle flere muskler

foreslå relevante og truede naturtyper til

handlingsplaner for samtlige relevante naturtyper så vi også når i mål med opgaven at få vendt

er villig til at diskutere hvordan vi sikrer at det grønne danmarkskort bliver endnu bedre implementeret ude i kommunerne nu

hvordan kommunerne har fået det implementeret i forhold til natura to tusind områderne havde en rigtig god debat om det i folketingssalen for nylig og nej der ser vi ikke fra konservativ side at kommunerne skal have muligheden for

ikke kollega nævnte tidligere

kommer fra et socialt belastet boligområde en ghettobørnehave

foreslået mere end otte gange så meget i

og tredive burde danmark ikke som en grøn

grøn vindernation gør det indtryk

mennesker i det her land som har ondt i livet og jeg var glad for at vores statsminister adresserede det i sin tale jeg tror det er noget vi er nødt til at gøre noget ved vi kan se at der er flere unge mennesker der får angstdiagnoser

det er tredoblet på ganske få år der er flere unge der får depression og i det hele taget er der flere unge der mistrives det er der også en stor undersøgelse fra politiken

jo gøre to ting for at afhjælpe det her problem man kan forebygge og jeg tror

er en større debat hvordan man forebygger at

men man kan i hvert fald også helbrede

er det rigtig dyrt og det er ikke sikkert at deres forældre har råd til at betale den hjælp de skal have hvis det for eksempel er sådan at de skal gå til psykolog

en længere periode kan de få tilskud hvis de er heldige og tilskud dækker ikke hele beløbet hvorfor mener ordføreren egentlig at det er rimeligt hvis ordføreren mener det at hvis man brækker benet som ungt

kan man få lægehjælp men hvis man får angst og psyken knækker kan man ikke få hjælp

en lys fremtid hvor man kan blive hele danske medborgere

til at de her unge mennesker har sår på sjælen men nej principielt

i hjertet frem for hvis man har ondt

en meget afgrænset målgruppe det er også rigtig vigtigt at man giver gratis psykologhjælp fra atten til tyve år nu

flere unge end det jeg noterede mig at stephanie lose fra venstre var ude at sige

så starte med unge kunne det konservative folkeparti se sig selv i en

gør op med det her og siger at nu skal der være gratis psykologhjælp hvis man har brug for det

kan finde pengene til det jeg er ikke klar over hvad

som kan forsvares så vi mener det er pengene værd så

principielt ønske på nogen måde fra det konservative folkeparti om at det

som de fleste børnefamilier og også kommende fædre og mødre går

af de her problematiske ftalater er dokumenteret eller mistænkt for at være hormonforstyrrende og skadelige for vores forplantningsevne hænger en fjernelse af

grønne profil og den

i hammer bakker så der var vi altså også forbi i forhold til det her

og ikke i danmark vi har eu grænseværdier der skal overholdes

er et stort europæisk marked hvor vi handler med hinanden

skal kunne være sikre på at også de sutter eller den sutteflaske vi køber fra tyskland eller

er reguleret på europæisk plan jeg tror ikke på at en dansk afgift har den store effekt i forhold til

et område der er så vigtigt for

så selvfølgelig påvirker alt hvad vi kan i eu

mener det er i eu det ligger hvordan ser konservative så

miljøminister at samle alle folketingets partier om

målsætning for to tusind og tyve og fyrre procentsreduktionsmålet dér

et klimaudspil som også har målsætninger

der sidder et parti i regeringen der synes de havde fortjent bjergtrøjen for en hurtig opstigning også selv om de hurtigt faldt pladask

at det er uambitiøst

jeg så at ordføreren den toogtyvende april på twitter skrev at konservative ønskede tre vindmølleparker inden to tusind og tredive

så det hænger på alle mulige måder

borgerlige grønne stemme som de konservative havde inden de kom i regering

godt savne at der også lige havde været en elcykel med

i talen som kunne pege lidt mere ind i fremtiden

nogle chancer man vægter kortsigtet økonomi så højt i regeringen at at jeg synes der er nogle grønne muligheder

det her teknologineutrale udbud

set har klarlagt at man kunne få mere for pengene hvis man valgte en anden udbudsform hvor der så ville være en lille risiko for

grøn energi for pengene hvis man havde valgt en anden type udbud end det

udspil til aftale som kunne være langt

over de grønne resultater vi har leveret i løbet af det år vi har været en del af regeringen

efterforskning af olie og gas på land og i de indre farvande

skal al kulproduktion være udfaset til brug

til at rød blok går efter et klimavalg og blå blok går efter at få et flygtningevalg

er rigtig ærgerligt hvis det ender med at de konservative er med til at bakke op om at det bliver et flygtningevalg og ikke et klimavalg

ordføreren nu da der blev refereret til hvem man lytter til om ikke det vil være godt hvis regeringen i højere grad lytter til de anbefalinger der kommer fra klimarådet som jo bla har anbefalet at der skulle være en

en lang række spørgsmål blandt andet i forhold til

har jeg modtaget meddelelse om at han alligevel ikke som meddelt tidligere i dag vil kunne genindtræde som medlem

hverv som midlertidigt medlem af folketinget fortsætter

vil jeg også benytte anledningen til at komme med en række personlige betragtninger som ikke kun skuer tilbage på det her folketingsår men på hele valgperioden allerførst vil jeg sige at jeg har rigtig stor respekt for demokratiet

rigtig stor respekt for mine folketingskollegaer mange seere ser måske

en halvtom eller næsten helt tom folketingssal men det er også vigtigt at huske på at

en stor del af benarbejdet foregår ude i udvalgene i partierne og ikke mindst uden for christiansborgs mure min pointe er at det ikke kun er når kameraet er på at vi arbejder det er i mine øjne sådan set den mindste indsats som de rullende kameraer fanger

sige at den samlede politiske indsats er med til at skabe nogle politiske resultater og gøre en forskel for de mennesker som vi repræsenterer

jo sådan set det som det hele handler om vores politik skal kunne mærkes i hverdagen ude i virkeligheden da jeg som nyt folketingsmedlem blev valgt ind i to tusind og femten for at repræsentere inuit ataqatigiit og

var det enormt overvældende og det er fordi

man nu engang har med tiden

medførte det dog også en vis undren og min undren er relateret til rollen som grønlandsk folketingsmedlem for i to tusind og femten var de nordatlantiske medlemmer ikke med i centrale forhandlinger i forlig i vigtige politiske aftaler og jeg oplevede at vi ofte blive mødt af en mur derfor synes jeg også det er vigtigt at huske på

sket historiske forbedringer for den politiske repræsentation af grønland vi deltager i centrale forhandlinger vi deltager til dels i forlig og vi deltager i vigtige politiske aftaler det sker ikke altid direkte

har det en rigtig stor betydning for den grønlandske befolkning dette er også blevet en en ny virkelighed kan man sige og det synes jeg er vigtigt at anerkende

vil jeg også gerne sende en stor tak til regeringen til statsministeren og til folketingets partier fordi der lyttes når

siden to tusind og tretten

er antallet af grønlændere der er bosiddende i danmark steget markant gennemsnitligt

der per år flyttet knap tre hundrede grønlændere til til danmark

en dansk kontekst kan det godt være at det ikke lyder af særlig meget men det sidste årti er tre tusind grønlændere flyttet fra grønland til danmark det betyder også at det er en fjerdedel af alle dem der er født i grønland som i dag bor uden for landets grænser det bør særlig fra grønlands side give anledning til bekymring

mindre men større og det skyldes at vi i grønland ikke har løst de grundlæggende udfordringer såsom behovet for øget vækst og erhvervsudvikling at

vi har stort behov for og ikke mindst

har gjort op med en politisk debattone hvor alle som ikke vurderes grønlandske nok bliver dømt ude

er det helt centrale politikområder at få løst i det grønlandske samfund men desværre ser vi ikke nogen tiltag som gør at det her bliver løst i tilstrækkelig grad de kommende fire år

så kan man jo sige at flere grønlændere i danmark

vores arbejde i folketinget og

grønlændere i danmark efterlyser en stærkere repræsentation og ikke kun de socialt udsatte

også de mange velfungerende grønlændere

er i danmark jeg så gerne at vi arbejdede for at der blev endnu flere velfungerende grønlændere i danmark og derfor

anbefaler inuit ataqatigiit at vi skærper vores indsats i forhold til at få flere grønlændere igennem uddannelse

dem der har valgt at bosætte sig her i danmark

repræsentationen af grønlændere blev styrket både i frivillige fora men også i politiske fora jeg håber sådan set at flere grønlændere der

vil stille op til kommunalvalg til

og til lokal repræsentation og på samme måde

mener vi fra inuit ataqatigiits at det er på sin plads at undersøge muligheden for at grønlændere i danmark får mulighed for at stemme når der er valg i grønland det gælder både når der er valg til inatsisartut men det er også rigtig relevant når der er valg til folketinget noget der har stået meget klart for mig i min tid i folketinget er at grønland kæmper om en plads på den politiske dagsorden grønlandske folketingsmedlemmer kan være med til at styrke repræsentationen af grønland og sætte grønland på dagsordenen men vi ved også

flertallet der gælder mange af mine kollegaer som sidder herinde

men hvor meget fylder denne dagsorden i deres dagligdag

det tror jeg er en kendsgerning som vi

ser vi gerne et rigsfællesskab udviklet i retning

fælles forståelse mellem hinanden ikke kun på et politisk niveau men også på et socialt og et kulturelt niveau vi mener det er vigtigt

folketinget arbejder side om side på politisk niveau for at løse de fælles udfordringer som vi har med andre ord kan man sige at der er behov for endnu mere inddragelse

vi arbejder os hen imod en mere ligeværdig beslutningskompetence også mellem grønland og danmark på de her to og tredive områder

det en forudsætning at danske og grønlandske borgere i rigsfællesskabet lever med hinanden i respekt det er også vigtigt at alle borgere i riget kender til vores fælles historie vores fælles nutid og vores fælles kultur vi ser gerne at der er et tættere samarbejde på erhvervsområdet der hvor det giver mening for begge lande grønland har behov for et øget udsyn også når vi kigger ud over rigsfællesskabet

være med til at øge handelsindsatsen fra inuit ataqatigiits

til efteråret komme med et udspil i forhold til et moderne rigsfællesskab i udvikling et rigsfællesskab til gavn for alle med disse ord

jeg takke for folketingsåret jeg vil takke statsministeren og jeg vil takke regeringen folketingets partier og mine gode kollegaer for det folketingsår der er gået mange tak

taler jeg tit med efterskoleforeningen

mange grønlandske børn som kommer til danmark for at få et efterskoleophold det gør de fordi de skal lære dansk eller fordi de skal have en afgangseksamen så de kan få videreuddannelse eller fordi de bor i en bygd hvor de ikke kan gå i overbygningen

grønland der siger at engelsk skal være første

muligheden for de her børn som kommer til danmark hvis de ikke på noget tidspunkt har haft dansk men kun har haft grønlandsk og engelsk som det første andetsprog

ud i forhold til at man ellers kan få en succesfuld hverdag

vigtigt at man også har mulighed for at lære dansk i grønland jeg vil prøve at sige det så klart som overhovedet muligt

jeg forstår godt behovet for at lære engelsk og for at styrke indsatsen i forhold til at lære engelsk for grønlandske skolebørn det er

de muligheder som der er i dag hvor man kan tage sig en uddannelse i danmark

er der nogle muligheder som jeg har svært ved at se de kan få

en interesse i at at vi også har danskundervisning i grønland

jo er også når man har et efterskoleophold i danmark foretrækker elever som i hvert fald har noget dansk sprog når de kommer

og hvor man har ignoreret nogle af de anbefalinger som der er jeg synes

og én ting er det man kan lære i en skole noget andet er

man er meget på udebane bogstaveligt talt når man kommer som

alle borgerne på grønland er

dansk oprindelse og taler næsten kun dansk og så er der en lang lang række blandede ægteskaber de fleste grønlændere er på en

blandet op med danske borgere derfor kan det godt undre når man ser det fra danmark at man vælger at prioritere engelsk så højt

dansk på en måde jo er forudsætningen for at grønland fungerer at samarbejdet mellem grønland og danmark fungerer og at man ikke mindst fra grønlands side har mulighed for

af de mange gode ting som danmark kan tilbyde så jeg kunne

godt tænke mig at ordføreren var lidt mere præcis er ordføreren enig i den grønlandske regerings prioriteringer når det drejer sig om dansk engelsk

regering eller hvad skal man sige det er en regering med et meget smalt flertal

og der er behov for en debat om det her i grønland jeg synes ikke det er noget vi skal

udtryk for min egen holdning og jeg synes man er nødt til

og noget af det jeg påpegede dengang vi havde rigsfællesskabsdebatten for nogle få dage siden

på at forbedre danskundervisningen når den halter gevaldigt og når danskundervisningen og det danske sprog er indgangen til at forbedre forholdene

fremmedsprog som som det på mange måder også er i danmark så hvorfor er

er lidt spag og ikke vil gå til angreb på den grønlandske regerings prioriteter det forstår jeg simpelt hen ikke helt man svigter jo

min erfaring med grønlandsk politik er også at der går rigtig rigtig lang tid før de her ting kommer

og der håber jeg bestemt at nogle af

men inden jeg gør det vil jeg gerne takke ordføreren for vores

kommentar om at rigsfællesskabet skal udvikles for at bevares

set er det rigtige synspunkt uagtet

for alle jeg ved at ordføreren har kæmpet en brav

og det har vi jo rent faktisk også gjort i den her regeringsperiode

herboende grønlændere og jeg var glad for at

til herboende grønlændere for at for at sikre at det ikke er

grønlændere der flytter hertil har udfordringer med

dansk og det er noget som som svækker deres muligheder for udvikling i danmark

unge grønlændere at gå fra grundskolen

ordføreren enig i at det er vigtigere at prioritere dansk som sprog i grønland end det er at promovere nedprioriteringen af dansk i grønland på grund af den her populistiske

jeg synes det er vigtigt at man prioriterer grønlandsk i grønland det det giver sig selv at det er et vigtigt sprog at kunne i sit eget samfund

man går på universitetet eller på

styrkede sprogområdet generelt i grønland og det er jo sådan at vi stiller

med dansk til sidst vil jeg også gerne sige tusind tak for samarbejdet det er rigtig rigtig vigtigt at vi kan være med til at skabe nogle konkrete resultater

og det primære sprog taler for sig selv og det mener jeg at vores

færøsk som modersmålet men samtidig at have dansk på et så højt niveau at rigtig mange unge færinger går videre til gymnasiet og derefter

til en videregående uddannelse i danmark og selvfølgelig

at man har grønlandsk som det primære modersmål dansk som noget man bruger på et så højt niveau at man kan gå videre og uddanne sig og så engelsk

haft mulighed for at drøfte med dem det jeg kan se er at de grønlandske huse

melder tilbage at der er rigtig mange grønlandske studerende som har svært ved det fordi de ikke er gode nok til dansk når de studerer i i danmark

jeg også indkaldt til et samråd netop for at se hvad vi kan gøre også her fra folketingets

der ingen tvivl om at grønland har et rigtig stort ansvar i forhold til at sikre at vores unge har nogle grundlæggende kompetencer vi ved at der er udfordringer i forhold til matematik i forhold til dansk og i forhold til engelsk

af dem der går ud af folkeskolen og det er derfor vi siger det er vigtigt

en rigtig god periode vi har været igennem i det sidste år interessen

grønland og færøerne er steget voldsomt alle deltager meget mere aktivt i debatterne om rigsfællesskabet og

ud over det havde vi i går en ret omfattende og meget grundig debat om camp century og amerikanernes forurening så jeg synes vi

gænge et af de problemer som jeg synes

nogle visioner om hvilken vej grønland skal hvis man på et tidspunkt skal have en økonomi der kan bære

frie stemme og at vi samarbejder bredt med flere forskellige partier her i folketinget men det er en vigtig forudsætning for at kunne skabe nogle resultater

lige knytte nogle få ord til det her med her med rigsfællesskabet og udviklingen af rigsfællesskabet

lidt negativt skær over sig camp century pituffik mange af de her

udenrigspolitiske sager hvor der er noget

hemmelighedskræmmeri og noget usikkerhed om

jeg kunne rigtig godt tænke mig at vi fik erstattet det med noget positivt

jo det handler om erhvervsudvikling det handler om

en arktisk investeringsfond som man så i første omgang har afvist men som vi vil arbejde videre på

lade sig gøre at de grønlandske politikere her i folketinget sammen med grønlændere fra regeringen i grønland satte sig sammen med den her regering og sagde nu skal der være konkret snak sådan at man faktisk kom videre med den

selvfølgelig skal der være en fond man kan bruge hvis man

realistiske investeringer i grønland og skal videre

så skal der jo et grundlag til for at komme videre jeg synes

et samarbejde på tværs af grønland og danmark for nogle år tilbage

det er mange år siden efterhånden det kunne være interessant at se på

kommission eller rapport med nogle anbefalinger til

hvor sprog også fyldte rigtig meget ordføreren sagde i sit indlæg her til aften at i et demokrati

kunne være afgørende for hvilket sprog der var andetsprog og

i grønland hvis et flertal dér ønskede dansk

fremmedsprog i grønland så kunne

vi har en rigtig stærk opposition i grønland med inuit ataqatigiit og med demokraterne

og jeg ved at der sidder rigtig mange fornuftige mennesker der som også rigtig gerne vil være med til at kæmpe for en fornuftig løsning

jo ingen tvivl om at der er behov for at styrke sprogundervisningen generelt i grønland det viser resultaterne

en større og større udfordring de sidste par år

så det er en udfordring i sig selv synes jeg

det engelske sprog rent praktisk det er

jo noget af det som imak lærerforeningen har peget på så der må jo være

først en politisk diskussion i grønland om hvordan man vil prioritere det jeg ved der vil være en rigtig stærk opposition som vil forsøge at kæmpe for nogle

sin tale det her med rigsfællesskabets fælles nutid og fælles

men ordføreren glemte efter min mening

der kunne sproget også være ret afgørende men jeg vil godt give ordføreren lejlighed til

og den fremtidige økonomiske situation for

grønland og det grønlandske folk i tilfælde af

i et samfund med seksoghalvtredstusind mennesker til socialområdet

synes egentlig det kunne være interessant at have en diskussion i grønland om hvorvidt vi har overtaget et velfærdssystem som vi ikke har været gode nok til at forvalte

kommet til at klientgøre rigtig mange af vores borgere

er en diskussion som jeg synes er interessant fordi jeg

hvordan kan det være at vi bruger så meget på socialområdet uden at vi sådan set ser de resultater

bone positivt ud i forhold til uddannelse og socialområdet justitsområdet også for den sags skyld

dimensioner på rigsfællesskabet end jeg nødvendigvis har i mit daglige arbejde herinde

færøsk kultur spille en større rolle i rigsfællesskabet blandt andet også her

det er med til at skabe et mere rigt samfund

at bidrage til til det danske samfund og til rigsfællesskabet så jeg synes at der

på et konkret plan er et behov for at sikre

i den tid vi er sammen jeg har oplevet

et parforhold hvor den ene part og det var så grønland nærmest havde et ben på vej ud af døren og det gør at den anden part måske er lidt mere uengageret og har svært ved at se hvorfor søren

en masse tid på at de her to og tredive områder skal løftes og vi skal have et rigsfællesskab som

høre noget mere for jeg synes synes bare det er symptomatisk for den debat vi har her at vi lige pludselig går meget højt op i en intern grønlandsk debat om fremmedsprog

og hvilke initiativer der også er

danske kunst og kulturverden

grønlandsk kunst på louisiana fordi det er med til at

i new york og andre steder rundtomkring i verden jeg synes egentlig

filmområdet jeg synes det er rigtig interessant fordi jeg tror at film kan brande grønland i langt højere grad end en eller anden brochure om

så jeg synes det her med netop at bruge kultur som en løftestang til at skabe nogle muligheder også på erhvervsområdet og se det som en del af noget udenrigspolitik noget handelspolitik

diskussionen om selvstændighed på et tidspunkt slog det mig at det jo på sin egen måde egentlig

kopi af valgkampe som de føres over hele kloden nemlig det der med at det ligesom var tilliden til fremtiden eller tilliden til at man selv var herre over sin skæbne

måde lå bagved og i diskussion

hvor det kom til at handle om økonomien i fremtiden for rigsfællesskabet

det var vigtigt at få en en modfortælling så det ikke altid blev de der

man måske uanfægtet diskussionen om hvad der skal ske på lang sigt kunne gøre

man fik en fornemmelse af uanset hvad man mener om selvstændighed i grønland at vi faktisk er herre over vores egen

føle at man bliver inddraget og det handler

øge inddragelsen i forhold til beslutningskompetencen altså

måske få grønland lidt mere ind over nogle af de beslutninger som der lægges op til fra fra danmarks side jeg synes også det er vigtigt at få sagt at

hvis man kigger på redegørelsen som kom fra statsministeriet

er positive historier på den korte bane

meget det historiske der kommer til at fylde jeg kunne rigtig godt tænke mig at vi var bedre til

trække en streg i sandet og sige okay

det er egentlig noget mere sådan konstruktivt og positivt en bedre energi i det end i hele tiden at kigge bagud og sige

nogle negative historier men vi vil gerne være med til at skabe en bedre fremtid et bedre

formålsparagraf siger at folkeskolen blandt andet skal sikre at alle elever får tillid til deres egne muligheder i det samfund

også kan være noget af det som det handler om

alene er udenrigspolitikken og de ting man

måde jo alligevel hører om via andre

det i høj grad også handler om de ting der er nært

kan jeg se en vej frem i det her samfund hvor

men som oplever at der ikke er særlig mange muligheder i deres eget samfund fordi det er svært for dem at få en uddannelse

her er sprog og faglige kompetencer en af de udfordringer som

så det synes jeg er en særskilt problemstilling som grønland skal være meget optaget af at skabe nogle muligheder for deres egne

eget samfund det andet handler om om rigsfællesskabet og det handler sådan set også om at have en tillid til at man har en plads i danmark hvis det er her man vælger at bosætte sig eller i hvert fald i rigsfællesskabet også selv om man bor i grønland og der mener jeg

siger at rigsfællesskabet skal udvikles

netop viljen til at sige at nu sætter vi en streg for nogle ting

optaget af at få en positiv definition af fremtidens fællesskab og ikke det der bebrejdende på begge sider

nogle flere pejlemærker op som vil definere rigsfællesskabet i positive

jeg synes jo stadig væk at den her arktiske investeringsfond det kunne også godt være man kunne indgå i en dialog om at en del af bloktilskuddet indgik i

har nogle interessante perspektiver grønland er nødt til at skabe noget noget vækst og

afsat de her ti million kroner til at styrke forholdene for børn og unge i grønland

hvordan det skal se ud fremadrettet er det ligesom

jeg tror i hvert fald at der er rigtig mange herinde som stadig væk er optaget

at sikre stemmeret til grønlændere som stadig væk har en tilknytning til grønland

har valgt at bosætte sig i en

stemme på et grønlandsk folketingsmedlem til næste folketingsvalg

siden selvstyreloven i to tusind og ni

er der ikke blevet hjemtaget yderligere områder og der henstår stadig væk to og tredive områder som håndteres fra danmark hvordan ser fru aaja chemnitz larsen

jeg talte med en kandidat til inatsisartut valget

erstatte selvstyre med free association og så sige at vi er selvstændige er det tilfredsstillende og så sagde han ja

ikke mere selvstændige som udgangspunkt vi har ikke hjemtaget nogle flere områder vi har ikke fået styr på økonomien vi har ikke fået styr på nogle af de grundlæggende ting

usædvanligt at vi har et folketingsmedlem fra grønland som er så engageret i så mange sager her i folketinget og virkelig forsøger at få sat så mange aftryk som muligt på de områder som er vigtige for

her fra den borgerlige lejr og vi sætter meget stor

selv om jeg sikkert ikke burde sige det fordi vi selvfølgelig håber på et blåt mandat

det vil jeg vente med at gøre til det næste grønlandske folketingsmedlem

er der flere initiativer som man fra grønlands side

men heldigvis får jeg rigtig rigtig mange gode kommentarer og nogle af de bedste

er når jeg hører at jeg er den bedste repræsentant som grønland har haft i folketinget

til forsvaret er der indgået et forsvarsforlig som også

at sikre en styrkelse af forsvaret i grønland

til cirka en milliard kr og det er jo et kæmpestort beløb civilsamfundsuddannelser

afsat nogle penge til en beredskabsuddannelse i grønland jeg tror det er vigtigt at vi netop arbejder strategisk og langsigtet på at sikre en større inddragelse af grønlændere i forsvarets opgaver

retsområdet og andre områder

bygget op omkring et nordisk velfærdssystem vores lovgivning som vi selv har valgt at lave og

ligner meget dansk lovgivning og nordisk lovgivning på socialområdet jeg tror der er behov for

vi kan gøre en rigtig rigtig stor forskel

er enormt uoverskueligt indimellem når man står med det jeg har selv siddet som som ansvarlig for det her område i kommuneqarfik sermersooq

det er en rigtig stor udfordring i det grønlandske samfund jeg tror man er nødt til at bruge de penge man bruger på en hel anden måde

og det kan jo være noget af det der gør at det også kan være svært at være ung i bygderne derfor vil jeg gerne spørge ordføreren hvordan det er med internettet i grønland hvor udbredt er det hvor godt fungerer det og er der nogen ting som der burde

så det er meget forskelligt hvilken adgang

og tilgængeligt internet rundtomkring i grønland jeg har sagt mange gange at

dagligdags forvaltning til at hænge sammen fordi

for at den trafik måske kan begynde at gå den anden vej igen altså at grønlænderne kommer hjem

i det grønlandske samfund også til dem som

det her med folkeskolen betyder rigtig meget når ens børn

man optaget af at folkeskolen er god og giver nogle gode muligheder for uddannelse for ens børn

en leder fra socialrådgiverne som på et tidspunkt sagde at det netop var svært at få socialrådgivere til til tasiilaq og en af de bekymringer der var

man rigtig gerne ville have et job til ens mand

handler også om at skabe jobs jobs i grønland det handler også om at

øge væksten i grønland det er der ingen tvivl

aftale der er indgået her og nu

de forvaringsdømte grønlændere som sidder her i danmark

noget af det jeg har tænkt på i den i den anledning

behovet for det personale

hvad der skal gøres for at finde det rette personale i grønland det er jo vigtigt for det er en meget svær gruppe kan man sige der

rigtig rigtig meget vi har nogle anstaltsbetjente som får fem tusind

om måneden end de danske fængselsbetjente

derfor er der nogle urimelige lønvilkår som jeg synes man er nødt til at være opmærksom på i anstalten i nuuk er der sytten

i den nye anstalt og man sådan set kræver endnu flere kompetencer endnu flere redskaber til at kunne håndtere også forvaringsdømte

om vi har anstaltsbetjente nok dertil kommer

lige nu handler det jo meget om de fysiske rammer jeg synes også det er vigtigt at snakke om de menneskelige ressourcer for det er sådan set dem som i dagligdagen er med til at sikre at vi netop arbejder hen imod resocialisering som er et mål i grønland

chemnitz larsen så er det fru aleqa hammond

som får konsekvenser for vores hverdag der er indgået forlig og der er blevet diskuteret frem og tilbage også om rigsfællesskabet i ser en stor interesse i at følge selvstændighedsprocessen som vi har derhjemme i grønland en proces som jeg fornemmer har skabt en del bekymring

lige nævne et par eksempler der bekymrer mine kolleger her i salen

om den nye koalition i grønland vil gøre engelsk til første fremmedsprog og det drejer sig om kinesiske investeringsinteresser i vores planlagte lufthavnsbyggerier

vi skal altid stille kritiske spørgsmål om de emner der bekymrer os det gælder ikke bare bekymringer fra dansk side men også helt bestemt bekymringer fra grønlands side langt de fleste partier her i salen støtter og har vedtaget selvstyreloven selvstyreloven er i dag den lov der sætter rammerne omkring hele processen mod selvstændighed mellem grønland og danmark i år har vi igen sat camp century på dagsordenen efterhånden fylder hele camp century sagen rigtig meget i det politiske i hele rigsfællesskabet men også på internationalt plan

så så sent som i går havde vi et åbent samråd med udenrigsministeren om camp century der dukker hele tiden nye informationer op udenrigsministeren kunne i går oplyse at man nu kalder camp century for et forsvars forskningsprojekt det betyder at

udarbejdes en udredning af det folkeretlige ansvar for oprydningen af amerikanernes militære efterladenskaber lad det aldrig være okay for rigsfællesskabet at man lader amerikanerne efterlade deres affald i naturen med dansk velsignelse lad det aldrig være okay for rigsfællesskabet at man skal igennem en lang politisk slåskamp for at få svar

hvad man egentlig fra dansk side har givet amerikanerne lov til af aktiviteter på isen aktiviteter som har resulteret i mobile atomkraftværker på indlandsisen og atomvåben i grønland dette til trods for at danmark selv havde et atomvåbenforbehold camp century og den omfattende forurening som er efterladt på isen er et af de mange eksempler på aktiviteter og beslutninger som er taget af den danske stat som stadig i dag fylder rigtig meget i vores politiske landskab

blev truffet hen over hovedet på grønlændere senest har den kinesiske interesse for arktis fyldt rigtig meget i vores debatter danmark støtter kinas observatørstatus i arktisk råd det er et signal om at danmark støtter kinas interesser for at medvirke aktivt i den arktiske udvikling kineserne har offentliggjort deres planer

de nye sejlruter som er den nye silkevej og fremtidens handel med vesten

en ny orden som i sidste ende vil

grønland en ny handelstrategisk placering som giver os et stort økonomisk potentiale for fremtiden for kineserne er infrastrukturen i arktis af stor betydning for at den nye silkevej kan være en succes og dermed udviser kineserne interesse i at signalere en slags medejerskab af denne proces det får amerikanerne til at løfte øjenbrynene

har bedt danmark om at bremse denne kinesiske fremstormen i arktis usa er bekymret over kinesernes forhandlinger og samtaler med grønland danmark blander sig nu i interne grønlandske politiske sager til trods for at grønland har forhandlingsretten på allerede hjemtagne sagsområder

har ret til egne bilaterale samtaler med andre lande herunder også kina i den her sammenhæng

regeringen kalder grønlands samtaler med kina for problematiske og kalder det for et udenrigs og sikkerhedspolitisk spørgsmål for riget danmark har

en målrettet markedsføringsplan med kina

i forvejen udenrigsministeriet har et hold der lige præcis skal finde kinesiske investorer med appetit på det som danmark og dansk erhvervsliv har at byde på

hov her er der en udenrigs og sikkerhedspolitisk problemstilling

hvis rigsfællesskabet skal have gode betingelser for et godt samarbejde

kræver det at man spiller med åbne kort over for hinanden særlig når det drejer sig om amerikanernes indblanding og politik vi er i disse år vidne til eftervirkningerne af amerikansk indblanding i rigsfællesskabet

som vi skal lære af til september vil der være gået fem år siden rigsrevisionen fremsatte den opsigtsvækkende kritik af beredskabet i grønland herunder en alvorlig kritik af det manglende søkort grønland har stadig ikke fået sit søkort søkortene er forsinkede og forsvaret har meddelt at man ikke har midlerne til at håndtere beredskabet for et

vil derfor få besked om at de selv skal finansiere beredskab

mange emner der får mig som

jeg mener at hvis at hvis rigsfællesskabet vil hinanden det godt så skal vi også sikre hinandens sikkerhed på områder

og som giver et forretningspotentiale for begge parter hvis danmark skal agere som en arktisk nation

kræver det at danmark vedligeholder et godt forhold til den arktiske del af rigsfællesskabet det kræver en særlig indsats for at fremme de ansvarsområder i grønland

dansk ansvar grønland er for danmark et indenrigs og et udenrigsanliggende i dag er det underlagt to og tredive sagsområder der vedrører grønland under dansk jurisdiktion

samme forbedringer og samme opmærksomhed som de har i resten af danmark

hundrede procent dansk ansvar at sikre at sagsområderne har forhold der er passende for nutidens behov et behov som er rigsfællesskabet værdigt et af disse områder er justitsområdet i grønland retssikkerheden i alle dele af rigsfællesskabet er ikke lige stærkt den halter i grønland

et hundrede procent dansk ansvarsområde som trænger til akutte forbedringer regeringen har har udvist politisk vilje til at forbedre det grønlandske retsvæsen via regeringsgrundlaget og bevillinger på finansloven det må understreges at den grønlandske befolknings retssikkerhed

det kan og skal gøres bedre jeg har stadig fortsat store forhåbninger til den nordatlantiske enhed som justitsministeriet har etableret og jeg glæder mig til et tæt samarbejde for at sikre at alle føler medejerskab af de forbedringer der nu måtte komme i den nærmeste fremtid grønlands borgeres retssikkerhed i grønland skal styrkes finanslovsmidlerne der er blevet afsat til forbedringer skal ses som kun en del af implementeringen af retsvæsenskommissionens anbefalinger fra to tusind og syv som fortsat mangler at blive ført ud i handling

vil jeg notere mig at statsministeren ser frem til rigsmødet som finder sted på færøerne

i næste måned jeg ønsker de tre respektive regeringsledere et vellykket møde og håber at de får lejlighed til at komme i dybden med den nye grønlandske koalitionsaftale om blandt andet det danske sprog som helt sikkert vil give en spændende dialog mellem grønland og danmark

også gerne spørge ordføreren her for ordførerens

for at man skal lære engelsk som første andetsprog der er rigtig mange børn der er på efterskole i danmark på mors på galtrup efterskole har man et stort hold med fem og tyve grønlandske børn hvert år de er under ordnede forhold de er under danske forhold og de lærer dansk

en eksamen og kan klare sig videre i det danske undervisningssystem

ordføreren at de børn skal være i fremtiden skal de sendes england under ikkeordnede forhold til usa

det engelske sprog skal være første fremmedsprog der er ingen i koalitionen som har sagt at dansk skal afskaffes det har man ikke

en efterskole i danmark netop også fordi jeg følte at jeg ikke talte nok dansk og

forældre at sikre at vi på et tidligere tidspunkt også sikrer at børnene har et stærkt fundament i alle sprog

det er sådan at efterskoleforeningen siger at

er ude hos værtsfamilier

ønsker kun et grønlandsk barn hvis det er sådan

kan noget dansk

hvis det er sådan at man ikke lærer dansk som første andetsprog men som andet andetsprog og mener ordføreren at det er vigtigt at man kan et ordentligt dansk for at få en

lære os dansk men vores mulighed for at praktisere det danske

på et meget meget lille sted for vi havde ingen dansksprogede venner

slår vi over i engelsk det gør alle vores børn men det er ikke kun fordi

fordi vi bor i nuuk hvor man har mulighed for at tale så meget dansk i hverdagen hverdagen at vi synes

meget stærk mulighed for at praktisere det danske

uagtet om man som jeg mener at rigsfællesskabet er noget vi skal bevare til tid og evighed eller om man er mere tilhænger af selvstændighed

en styrke for grønland at styrke rigsfællesskabet hermed mener jeg et tættere erhvervssamarbejde hermed mener jeg at grønland bruger danmark som et brohoved til det europæiske marked det har vi jo også gjort med sælskind men dermed også

jo lidt ind på det vi netop har talt om altså vigtigheden af

det danske sprog jeg mener ikke man kan styrke alle de her områder uden også

grønlandske studerende der gerne vil videre på gymnasiet

lade sig gøre uden at styrke dansk

se værdien i at så længe gymnasiet

er dansk hundrede procent vejen frem som det primære

er blevet selvstændigt for danmark og grønland vil have relationer med hinanden mange mange år efter jeg tror også at danmark og grønland vil være hinandens nærmeste venner og partnere i mange henseender fremover

samarbejde mellem danmark og grønland har fået en helt anden status end

når det er sagt synes jeg stadig væk også at det er vigtigt

det er utrolig vigtigt hvis man vil hinanden

mere end bare et rigsfællesskab i fremtiden i en tid hvor grønland

fra begge parter fra begge sider er inde

sige hvad kan vi gøre for at styrke vores relationer

et mere ligeværdigt partnerskab eller hvordan vil vi udforme rigsfællesskabet i fremtiden

gymnasiet i grønland er på dansk og

gymnasiet på dansk er brohovedet videre til en videregående uddannelse kan ordføreren så forklare mig hvad logikken er i at nedprioritere dansk og dermed nedprioritere unge grønlænderes muligheder for at få en videreuddannelse

bruger det politiske spil om selvstændighed til at tryne

de grønlandske elevers behov for dansk

vi sikre at det danske sprog er stærkt

uddannelsesøjemed jeg synes helt bestemt at et sprog er et værktøj som skal være stærkt

ikke bare i uddannelsesøjemed men også på alle leder og kanter i et samfund som har en bevidsthed om hvad rigsfællesskabet

det siger sig selv men derudover

vi også verdensborgere og vi vil gerne have et tættere samarbejde og relationer med andre lande og der er engelsk også et helt afgørende sprog som

jeg er ikke så nervøs for kineserne som visse andre er men jeg synes at det kunne være en rigtig god idé hvis vi hjalp hinanden med at opbygge

hvad er betænkeligheden ved at opbygge en arktisfond sammen med den danske regering og eventuelt sammen med andre kapitalstærke kredse hvis det kunne bruges til at udvikle erhvervsliv turisme fiskeri og den slags ting i grønland jeg har ikke helt forstået det og jeg synes at det er lidt ærgerligt hvis ikke det

aktiv deltagelse i i det vi ved hvad danmark står for vi ved hvad dansk lovgivning er vi kender til dansk

mentalitet og danske danske værdier og danske principper meget mere end vi gør med kineserne meget mere end vi gør med med briterne eller andre lande

naturlige tilgang at grønland og danmark kan lave en win win finansiering på de områder som helt bestemt har stort potentiale til økonomisk

gevinst i de arktiske områder så jeg glæder mig virkelig meget til at se den nye regering sætte sig ind i de områder som

danmark også rækker hånden frem til så håber jeg helt bestemt at det vil munde ud i gode resultater gode aftaler

selvstændighedsprocessen og selvstændighedsvejen

hinanden som økonomisk mulige partnere som

regeringsgrundlaget fra grønland jeg har ikke fået det læst jeg har bare lige skimmet hovedpunkterne

spændende læsning jeg har undret mig

at det var en selvfølge at siumut og ia og hvem der ellers måtte være med i en ny regering ville fortsætte fordi jeg synes at der lå nogle rigtig gode takter i den gamle regering kan ordføreren som et af de partier der er inde i regeringen sige noget om hvad årsagen er til at man ikke har samlet bredere og har lavet så smal en regering som

hvad er grunden til at man ikke inddrager

det ville jeg da gøre rigtig meget til herhjemme for at man netop fik bredde og soliditet i

det var fiskeripolitikken og fiskerilovgivningen der

trods af at man ikke er med i koalitionen

regeringen og regeringspartierne og oppositionen kan finde nogle rigtig gode løsninger

betydning for den grønlandske økonomi både for turisme og minedrift men også helt bestemt på fiskeriområdet så jeg håber

at der vil være en stor villighed til

lave store aftaler

og grønland og det nye grønlandske selvstyre har jo annonceret at man vil gøre engelsk til det første fremmedsprog som man skal lære i den grønlandske folkeskole i stedet for i dag hvor det er dansk i dag er det sådan at

gennemførelsesraterne på de tre grønlandske gymnasier hvor der bliver undervist på dansk er meget lave på grund af sprogudfordringer det er op til en tredjedel af de grønlandske studerende på gymnasierne som falder fra primært fordi de har vanskeligheder ved at blive undervist på dansk det er uundgåeligt at når man så nedprioriterer dansk i folkeskolen

vil de vanskeligheder blive endnu større har man fået nogen til at kigge på hvad det her vil have af betydning for gennemførelsesraterne på gymnasiet og på de videregående uddannelser som jo helt overvejende sker i danmark på dansk hvad vil det betyde af kompetencetab hvor mange ekstra vil falde fra i gymnasierne videregående uddannelser

eller er det rent ideologisk betinget

medlemmer af inatsisartut som er fremkommet med beslutningsforslag

forespørgselsdebatter gennem årene men det er første gang at det er kommet

og det er bestemt ikke kun koalitionspartierne der kommer til at træffe den beslutning det bliver en beslutning som i sidste ende skal op i inatsisartut og vi skal også have lavet en

for at se hvad det vil betyde for

vores børn hvad det vil betyde for gymnasierne

rigsfællesskabet hvad det vil betyde for mange ting så jeg tror det er en proces som vil tage tid

forbehold som jeg synes skal tages seriøst og alvorligt for det drejer sig ikke bare om mig og min vurdering det drejer sig også om vores børn og vores generationer fremover

det er et meget dramatisk skridt og en meget grundlæggende ændring af det grønlandske

hvor dansk ikke er hovedsproget det er et generelt problem som vi kæmper med og det er også utrolig vigtigt at vi har politisk

omkring dette og giver den nødvendige vejledning der skal til for at sikre

men jeg tror også helt bestemt at i et samfund hvor

meget ofte munder ud i unødvendige stridigheder men jeg tror det er vigtigt at se det i et

sådan at det bevæger sig i den retning også fordi det er

nogle år fire til seks år eller deromkring og man begyndte så også at diskutere det rundtomkring i samfundet

kommunalpolitikere men også blandt

menige borgere hvor man sagde at kommunernes inddelinger

man følte at der der bliver truffet nogle beslutninger hen over hovedet på en i en anden by

er mange negative ting man har forbundet det med derfor synes jeg også det er helt naturligt og på sin plads at man diskuterer kommunernes størrelse

byerne er så forskellige

alligevel hører ind under samme kommune det har så også gjort at de mindre steder føler sig overset og

så jeg tror at den måde vi inddeler os på til enhver tid

diskussion og debat for at sikre at nærdemokratiet er stærkt specielt de steder

øst til vest det er en kendsgerning og vi havde håbet og vi håber også at

den nye kommunalstruktur vil være med til at styrke østgrønland på en

når det er sagt er der også meget stor forskel mellem nord og resten af vestgrønland så vi har store

også meget forskellig fra sted til sted

den der naturlige urbanisering hvor folk flytter til større steder

de gerne vil have en bedre skolegang til deres børn de vil gerne have bedre adgang til sygehuse

madvarer end det er andre steder ja vi har store udfordringer i grønland for at sikre

som vi vil og til færøerne og deslige

de er her nogle år og så vender de tilbage men der er også mange der flytter herned fordi de føler at

sygdomme er langt bedre og adgangen til

læger og specialister her er nemmere og bedre end det er derhjemme

det forstår jeg også godt at man opsøger

men der er også mange som er som er kommet herned fordi de føler at de kan få et bedre liv og at de kan få en bedre tilværelse end de kan

i den bygd eller lille by de kommer fra

jeg tror også at i takt med at den politiske ændring der

det berører dem også hernede ikke bare

danskere jeg tror også

at vi diskuterer rigsfællesskab

familie snakker så meget om rigsfællesskab

skal give os tid til at diskutere og tænke over

ud både for danmark og grønland i en tid hvor grønland er blevet selvstændigt

men jeg tror stadig væk også at danmark og grønland

end vi har været tidligere vi har jo trods alt tre hundrede års fælles historie og fælles erfaringer og fælles

succeser som vi har skabt med hinanden som vi helt sikkert kan bruge

er der jo to modersmål på grønland der er grønlandsk og så er der dansk og cirka en fjerdedel af borgerne på grønland har dansk som modersmål så hvorfor i alverden behandler man

som har krav på lige så stor respekt

et modersmål det er jo det afgørende spørgsmål og så kan man jo

engelsk som et fremmedsprog ligesom vi har i danmark se det vil være den gode løsning på færøerne hos dygtige færinger er det jo sådan

mindretal alligevel har man formået at have dansk som et sprog som et rigssprog så dansk er ikke bare modersmål

rigsmål og derfor giver det jo ingen mening at man behandler det så stedmoderligt og vil gøre det til et fremmedsprog

hele familien taler grønlandsk med hinanden vi har én dansktalende i familien og det er min niece som bor i danmark

i min bevidsthed men også i min almindelige hverdag

færingerne har en sprogstamme som er lig jeres det har en helt

med de nordiske sprog vi har en helt anden kultur en helt anden etnicitet og et helt andet kontinent vi bor i og meget ofte fylder rigsfællesskabet ikke så

meget som man måske ville tro fordi vi lærer dansk i skolen jeg tror også helt bestemt at

ud i mange flere nuancer end bare er dansk i skolen

engelsk i skolen jeg tror vi er inde at røre ved mange ting i rigsfællesskabet som har en væsentlig betydning for vores fremtidige politiske samarbejde

af grønlands borgere som taler dansk og som har det som modersmål ligesom ordføreren har grønlandsk som modersmål så hvorfor i alverden ikke respektere at dansk er et modersmål og skal behandles på lige fod med grønlandsk og så er der endda i tilgift et rigsmål der gør at man får adgang til en masse goder i danmark ud over det

fremmedsprog når det ikke er et fremmedsprog for en fjerdedel af borgerne det bliver man da nødt til at tage hensyn til man bliver da nødt til at tage hensyn til mindretallet på grønland

i deres hjem ligesom min kollega de taler dansk derhjemme hvorimod vi talte grønlandsk derhjemme men begge sprog er lige vigtige så længe grønland og danmark hører sammen der skal man altid og til enhver tid synes

mene at det er vigtigt med et sprog

der er stærkt nok og som vi synes er rigsfællesskabet værdigt

at de er afskåret fra

mange mennesker i grønland som ikke forstår og taler dansk

at man har dansk i skolen betyder ikke at vi hermed

taler flydende dansk hvis man ikke har mulighed for at bruge det til almindelig hverdag og hverdagsbrug jeg glæder mig til vores grønlandsrejse hvor vi skal rejse oppe i nordgrønland

men hvor man også har mulighed for at se

have en diskussion med grønlændere selv om sproget

hvis i ikke har bladet op på side en hundrede og tolv

rasmussens nye og fornøjelige bog om folketinget så vil jeg bare erindre jer om

blev hugget til i baggården hjemme hos stenhuggeren jákup andrias arge

tórshavn

han at blive tilsynsførende med havnebyggerier i københavn

der var stort set ingen kajanlæg og der fandtes

igen brug for jákup andreas og

på da færøske myndigheder overtog ansvaret for udbygning af veje og havne og satte den legendariske mikkjal helmsdal på opgaven

i et sammenhængende vejnet faktisk

rundkørsel etableret for kort

måbende i himlen og glæder sig over at efterkommerne er lige så stålsatte og målrettede som de var i sin tid

i tórshavn udvider man havneanlægget betragteligt så man

og regularitet der tåler sammenligning med andre

er i verdensklasse og man er i gang med at skifte gear

en isoleret klippeø langt

betjener trafik mellem europa og amerika og i morgen også trafik mellem fjernøsten og europa når isen smelter ved

sagt på godt jysk så går det med eksporten og samlet set er vareeksporten vokset med halvfjerds procent

hvis vi formår at skabe værdier ud af hele biomassen og således øge udbyttet for hvert enkelt kilo fisk

udvikling både biologisk økonomisk og socialt

det er en udfordrende og væsentlig opgave at finde en økonomisk fordeling mellem

og det kollektive samfund så vi både udvikler fælles velfærd og innovativ industri som skal til

et bæredygtigt samfund det har også

væsentlig betydning at sikre en vedholdende innovation

det maritime felt så vi diversificerer eksporten til at omfatte nye produkter

men mest om at lakseeksportører løbende

til høje værdier på eksportmarkederne og derfor har vi

kina og østbloklandene om handelsaftaler mønsteret

og tyve million kroner sidste år

utvivlsomt fra den ulige handelsaftale

største og dyrebareste ressource er menneskene og især ungdommen som skal drive samfundet videre og noget tyder på

mere attraktivt samfund

for nylig var der ellers mange som ikke vendte

hvis vi sammenligner med en lignende sydslesvigsk undersøgelse

og eftertragtede uddannelser

på en solid uddannelse og forskning i jura administration og helsesektoren for at nævne nogle som understøtter kompetenceudviklingen til de voksende opgaver som den færøske stat

nye generationer mulighed for at uddanne sig

jeg mente det såkaldte rigsfælleskab byggede på vaklende forudsætninger fra start hvilke kompetencefordelinger der

gøres op med og hvordan jeg ser

bruge de konservatives ordfører italesættelse om at der blev hældt nok så meget vand

lad mig også

aviserne skrev dengang

ved at anerkende islands fulde selvstændighed gennem en personalunion

for næste trin i udviklingen af

færøerne har vi ikke glemt kunsten at hugge i sten kig bare

med disse ord vil jeg takke for folketingsåret

en rigtig levende tale det er ordføreren jo kendt for som grønlandsk folketingsmedlem

selvfølgelig også interessant at drøfte hjemtagelse af forskellige områder

selv om vi står forskellige steder er det jo altid interessant at lade sig inspirere af hinanden

hvilke strategiske overvejelser man har på færøerne

og det er ikke gået i den takt

koalition havde så planer om at overtage

og så arbejder man også

ikke klar over jeg håber at man når i mål inden den her session er ovre men det er muligt at man ikke når helt i mål med det hvis jeg skal se på den kommende tid

bliver man også nødt til at påtage sig nogle af de tunge opgaver

justitsområdet som for eksempel retssystemet og politimyndigheden og

der er flere og flere som heldigvis vælger at flytte tilbage til færøerne så det er også interessant set med grønlandske briller

har lavet en økonomifond hvor man

ligesom vil sikre at der også er penge til at investere fremadrettet og det er jo også rigtig rigtig interessant når vi snakker om hjemtagelse handler det jo også om at have økonomi til at kunne håndtere nogle af de her områder

jeg synes det kunne være interessant at høre hvad det er for nogle økonomiske overvejelser man gør sig

begge dele med det formål at man får en bedre

i vores samfund men vi har også

økonomisk fond som er en stabiliseringsfond kan du sige hvor provenuet fra for eksempel salg af licenser og den slags kan indgå i den her stabiliseringsfond det gør at

økonomisk reserve som giver os en styrke fremover men den kan også være med til at finansiere visse

herre magni arge faktisk er lidt af en

ville mange faktisk vide hvem herre magni arge er for han har spillet en

kritik der har været af den spanske regerings håndtering af nogle catalaneres ønske om en folkeafstemning om om

det synes jeg man skal vide her

et medlem som har spillet en rigtig rigtig vigtig rolle

tættere end nogen af os andre har du kunnet bruge nogen af vores erfaringer

et møde i stand i det danske folketing hvor vi kunne invitere folk som var om jeg så må sige udstødt fra spanien og catalonien

diskutere den situation der var dernede sådan at man

er i stand til at forsøge at forstå begge parter i en konflikt i sig selv er en inspiration

vi kan ikke nå nogen fornuftig forståelse

en fredelig sameksistens hvis vi ikke gør et forsøg på at forstå hinanden og gør et forsøg på at finde en eller

kompromis som begge parter kan leve med det er øjensynlig ikke den position som man har antaget i madrid der har man antaget en

på den anden side selvfølgelig også trykket af den situation som er i madrid

sidder i fængsel i spanien ikke fordi de har begået noget voldeligt eller eller noget der herhjemme ville opfattes som kriminelt men alene for at afvikle en en folkeafstemning hvad tænker du om at europa altså

europæiske regeringer ikke har reageret markant på at vi har folkevalgte politikere

hvor så centralregeringen i madrid gang på gang har forhindret den her regering i at komme i bevægelse og

komme til at styre sådan som de nu bør efter den catalanske forfatning jeg kan slet ikke forstå at man i eu ikke er i stand til

kompromisvej så man taler sammen

vores gode stenhugger som først får sprængt en hånd i stykker og

fordi man dengang ikke bare havde en en check der dumpede ind

efterhånden nogle gange været på færøerne sammen med ordføreren og han er jo

en god fortæller og lægger heller ikke skjul på alle

færøernes fortræffeligheder der er en selvros i enhver henseende men i og med at det bliver gjort på så charmerende en måde

glemmer ordføreren jo aldrig at fortælle hvis der er en helt på færøerne

med vedkommende eller har været eller i slægtled

er så stor hvad gør man

henlægge og tilsidesætte midler til

det er altså penge som vi har til at tage frem på det tidspunkt hvor vi måske har brug for nogle konjunkturudlignende aktiviteter for at holde vores økonomi på en fornuftig kurs så jeg synes at med det overskud vi har i øjeblikket på en

og med de hensættelser som vi har i de økonomiske fonde så ser vi ud til at kunne klare at holde en rimelig støt og rolig kurs men det kommer selvfølgelig an på hvor voldsomme udsvingene er

tilbage i starten af halvfemserne havde vi ingen arbejdsløshedsunderstøttelse på færøerne i det hele taget i dag har vi en stor fond som

betaler til som gør at det udligner konjunkturudsvingene for de enkelte der mister deres arbejde

på færøerne er der ingen kvaler russerne betaler for

kommer til at fortsætte uanset om for eksempel ruslands marked vil kollapse eller ej

de vil bare ikke betale så meget som russerne gør så det er jo et spørgsmål om om det sidste provenu det andet som handler om den pelagiske fisk har sin begrundelse i at vi blev

udsat for en embargo fra eu angående

og dengang opbyggede vi markedet i rusland som vi kunne bruge i stedet for det europæiske og det vil vi ikke give slip på for

set igennem længere tid at det er gået bedre og bedre

færøerne med økonomien i takt med at det går bedre og bedre ser vi historisk at lysten til løsrivelse

som er imod løsrivelse når jeg så ser på nogle nyere målinger fra marts to tusind og atten og maj to tusind og atten i

så kan jeg se at løsrivelseslysten

mener at færøerne skal have en selvstændig selvbærende økonomi i to tusind og fem og tyve så svarer halvfjerds procent ja

mener at færøerne skal være et selvstændigt land i to tusind og tredive på den baggrund så svarer to tredjedele ja selvfølgelig skal vi det men hvis du spørger folk om de vil være selvstændige i morgen og miste al den økonomiske støtte

fra danmark gennem blokstøtten så siger en tredjedel at det vil de gerne men den næste tredjedel er

at i takt med at ordføreren har prædiket

i folketinget i danmark gang på gang ser vi rent faktisk at færingerne selv siger

mener at der er en årsagssammenhæng og det er der nødvendigvis men det kunne godt være

anden forklaring på at færingerne faktisk er blevet mere og mere positive over for rigsfællesskabet her over de seneste

ikke er den rette fremtid for os med den konstitution

jeg mener at det skal bygge på frie landes samarbejde

altingets gengivelse i dag af hvor stor en støtte det republikanske parti ville få ved et nyt

typisk at de små partier som alle

selvbestemmelse når man hører på herre

og det er jo godt nok

har givet et godt bidrag til den debat i

ikke kun som historisk minde men også som en realitet hvor man jo reelt

færøerne bliver selvstændige hvordan vil man så løse problemerne for eksempel med

kan blive nødvendigt at samarbejde om

eller i hvert fald search and rescue fordi forsvaret mener jeg ikke man behøver

som man nødvendigvis eller med stor fordel kan arbejde med over grænserne

mennesker har selvfølgelig har vi en stor naturressource i havet

derfor skal vi have tætte samarbejder med alle mulige andre hvis jeg kan sige det sådan men vi har langt større muligheder for at indgå alliancer og samarbejder med andre

og alliancer når vi står på egne ben som egen suveræn stat end når vi er nødt til at arbejde igennem den danske stat som er bundet op på forskellige aftaler der gør at vi ikke kan tiltræde

vil være på den vestlige side sammen med

fordi vi er helt klart et engelsk forsvarsområde fordi vi ligger i deres baggård så det kan vi lige så godt samarbejde om også om search and rescue når det kommer til helsesektoren har vi en lang tradition for at samarbejde med danmark hvad det

er muligt at vi kunne købe dem også i skotland

måske i den samme grad måske mere måske lidt mindre det ved jeg ikke det kommer an på hvor gode venner man er og hvor meget man gør ud at have et

i og med at vi har en lang tradition for at samarbejde med

på det juridiske område på det administrative

helseområdet så vil det være det mest naturlige at udvikle videre på det

det her som et rigsfællesskab er fuldstændig forkert for det har ikke noget med et fællesskab at gøre der er tale om en hierarkisk lov hvor danmark sidder på toppen og hvor færøerne er

i en subordineret situation magten sidder i folketinget magten sidder ikke ligeligt fordelt mellem

men det er en rigsenhed som han kaldte det dengang og det er det som

siger det såkaldte rigsfællesskab der er ikke tale om to jævnbyrdige parter sådan som hjemmestyret er organiseret i dag men når vi finder på at

færøerne bliver jo beskyttet af klipperne når atlanterhavets bølger slår mod de hårde klipper på samme måde er det danske rigsfællesskab værnet

stormen raser i verden hvem skal ellers komme færingerne til hjælp hvis man er selvstændig så i rigsfællesskabet

bedste fra to verdener man får en form for selvstændighed hvor danmark

når stormen raser er det ikke den sande analyse af færøernes nuværende situation man har opnået det bedste af to verdener

vil jeg nu sige er lidt af en overdrivelse

regering ofte censureret i england på vej op

man havde ikke nogen direkte kontakt

verdenskrig var det faktisk briterne som beskyttede færøerne mod nazisternes indtrængen

det er også et faktum at hvis der skete noget lignende igen

da færøerne blev angrebet af sea shepherd det var jo dansk politi og danske patruljebåde som ryddede op for færøerne og for færingerne og vi gør det meget gerne vi holder meget af færøerne og vi vil helst have at i bliver i rigsfællesskabet så hvorfor vil ordføreren ikke anerkende at man får

af to verdener man får en form selvstyre og selvstændighed hvor man stort set kan gøre som man vil endda stå uden for eu endda handle med andre lande og samtidig opnår man den beskyttelse som rigsfællesskabet giver

de gjorde deres job og de gjorde det godt det erkender jeg men jeg formoder også at vi skal til at opbygge vores eget politi ligesom vi havde frem til nitten

tres det bliver en af de opgaver vi skal

påtage os over de næste år og så vil vi løse det selv og hvis watson kommer

vi på et eller andet tidspunkt bevæbne vores skibe og så må

lang række tal her kommer nogle flere tal fire og halvfjerds dage seks timer og fyrre minutter efter at have sat kursen fra portugal ankom ankom robåden

mandskabet på fire mand

til at ro og hvile i to timer ad gangen fire hundrede og fem og fyrre gange roede de i to timer og fire hundrede og fem og fyrre gange hvilede de i to timer der er måske nogle her i salen som kan huske da

fra det danske folkestyre til cuba og da jeg kender

tak for i går kom så skipperen tilbage til danmark og

det cubanske parlament til dem som skrev under på den hilsen som blev bragt

den gensidige forståelse der er mellem de to parlamenter og de to folk og jeg vil tillade mig her at sige tak

kom den anden vej

hvorfor skal fire mænd bruge fire og halvfjerds døgn uden sammenhængende søvn

at ro over atlanten

svarede da han blev spurgt hvorfor han gerne ville bestige mount

er noget vi kan lære noget af i politik vi kan også lære noget af både bjergbestigere og roere

har en stor betydning til sidst det er selvfølgelig meget svært at se meningen i at ro over atlanten forestil jer at finde mening i hvert enkelt af en million

ude i søen hvor man ikke kan se noget som helst andet end vand

sværere end at se meningen i at ro til cuba

at se meningen i ikke at ro til cuba

har i sig selv næppe ændret nogens liv men hvis vi

jo slet ingen mening give og i den store fortælling har hvert enkelt lille skridt der er taget i dansk politik og hver enkelt debat ført danmark til et sted som man vidste man kunne nå because its

står der lakonisk på charles bukowskis gravsted lad være med at forsøge underforstået der er ikke noget der giver mening alligevel men bukowski mente nok sin gravskrift som en slags provokation han ville formentlig have os til at fundere over forskellen mellem at forsøge

kan man ikke andet end kaste sig ud i

eller sætte sig for som statsministeren gjorde i sin tale i morges at trække verden i den rigtige retning

at vise overskud sagde

når andre viser underskud gør en forskel

statsministeren gøre ved at rive sig løs fra usa og knytte sig tættere og mere forpligtende til europa jeg synes det var talens langt vigtigste budskab og jeg synes også det var modigt af statsministeren i en så højt profileret tale som den i dag at kalde usa drømmenes land der drømmer drømmer om mindre frihandel drømmer om mere bare sig selv

det er jo sådan at danmark har været en af usas tætteste allierede

man har knyttet sig til resten af europa derfor var

et meget klart budskab om en fundamental

tyskland frankrig og spanien og delvis også fra england og jeg synes også det er nødvendigt for usa opfører sig i dag ikke som den vestlige verdens naturlige leder der er sket et fundamentalt kursskifte på den anden side af atlanten mange af de små og store skridt som

tages hver dag i usa går i den forkerte retning ikke mindst ophævelsen af iranaftalen det går imod isolation imod opsigelse af samarbejde

nationalisme derfor må europa træde i karakter og påtage sig rollen som som statsministeren udtrykte det som klassens

rollen som den voksne jeg synes også europa burde være den voksne i verden

ambitionsniveauet i første omgang

begrænses til at de nordiske lande i et endnu tættere samarbejde påtager sig rollen som den voksne i europa sammen er vi jo både stærke og store i norden og

sammen kan vi helt realistisk påtage os rollen som den voksne i klassen i vores verdensdel det betyder selvfølgelig

et langt tættere samarbejde om udenrigs og forsvarspolitik det er ambitiøst

de aktuelle debatter i europa om hvilket råderum de nationer skal have som ikke har

eget statsapparat en debat som pelle dragsted

selvstændighed og fællesskab er ikke modsætninger i eu de er hinandens forudsætninger og jeg mener også at færøerne som det som det går i øjeblikket har større muligheder for at skabe et trygt velhavende og frit samfund i fællesskabet med danmark end vi ville have uden for men det forudsætter selvfølgelig at der på begge sider er en vilje til at få det til at fungere og en forståelse for

vi har i det forgangne år haft enkelte uheldige episoder episoder som jeg også har kritiseret meget kraftigt men i det store hele

det giver mere mening end ikke at ro sammen og det giver også

gør at ro hver for sig til allersidst vil sige at vi havde

siden skaffet mere information om den og jeg tror vi kan finde en løsning som

end den der ligger på bordet nu vi kan få en ny og langt bedre politistation i tórshavn

er når færøerne nu her om en måneds tid hjemtager familieretsområdet står man jo over for nogle ja man kan vel kalde det spændende og interessante diskussioner om fri abort hvordan vurderer herre

kommer til at foregå i en saglig tone

jeg bliver nogle gange spurgt af dansk presse er det okay at der er et område i det danske rigsfællesskab hvor

hvis en beslutning der bliver truffet på færøerne skal have legitimitet på færøerne så må den træffes af det færøske folkestyre men derfor er man selvfølgelig meget velkommen til

spørgsmål går mere i retning af billedet

robåden som jeg synes var et godt billede jeg synes det var et smukt billede og det skildrer egentlig på en god måde det her fællesskab

ordførerens kollega herre magni arge nævnte i sit svar til mig at at op imod halvfjerds procent af færingerne går ind for en form for selvstændighed hvis man bare stiller spørgsmålet på den rigtige måde er ordføreren enig i den betragtning at op imod halvfjerds procent af færingerne er for selvstændighed hvis man stiller det rigtige spørgsmål

godt tænke mig at høre hvad herre sjúrður skaale siger til herre magni arges

når der er kriser og når der er mangel på forståelse

erfaring at hvis man kan have fællesskab og selvstændighed og de og de støtter hinanden

at de partier som ønsker fuld selvstændighed har flertal i lagtinget men der er ikke nogen korrelation mellem disse partier

universitetet vi to har jo talt kort om det

uddannelsesministeren om dette så vi kan undgå denne katastrofale beslutning ikke bare for færøerne og for danmark men

vores fælles nordiske historie

at den er så kæmpestor for det drejer sig

om så forfærdelig mange elever

kommer ind i et større billede som er at der slet ikke undervises specielt meget om færøerne i det hele taget i danske skoler

igennem et helt folkeskoleforløb uden at læse en side om færøerne og det er uheldigt i den kontekst

har været lang det er godt tretten timer siden

været en god debat som har bragt os vidt omkring

med at sige tak til alle der har bidraget til at tilføre den lidt spræl og lidt kreativitet og lidt munterhed

som jeg sagde i morges når andre viser underskud skal vi vise overskud og det har vi så gjort dagen lang mens solen har skinnet og danskerne har været ude i den har vi holdt humøret højt herinde og og fru mette frederiksen

fra start fra morgenstunden

henvise til børnesange om lærker og harer og andre dyr og det er jo udmærket inspiration jeg kan supplere lidt fra mit eget bagkatalog solen er så rød mor en udmærket sang og deri indgår strofen mågerne og ternerne har ingen sted at bo

så sent som i går åbnede vi jo en ny nationalpark kongernes nordsjælland og lige om lidt tager vi hul på genskabningen af søborg sø som bliver et fantastisk naturområde

nu sætter vi en stopper for elefanter og andre vilde dyr i cirkus så lille jumbo kan sove trygt og sødt i forvisning om at han ikke skal turnere landet rundt i en container eller hvem er bange for den store stygge ulv ja det er der jo faktisk nogen der er og måske med rette og derfor bruger vi også en del tid på at diskutere det både ulve og og vildsvinehegn og

så diskuteret i tretten timer og et kvarter og man kan spørge sig selv hvad står egentlig tilbage fra den her debat

ja hvad gør bliver der spurgt tilbage fra salen altså udover det med børnesangene ja

egentlig tilbage der står vel det hovedindtryk tilbage at rent parlamentarisk set

til regeringen socialdemokratiet sf og enhedslisten

også en opposition til oppositionen radikale venstre og alternativet og de to oppositioner har så brugt dagen i dag på at diskutere og bekrige hinanden lidt her i salen og nok så meget på twitter som for eksempel i et tweet fra herre peter

har det grundlæggende problem at han ikke anerkender hvad virkelighedens problemer er

så i dag sagt om sit parti vi er kompromisets mestre og det tror jeg også der bliver brug for hvis det kommer dertil den evne skal nok blive testet

det ved jeg fordi det sagde herre kristian thulesen dahl selv fra folketingets talerstol

vi er statsministerens bedste ven hjælper ham på vej

direkte citat så var det jeg kom til at tænke på min gamle ven jodle

rigtige venner

måske noget af det der binder os sammen og som gør at vi har et rigtigt venskab fordi vi

pengene i fællesskab fordi vi har skabt et råderum ved en stribe historiske ansvarlige politiske beslutninger har vi gjort det muligt at gribe opsvinget og det skal også fremhæves her i dag

en lige linje fra de tunge beslutninger vi traf sidst jeg var statsminister ansvarlige reformer dagpengereform efterlønsreform genopretningspakke andre kunne trylle det hele væk på tolv minutter men vi traf nogle beslutninger

har haft ansvaret for at lede danmark godt hjulpet af det radikale venstre og det gælder så også den politik vi har besluttet siden folketingsvalget en politik hvor reformer og gode erhvervsvilkår lægger grunden til at vi kan udvikle vores samfund

har vi og det er så altså regeringen og dansk folkeparti sænket skatter og afgifter med nitten milliard kroner vi har indført kontanthjælpsloft og integrationsydelse op imod et meget stort mindretal så det bedre kan betale sig at arbejde

det har slet ikke haft så forfærdelige konsekvenser som alle siger det ville kunne få lad mig bare nævne et tal som jeg ikke fik med i morges

så mange flere danskere over tres år arbejder i dag sammenlignet med for fire år siden blandt andet fordi vi har motiveret

for de hjælper til med at det lige nu går godt i danmark så nej man kan ikke købe rigtige venner for penge men rigtige venner kan sammen træffe beslutninger der skaber penge og råderum det går godt det går sådan set ret godt og så kan der jo opstå det problem hvad skal man så

på at brokke sig over så kan man normalt altid

over vejret men det er godt nok også lidt svært for tiden altså vi har været inde på det før i en afslutningsdebat for to år siden hvor der var en ung socialdemokrat der af vanvare kom til at påstå at vejret var bedre under anker jørgensen

i stand til at gendrive med en planche heroppe fra talerstolen den ligger et eller andet sted oppe på mit kontor og kan hentes frem hvis nogen efterspørger den men altså også det er jo slået denne maj måned der udløber i morgen ender med omkring tre hundrede og halvtreds solskinstimer det er den mest solrige maj måned siden danmarks

begyndte at måle på de her ting tilbage i nitten tyve

så kan man brokke sig over vejret ja hvis man er rigtig opposition kan man for jeg så jo et tweet fra

det lige en gang til en pressechef fra alternativet

brokkede sig over kontorerne lige over de kongelige stalde som jeg må forstå giver visse udfordringer med lugt i varmen altså lugt fra staldene forstås

jeg anbefale en dukkert i havnen for ikke alene styrer maj jo

solrekorder danmarks hovedstad er netop blevet kåret til verdens bedste badeby ifølge cnn bedre end copacabana bedre end rio de janeiro danmark er altså målt på solskinstimer

at brokke os over

vi skal jo finde på et eller andet og der har da også været sådan antydninger af det her i dag problemernes antal er jo konstant sådan skal det jo være og derfor forstod jeg så også på fru mette frederiksen at der er noget at komme efter i forhold til det

og hvad skal man egentlig gå og mene om det denne don quixote

var jo en selvbestaltet ridder

udmagret drog

læser cervantes roman han var jo en idealist altså han var jo en idealist og hele romanen handler om den her konflikt mellem idealisme og virkelighed en

er skrevet for fire hundrede år siden og jeg er da

blive udnævnt til idealist altså en der kæmper for idealerne hver dag i en eller anden forstand og holder fast i dem og så selvfølgelig prøver at være realistisk op mod mulighederne modsat don quixotes væbner sancho panza som

har man først fået ord for at stå tidligt op kan man godt blive liggende til middag det var hans slagord

sancho panza bondesnu magelig lidt som socialdemokratiet i den her debat om det grønne for der er noget der tyder på at man i

vi jo ikke gøre noget ved det så kan vi jo bare vende os rundt på maven og tage en

og så kan vi slippe af sted med med hvad som helst og i virkeligheden jo altså på den måde

det hele og her er det så at det bliver

varm luft kommer i mange former men jeg håber og vil opfordre til at man også lige holder sig alvoren for øje for det er i

slet ikke så sjovt endda regeringen har fremlagt et

lægger op til et nybrud i dansk energipolitik på den ene side mere udbud af grøn energi en havvindmøllepark på otte hundrede

til hvad der svarer til de syv største byer i danmark et klart signal om at der skal mere til men præcis

mere havvind skal vi tage stilling til

frem for andre energikilder for at fremme af investeringer i varmepumper

som alternativ til oliefyr

ud af vores egen frie fantasi

de økonomiske vismænd regeringen for at tage hul på afgiftssiden og foreslå en sænkelse af elafgiften så vi kan få sat gang i en helt nødvendig elektrificering af samfundet til gavn for klimaet det er det regeringen har foreslået det koster penge det koster penge men altså hvis man vil noget

parat til at betale for det og det er jo her jeg bliver efterladt med en enorm tvivl

der kan ikke bruges råderum på energiaftalen der kan ikke bruges råderum på energiaftalen vi kan alene bruge det såkaldte grønne råderum

afskaffelsen af pso

så bare lige det problem at der ikke er noget grønt råderum i to tusind og nitten i to tusind og tyve i to tusind og to og tyve i to tusind og tre og tyve

socialdemokratiet så må man jo forstå at der i

det synes jeg er underligt specielt jo i lyset af at vi har hørt og hørt her igen i dag i alle mulige farvepåklædninger oppe på talerstolen se hvor grønne vi er slet ikke godt nok hvad i andre foreslår

to yderligere havvindmølleparker

omkring syv milliard kroner

forskningsmilliard altså noget mere end regeringen har foreslået og hvis ikke den skal trækkes i form af en nedprioritering af andre forskningsområder så skal den vel finansieres så skal vi lige have et større udbud af sol og vind og alt det kommer så oven i det regeringen har foreslået og som der i første omgang jo altså ikke er penge til

man har fået ry for at være grøn og så kan man bare rulle om på maven men sandheden er

noget økonomisk grønt råderum før to tusind og tre og tyve og min tålmodighed rækker ikke til at vi ikke kommer videre med den grønne omstilling før da jeg har været en del år i politik jeg har set det meste og prøvet lidt af hvert derfor kan jeg egentlig også godt forstå at man kan komme for skade i en valgkamp

foreslå en betalingsring for så når man er blevet valgt at finde en bedre løsning dagen efter

mod skattelettelser for så ikke at rulle en eneste af dem tilbage når man kommer til og endda selv lette topskatten fordi man bliver klogere

jeg har også en eller anden grad af forståelse for at man efter at have gennemført fem og fyrre lempelser af udlændingepolitikken mens man var i regering bliver klogere og lægger kursen om men at foregive at man er grøn som en nyudsprunget bøgeskov foregangskvinde i kampen mod global opvarmning for dernæst med iskold politisk beregning at blokere finansieringen af vindmølleparker

jeg gik jo til valg på at danmark skal være lukket for dem der ikke vil

og åbent for dem der kan og vil

ikke som jeg tror en oppositionspolitiker kom til at sige fra talerstolen åbent for dem der vil

og hvis man skal komme til danmark

det fordi man man selvfølgelig vil

også fordi man kan altså i betydningen at man vil danmark at man accepterer vores værdier

set min og regeringens linje og derfor ser jeg ikke udlændingepolitik som et valg mellem at stramme eller lempe det er for unuanceret det er for sort hvidt det er jo min ambition at bevare danmark som et harmonisk land for på den måde også at fastholde danskernes opbakning til at danmark også fremover skal være et åbent land det er derfor vi har lavet asylstramninger og det er ikke antallet af dem der er det vigtige og hvornår man kan sætte flag i en lagkage det

effekten af dem der er vigtig og effekten har været der det er derfor at flere af dem der så kommer skal i arbejde og tjene deres egne penge og det er derfor vi fører en indsats mod parallelsamfund og mine regeringer har i den grad leveret med handling bag ordene når fru mette frederiksen så i dagens debat bliver sådan lidt klemt på om det

kan vare ved når oppositionen og

roligt fordi mandaternes logik tæller mandaternes logik tæller

lyst til at nævne to tal to historiske tal

hundrede og syv og tredive mandater bag venstre konservative folkeparti liberal alliance dansk folkeparti og

og skal man følge mandaternes logik

altså fem og fyrre lempelser med afsæt i et folketing hvor der var en hundrede og syv og tredive mandater som vi altså nu må forstå skal værne om udlændingepolitikken det er godt nok meget indflydelse at give til et lille mindretal men det var åbenbart kun dengang

fru zenia stampe bemærkede på twitter og jeg citerer fair nok at mette f vil basere sin udlændingepolitik på df men så skulle hun måske spørge om de vil

udlændingepolitik og det er vel helt naturligt og derfor er det egentlig også helt naturligt at vi heller ikke i denne debat som er den sidste afslutningsdebat inden næste folketingsvalg har kunnet kunnet få fru mette frederiksen til at give df eller andre en egentlig garanti for en stram udlændingepolitik

og i den sammenhæng kunne man da godt få lyst til at nævne

syvhundrede og tre tusind fem

syvhundrede var antallet af asylansøgere i to tusind og fjorten det år hvor fru mette frederiksen som justitsminister havde ansvaret for området og tre tusind syv hundrede var antallet af asylansøgere sidste år det laveste i ni

har været mange muntre ting man kunne gribe fat i men lad nu det fare jeg vil hellere

til vores nordatlantiske medlemmer

det var rart at opleve at der også her i dag var en meget indholdsrig debat

om rigsfællesskabet den falder så oven på at vi i fredags

sammen at jeg føler at der er et oprigtigt og

meget positivt engagement i rigsfællesskabet

skal ikke kommentere detaljeret på det

vi havde en god debat i fredags men bare sige kort til fru aaja chemnitz larsen at jeg er meget enig i det der blev

om de store udfordringer på uddannelsesområdet det samarbejder regeringen gerne med landsstyret om hvis der er et ønske om det sprogspørgsmålet har

en del i debatten her i dag som det også gjorde i fredags

og det er jo bare et venligt råd for det er en grønlandsk beslutning at man skal tænke sig godt om før man

at danmark står åben for alle grønlandske

og lige adgang til uddannelse men jo under forudsætning af at man

vil jeg gerne lidt mere præcist sige til fru aleqa hammond som antydede at der skulle være dobbeltstandarder i

til udenlandske investeringer i danmark og og grønland

danmark grønland færøerne og alle mulige andre lande kan have meget godt ud af udenlandske investeringer det siger sig selv og de fleste lande tager gerne imod investeringer men mange lande har samtidig indført mekanismer der kan forhindre udenlandske opkøb af særlig strategiske sektorer det gælder usa

det er en helt nødvendig debat

vi nødt til at insistere på det er et arbejde vi har sat i gang og det håber vi naturligvis at både grønland og færøerne vil engagere sig

på den ene side skal vi være åbne over for investeringer og jeg anerkender fuldt ud en grønlandsk ambition om flere infrastrukturinvesteringer

har derfor også ved flere lejligheder

det er kun naturligt men på den anden side

skal man jo ikke være bleg for at investeringer

videre med formanden for naalakkersuisut når jeg mødes med ham og den færøske lagmand på færøerne i næste måned

dagens debat

folketingets formand havde jo i går inviteret til reception i anledning af hundrede året for det tredje christiansborg i år er

hundrede år siden at de første kvinder blev valgt ind i folketinget og der skulle så gå yderligere syv og halvfems år før folketinget fik en kvindelig formand det er jo lidt tankevækkende men det skulle der og sådan nogle historiske mærkedage som den

er jo altid en god lejlighed til at genopfriske historiske fakta og et historisk faktum

og vi jo nok ikke vende tilbage til det selv om det måske kunne være interessant aftenen er

er at indtil nitten

tre og tredive var der ikke regler

hen tale så længe man

lagt bag os og i respekt for det og for at sende et lille signal om at min regering ikke bare

jeg også er moderne i min tilgang til tingene

jeg at respektere folketingets taletidsregler og stoppe her og sige tak for debatten og tak

to minutter og derefter en minut det samme får

øvrige får som vi plejer at have det en minut og halv minut den første partileder der

tænkte hvad for en børnesang har vi der passer bedst på stemningen i folketingssalen lige nu

samtidig illustrerer regeringens parlamentariske kvaler

begge elementer og det er selvfølgelig tinge linge later

nu er klokken blevet mangenu må vi se at komme hjemellers blir vor moder bangehele regimentet om igen det er måske

årene der er gået under den her regering det glæder mig som socialdemokrat fordi

den blå blok faktisk ikke findes længere når det kommer til skattepolitik når det kommer til den økonomiske politik når det kommer til senere tilbagetrækning når det kommer til omprioriteringsbidraget når det kommer til udlændingepolitikken det så vi i dag på dansk folkepartis spørgsmål om

lidt modigt synes jeg at det var herre jan e jørgensen der stillede undertegnede spørgsmål om udlændingesituationen i rød blok

jeg ved hvor vi har de konservative og

som ikke er enige med os men hvor har vi egentlig venstre på udlændingeområdet

hvis det er sådan at statsministeren i dag kan garantere at venstre også efter et valg

udenlandsk arbejdskraft så behøver vi vel egentlig ikke flere skræmmekampagner så behøver vi ikke flere lange diskussioner for så er mandaterne givet så er flertallet

vidste de forud for valget i elleve og forud for

vi har aldrig haft sådan en tradition som man har haft i socialdemokratiet med at sige vi stikker den her kurs ud og så holder vi et valg

har skullet krydse for at komme derhen

jo det der er den dybe skillelinje mellem

været ét parti og ikke fire partier der er ét parti der ikke er regering respekt for det

jo en diskussion om hvor langt vi skal gå hvor hurtigt

om vi overhovedet skal flytte os altså den her regering

for nitten milliard kroner det kan bedre betale sig at arbejde vi har det laveste antal danskere på offentlig forsørgelse vi

folk er på vej ud af

og derfor skal folk jo ikke være i tvivl om hvor venstre er

og syv og tredive mandater sammen med socialdemokratiet men der blev lavet fem og fyrre lempelser altså hvis mandaternes logik havde rådet

som har ladet sig inspirere af at der var en regeringspartner som trak i regeringen

nogen af de lempelser i den seneste regeringsperiode

et spørgsmål om hvordan det går med arbejdet med at få lavet asyllejre i nærområderne så vi kan få indrettet et flygtningesystem der både stopper for spontan asylsøgning her men også sikrer at flygtninge ikke skal tage rejsen hen over middelhavet hvordan går det med det arbejde har regeringen tænkt sig

skal vi indføre betinget statsborgerskab i danmark

slappere udlændingepolitik der

med kage at gøre det har noget med det faktum at gøre at der blev ført en udlændingepolitik fra

femten som betød at antallet af asylansøgere steg også før der for alvor gik hul på europa fjortentusinde og syvhundrede i to tusind og fjorten danmark flyttede sig blev en stadig mere attraktiv asyldestination altså ikke bare flere i absolutte tal

sådan at vi fra at have været

de mest populære asyldestinationer nu er nede på at

rejser sig og så kan det se ud som om jeg ikke vil svare men det vil jeg gerne jeg har fuldstændig tillid til at der

se min kjole den er blå som havet eller

alt det grønne der har været inde over i dag se min kjole den er grøn som græsset og jeg ved ikke hvad men vi kunne også

vedtagelse som vi faktisk i fællesskab får vedtaget

vedtagelse som et flertal her i folketinget vedtager senere i aften fremgår det at retningen i udlændingepolitikken skal fastholdes det fremgår at midlertidigt ophold også er midlertidigt det fremgår at der skal være drøftelser med initiativer i forlængelse af tysklands loft over familiesammenføringer

nu og her til at bede statsministeren om at kommentere at vi i det vedtagelse får de her ting

et såkaldt paradigmeskifte i udlændingepolitikken

midlertidigt så også skal betragtes som midlertidigt ophold

det med loftet over familiesammenføringer

og vi er jo meget interesseret i fra vores side

vi også får indført det i danmark så jeg

om at kommentere de her par ting fra

i december hvor ting så blev koblet sammen og hvor vi ikke kunne bringe det i mål men der er jo elementer fra den diskussion der sådan set står der endnu og som

en kombination af at se på under hvilke omstændigheder

mulighederne for at komme hjem igen der er en række ting man kan gøre og det vil vi gerne diskutere ligesom vi selvfølgelig også levende følger med i hvad der sker i

at vi har brug for at nærstudere den tyske lovgivning mere omstændighederne er meget forskellige jeg skal ikke kommentere

andre lande gør men bare sige at hvis vi i danmark

det betyder også at de problemer man nu står med i tyskland med en række mennesker der er kommet ind og som nu altså alt andet lige får en mulighed for at søge

i sammenhæng med situationen

på at hvis man overfører det tyske loft på tusind om måneden til danske forhold svarer

seks og tres

kan man selv omregne til en årsnorm og gør man det

vi kan forvente kunne søge familiesammenføring i danmark med de kendte tal så vi er ikke i den her nødretssituation kunne man måske sige men det

det samme som at vi ikke kan udforske hvad

men vi har indledt en dialog om jeg vil også gerne her give tilsagn om at det er en dialog vi skal

tyskland har fundet en juridisk vej til at indføre et loft

over for internationale konventioner som indtil nu har været vurderet

jo meget svært at forestille sig at et lille land som danmark der ligger nord for tyskland

et sådant loft hvis der er nogen der så

for med det som statsministeren netop her nævner

det i forhold til de tyske regler før de når at anfægte

noget men alligevel har det nok en vis vægt hvis tyskland skal trækkes for en domstol

tyskerne opbakning i det de har gang i

fremsat i parlamentet er i gang med at tygge os igennem det

juridisk og også har haft en drøftelse

situationen er jo den og jeg skal ikke fortabe mig i alle detaljer

at der ligger en dansk højesteretsafgørelse op imod den beslutning vi

om at udvide den periode der skulle gå inden man kunne søge familiesammenføring hvis man var her på subsidiær beskyttelse

der ligger en relativt præcis for ikke sige meget præcis højesteretsafgørelse der ligesom hegner det ind og siger hertil og ikke længere

i billedet når man kigger på hvorledes og om et tysk

er født i en situation

noget der kan oversættes til danske

enig i at vi skal søge at bringe asylantallet så langt ned som overhovedet muligt jeg er ideelt set enig i og man kan se det ud af regeringsgrundlaget

set slet ikke krydser den eksterne grænse

man ikke lige hen i et spring men det er jo den vej vi skal og der indgår spørgsmålet om hvor attraktivt

helt naturligt og der skal danmark ikke have en lempeligere politik end den man har

jeg i min tale kom til at sige at

får sådan lidt lyst til at begynde at foreslå andre beklædningsgenstande og så så kunne vi jo se om

fantasi men men helt alvorligt

og forklarer om den grønne omstilling i danmark men det udspil som regeringen har lagt frem

skriggrønt som slipset

kan man se at der er adskillige lande som overhaler os

vi kan se at det ikke lever op til klimarådets anbefalinger og det lever

engang op til regeringens egne mål om halvtreds procent vedvarende energi i to tusind og tredive

det endda også fyrre procent af pengene der bliver brugt på afgiftslettelser i stedet for egentlig grøn omstilling

gøre det og jeg ved at statsministeren statsministeren

var statsminister at vi ønsker et fossilfrit danmark

vi har arbejdet benhårdt det gjorde vi ved cop15 og det gjorde vi ved

nede i paris for at få lavet globale løsninger vi har altid

kollektive ansvar og vi har nu sat og anvist en troværdig vej til at nå i mål ved at sige at i år to tusind og tredive skal halvdelen af

samlede danske energiforbrug altså ikke kun elektriciteten

komme fra vedvarende energi og med sådan en stepping stone i to tusind og tredive er det troværdigt at nå det store mål i to tusind og halvtreds

instrumenterne vi har anvist en historisk stor havvindmøllepark

på dansk territorium altså hvis man tog det i brug svarer det vel til to gange det samlede danske elektricitetsforbrug

elafgiften

finurligt forsøg på noget ideologisk skattelettelseshalløj

skal vi selvfølgelig sørge for at der bliver produceret noget grøn energi men vi skal også sørge for at det bliver attraktivt for borgerne

bruge den grønne energi og ved at sænke elafgiften skaber vi en tilskyndelse for eksempel de steder hvor der er lidt længere mellem husene til at man i stedet for at skifte sit

største svinere det er der man sender pengene hen

man vil udbygge havvindmølleparker jamen vi bliver langt overhalet

arbejder hårdt i europa men vi ved jo også godt at regeringen modarbejder at man udbygger målene i eu og med regeringens udspil ved statsministeren også godt at selv delmålet i to tusind og tredive ikke kan nås

om et klimamål for det er jo ikke nok at omlægge til grøn energi hvis vi stadig væk forbruger mere og mere og udleder mere og mere

i to tusind og tredive eller to tusind og halvtreds det er inden for den næste valgperiode at vi skal have udledningerne til at gå drastisk ned

katastroferne så vi har et lillebitte vindue og vi skal i gang

om kun at vide gode ting der passer og jeg ved at det vi har lagt frem er fuldstændig koncist og at det passer med at vi kan nå det der er vores mål nemlig halvtreds procent i to tusind og tredive

er en underlig omvej at gå ja det kan man da mene det helt afgørende er at der kommer en stærkere tilskyndelse til at bruge

at man teoretisk kunne opnå det på to forskellige måder man kunne lægge flere afgifter på de fossile brændstoffer altså den fossilt producerede energi

så blev elektriciteten konkurrencedygtig

eller man kan gøre som vi gør

et enhedslisteparti som tænkte

derfor vælger vi den positive vej og det er det vismændene bakkede op omkring i går må jeg så ikke sige omkring klimamål

derfor er det med klimamål en europæisk udfordring vi skal have europa til at forpligte sig kollektivt og danmark skal yde

der var det der var afgørende så kunne det godt være at jeg ville pege på statsministeren det var en fremragende start

talen og også slutningen

konkludere

på debatten i dag er jo at der er blevet lavet en politisk monopoldannelse jeg er imod monopoldannelser

modstander af der er jo en monopoldannelse mellem venstre socialdemokratiet og dansk folkeparti når det handler om

integrations og flygtningeområdet bare et godt tip

er så enige hvorfor laver i så ikke en regering sammen det er bare en kommentar

jeg lyst til at spørge statsministeren når det går så forrygende godt rent økonomisk i danmark

hvert eneste år altså vi har

få det til at hænge sammen og samtidig har vi en

man kan ikke skære to procent af balletten svanesøen

spille beethovens symfonier to procent hurtigere så hvorfor har regeringen den kulturpolitik

har en politik med et omprioriteringsbidrag indført

den statslige sektor hvor vi som udgangspunkt beder alle områder om

det er så det vi gør hvert år vi laver finanslov hvor vi tager stilling til

skal geninvestere de penge som som frigøres

vi i høj grad geninvesteret pengene sådan tager vi stilling til det hvert år når vi

lægger vores finanslovsforslag frem skal vi prioritere mere kultur

mere uddannelse og mere forskning jeg skal da bare opfordre herre uffe elbæk til at melde sig ind i den finanslovsdebat

hvis man vil tage medansvar kan man også

måske lige anholde det der billede af at fordi det går

det gør vi jo ikke man må jo forstå

bekymret for at vi har så få penge at de ikke vil investere nogen af dem i grøn omstilling

det der råderum der er er åbenbart for

til at de tør bringe noget af det i spil til vindmøller og solvarme

jeg ved ikke hvordan socialdemokratiet og alternativet vejer vindmøller

svanesøen det ved jeg ikke jeg ved bare at så mange penge er der heller ikke men fra min side er

finanslovspartner

vil bruge dem til mit andet spørgsmål går på den måde man har beskåret public service området

en besparelse på over en

hvor vigtigt det er at gøre befolkningen klogere når vi ved

information så forstår jeg simpelt hen ikke at man decideret

public service området på den måde man gør det i dag så jeg kigger på kulturområdet men jeg kigger også på public service og det jeg selvfølgelig ønsker og der tror jeg egentlig at statsministeren er enig med mig

en klog vidende og kulturelt stærk nation og på netop de to punkter

at man også med en reduceret ramme til danmarks radio som den vi har forhåndsaftalt med dansk folkeparti og som et eller andet sted ligger som en præmis for de igangværende medieforhandlinger er i stand

løfte det her public service ansvar i hvad der fortsat vil være en førende dansk kulturinstitution med

danmarks radio det er vores

nødt til at anholde den her tanke om at det hele er et nulsumsspil som også ligger til grund når man siger i har brugt nitten milliard kroner på skatte og afgiftslettelser i kunne have gjort noget andet nogle af de her penge har vi jo

gøre danmark rigere når vi for eksempel har sikret at det nu bedre kan betale sig at arbejde for folk små arbejdsindkomster så er det jo

fra passiv forsørgelse til at tjene deres egne penge det er da en socialpolitisk bedrift at vi har det laveste antal danskere på passiv forsørgelse vi har i fjorten år og at de i stedet for at få herre uffe elbæks skattepenge tjener deres egne og betaler skat og på den måde også skaber en større velstand som jo alt andet lige gør at vi om en år og to og tre

prioritere penge til kultur eller penge til forskning end vi ville have hvis det stadig væk var sådan at en meget stor del af budgettet

i virksomheder i jobskabelse

statsministeren smider ind og også gjorde

i talen til kronprinsen i dag var det noget med set det meste prøvet lidt af hvert og så savner man lige tilføjelsen haft det let og

supplere med et andet synes jeg stærkt citat som er

om at det er alt for unuanceret at tale om stramninger og lempelser

alt for unuanceret måde det synes jeg er rigtigt

blev gennemført under den sidste regering

de fjorten af dem endnu

dobbelt statsborgerskab jeg går ud fra at både holdninger og standpunkter stadig væk peger i retning af at venstre støtter

dobbelt statsborgerskab det var en af dem

det danske arbejdsmarked jeg går ud fra

vi fik under den sidste regering så hvis det skal være nuanceret hvis fornuften skal have lejlighed til at vende tilbage så skal man

fører en fornuftig politik

ene ben har handlet om oven på fjortentusinde og syvhundrede asylansøgere i og fjorten og et europa der gik hul på

folketingsvalget i femten at stramme op omkring spontan

af integrationsydelser men jo også i kølvandet på det at lave aftaler med arbejdsmarkedets parter om så at få dem der kom til at tjene deres egne penge hvilket vi faktisk er lykkedes ganske godt med det er

så er der en anden del af det som ikke handler om flygtninge og spontane asylansøgere og økonomiske migranter men som handler om at sikre at danmark har et åbent arbejdsmarked

må jeg jo så konstatere og sådan er parlamentarisme og demokrati at det kniber med at finde det flertal

nuancere nogle af de modeller vi har vi er blevet omringet af et flertal som har besværliggjort brugen af beløbsordningerne så sent som i går så vi et flertal

blokerede for mere fleksible muligheder for bijobberi for mennesker som vi altså har lukket ind i danmark og givet en arbejdstilladelse og sagt

hvis de så siger

vil arbejde en time på en anden virksomhed

den stund at fjorten af dem står og at man gerne ville have flere lempelser af samme karakter for blandt andet at kunne invitere mere kvalificeret arbejdskraft fra udlandet

at lege skæg med tal hvis det fine menneske fra

det falske skæg fortsat kan bevæge sig frit i samfundet når tildækningsforbuddet også er blevet vedtaget

at det afgørende er asyltallet i et enkelt år det er ligesom det der dokumenterer om en politik er effektfuld eller ej asyltallet et enkelt år

jeg bare at i to tusind og seks

så vil jeg bare komme med et tilbud så lad os da genindføre den udlændingelovgivning der var gældende

vil formentlig være noget lempeligere end både den vi har i dag og den vi havde under den forrige regering men er det ikke

to tusind og seks med den vi har nu

de udfordringer vi har med et afrika som ikke for alvor er i stand til at udnytte sit potentiale med en verden der bliver mindre med unge afrikanere der kan se på deres

det er vi skal forholde os til det er jo virkelighedens verden herre morten østergaard har jo selv været ude i virkeligheden og hvis man tager længere ud end bare lige til danske ghettoområder helt ud så kan man se

det er vi nødt til at forholde os til og det er vi nødt til at give et drej for at give et halvt svar på det fru mette frederiksen spurgte

kunne nå at svare på så er løsningen på det her

lukke sine grænser sørger for at lave aftaler med lande i nærområderne

man søger til hvis man er på flugt sørger for på en ordentlig måde

at lukke folk ind på kvoter i det omfang man kan integrere dem

det der er løsningen og det er det vi arbejder hen imod

i høj grad derfor danmark startede med at gå enegang med stramninger som bragte os i cnn og alle mulige steder vi blev skreget ud men som jo i dag er

i dag er konsensuspolitik

faktisk skiftede slips til et grønt slips men nu kan

det sorte er tilbage

synes jeg faktisk der er behov for at vi speeder

sidste del jeg gerne vil gå lidt i kødet

i vores bygningsmasse

den ordning der var som jeg medgiver

nu skal vi også været seriøse her der var en ordning der ikke fungerede hvor vi brændte skatteborgerpenge af uden effekt det var det der var det går ikke det er derfor vi foreslår at vi nu gør det her meget mere målrettet med effekt og vi har lagt et beløb ind er det fire hundrede millioner ja jeg kan

sikre at konkurrencedygtige danske virksomheder

fuldstændig fair hvis dem vi skal forhandle med siger er det et beløb der er stort nok skal vi diskutere

være større det gør vi gerne vi har så bare lige den udfordring der er kommet frem her det sidste døgn at betalingsviljen

fru pia olsen dyhrs tætteste allierede socialdemokratiet siger at man

bruge det grønne råderum det optræder først i år to tusind og tre og tyve

en og tyve og to og tyve medmindre der pludselig kommer nogle socialdemokratiske forslag om nogle modgående besparelser eller et

altså vi har aldrig forestillet os at vi kommer med et udspil og så sidder hele folketinget bare og klapper og siger vi tager det men det hører bare med til historien at den historiske begrundelse

for at foreslå en ny model er at den gamle ikke fungerede spild

til det det her billede at vi siden dengang vi lavede energiaftaler sidst jo altså har lavet en boligjobordning som vi har permanentgjort og som betyder at landets boligejere altså har en mulighed for også med den ordning at kunne foretage investeringer

tror jeg vi alle sammen har indstillet os på så den diskussion er sådan set taget

man har tænkt sig at kaste ind i energibesparelser

om året eller nul

siger statsministeren at det såmænd er muligt at forhandle det er sf bestemt klar

andet nettilslutningen i dag

og det blev høvlet ned i rapport efter rapport

da ikke måles op på om vi er parate til at bruge lige så meget som vi brugte på en fjollet måde før uden effekt det skal da måles på hvad der kommer ud af det og vi har som sagt givet

vores bedste bud men men det her er jo som alt andet til diskussion tanken om at lægge det hele

set lige brugt en masse kræfter og lavet en bred aftale

at fjerne psoen fordi vi altså i danmark havde fået indrettet os på en måde hvor vi finansierede den grønne omstilling på en belastende måde for vores produktionsvirksomheder

en bred aftale om at fjerne psoen og flytte den grønne omstilling ind på finansloven det

siger nogle af partierne at de helst ikke vil bruge penge på det men at flytte det ud på forbrugerne på virksomhederne er altså en dårlig idé derfor er det her jo en balance mellem at gå grønt fastholde vores førerposition ikke gøre det dyrere at være dansker

det vi har lagt frem repræsenterer repræsenterer en en fornuftig balance

skal forhandles jeg håber at det lykkes inden sommeren for alvor kommer altså ikke målt på temperatur men i form af sommerferie

vi er jo også mange i grønland som er er optaget af det her med

takke statsministeren og regeringen for den

er for det er vigtigt at understrege at det er umådelig vigtigt for grønland og for danmark at der er den her lydhørhed

at få understreget tidligere i dag stillede jeg

socialdemokratiets leder fru mette frederiksen i forhold til

hvordan kan vi være med til at forny og videreudvikle rigsfællesskabet i fællesskab

om om ting som i virkeligheden ligger det ene eller det andet sted

og og der tror jeg at vi skal passe på med ikke at blive berøringsangste og sige det har grønland taget hjem så det mener vi ikke noget om det kan vi ikke gøre noget ved

det må grønland selv løse jeg tror

er et bloktilskud og der er den økonomi man selv kan rejse i grønland

en anden tilgang kunne jo være at sige jamen det er da rigtigt at det er os selv der har en

interesse i infrastrukturen og det skal de ikke som sådan gå og mene noget om men

det så det skal være mit sådan meget konkrete bud

det her er dansk myndighed og at det skal man ikke gå og blande sig i og at det her er en grønlandsk hjemtaget opgave det skal vi ikke gå og blande os i havde en mere åben

har bidraget til i forhold til de opgaver som stadig væk er danske opgaver i grønland ved at deltage meget mere aktivt i folketingsarbejdet

forlig og finanslove med en helt anden dynamik end den man måske har set historisk hvor traditionen mere

at de nordatlantiske medlemmer ligesom gled ind i nogle af folketingets partigrupper og så søgte indflydelsen inde fra partierne så det vil

tresserne som stadig væk er gældende i grønland mens de bliver opdateret i i danmark jeg synes det kunne være interessant

vi skal forny et rigsfællesskab og videreudvikle et rigsfællesskab om man skulle have en arbejdsgruppe eller en kommission eller noget andet der arbejder effektivt på at få opdateret

har vi jo så den udfordring

de grønlandske politikere som vi i virkeligheden har den tætteste dialog med i hverdagen i det politiske arbejde

og fru aleqa hammond som sidder her i deres egenskab af folketingsmedlemmer og kan farve og præge tingene på mange måder og vi kan nå langt og stor respekt for det men i forhold til at fremme sådan en tanke som her bliver skitseret

og grønland altså den grønlandske

kunnet høre på de seneste debatter også sidste fredag

dialog og synes selv at jeg ad nogle omgange har sendt invitationer ud i det åbne rum om at at vi gerne vil have et stærkere engagement

en en tættere dialog om hvordan vi kan samarbejde om at berige ikke kun grønland og ikke kun danmark men begge ud fra devisen

tale om det grønne og fortælle at regeringen er den mest grønne regering der nogen sinde er set i danmarkshistorien sådan må man forstå det

har endda været sådan undervejs at statsministeren i et øjebliks indskydelse for at vise hvor grøn han er tog et grønt slips på det holdt dog kun sådan cirka en halv time så blev det skiftet ud med det sorte og hvis man skal gå

og finde et billede på hvordan det egentlig har været med den her regering på miljøområdet og

så tænker jeg på bjørnen sover

statsminister og en regering der har snorksovet på det her område i tre år og som nu

se lidt grønne ud så er man kommet med et udspil og man har endda sendt sin energiminister på banen i dag og sagt at socialdemokratiet er sorte

så mit spørgsmål til statsministeren er i

meget simpelt når man lægger al retorikken til side og alle forsøgene på at mistænkeliggøre sine politiske modstandere

derfor vil jeg gerne høre når statsministeren nu siger at han er så grøn er statsministeren så parat til at vi i fællesskab laver en ambition om at vi skal have tre vindmølleparker

det der er udfordringen med socialdemokratiets meldinger i går

bruge noget råderum

råderum som altså ikke eksisterer i to tusind og nitten to tusind og tyve to tusind og en og tyve

det jo imod bedre vidende når herre nicolai wammen siger at vi kun vil bygge én havvindmøllepark

forkert hvis man

opbygge en vindmøllepark på otte hundrede

de syv største byer og så siger vi der skal mere

derfor siger vi at vi

gå i gang med at screene for ti gw

præcis hvor og hvordan og hvor

så vi siger

set åbent om der skal bygges to eller tre eller fire hvis det er meget vigtigt for socialdemokratiet at vi allerede nu beslutter at

det er noget mere så lad os da snakke om det

vindmølleparker til havs statsministeren har indtil her til aften

nu håber jeg så at

så er den nye position for regeringen det skal jo blive spændende at se hvad angår at der selvfølgelig skal være penge til initiativerne det siger sig

er det socialdemokratiet har gjort meget klart

at statsministeren skal bruge på afgiftslettelser på energiområdet

se på at fremrykke finansieringen af pso og så sent som her i dag er der lavet en aftale

at der er kommet yderligere fire hundrede million kroner om året det korte af det lange herre statsminister er at selvfølgelig vil enhver aftale vi laver med hinanden blive finansieret krone til krone det der er spørgsmålet er

indeholde derfor et andet konkret eksempel vi har foreslået

vil regeringen gå med på den ambition kan vi være fælles om det kan vi lægge snakken til side og

eller et andet tal

millioner elbiler og ikke én eneste antydning af et værktøj til at nå det altså hvad er det instrumentale der skal til for at nå

skal fjernes og hvad så med det provenu man mister

aftaler uden at pengene er der men det ville da klæde socialdemokratiet når man lægger udspil frem at man også peger på hvor pengene skal komme fra

bare sige at indtil nu har vi ikke hørt noget andet end

kun det grønne råderum og det grønne råderum rækker ikke for det første er det der ikke før to tusind og tre og tyve og for det andet selv om det så var der før så rækker det ikke til at finansiere alt det som socialdemokratiet siger man gerne vil og derfor bliver det jo sådan

lidt let og minder lidt om de udspil der kom fra socialdemokratiet i perioden

en nærmere gennemberegning ovre i finansministeriet da man

gængse regnemetoder

møder op med finansieringsforslag diskuterer vi det gerne fordi vi har en ambition og vores ambition rækker også videre

stillede og det svar som hun fik

har statsministeren med al den kundskab

nu har den helt særlige kundskab han har både til danske og færøske forhold overhovedet tænkt over hvordan han kan bidrage med at skabe en ændring i det konstitutionelle grundlag for den fremtidige udvikling i samarbejdet imellem færøerne og danmark

sige stil hvor man forsøger at udfylde en hjemmestyrelov der for længst er

den er udtømt

det som herre magni arge kalder den konstitutionelle ramme altså grundloven som et grundrammevilkår bag rigsfællesskabet er gode muligheder for at udvikle

mere selvstændig retning med mere selvbestemmelse og mere selvbærenhed at de muligheder

heller ikke mødt med en færøsk

jo set at man har en forfatning i lagtinget der nu oversomrer som respekterer den danske grundlov så hvis det udtrykker det færøske lagtings ønske at få et identitetsdokument med fuld respekt for grundloven

man læse det af lovforslagets bemærkninger

grund til at rokke ved den konstitutionelle

eksterne selvbestemmelsesret om jeg så må sige og det færøske folks

man sige øverste myndighed over

jeg har redegjort for i dag

sig fra en islandsk hjemmestyreordning til en personalunion som var et meget naturligt skridt at tage på det tidspunkt og hvor jeg mener at det også ville være meget naturligt at man gik et skridt videre der hvor vi er nået til i dag

vi har totalt udfyldt de rammer der blev skabt i nitten otte og fyrre

han er måske den eneste statsminister i de sidste hundrede år og de næste

er en italesættelse af det niveau

til rigsfællesskabet som herre magni arge plejer at omtale som det såkaldte rigsfællesskab

som værende bredt funderet i det færøske

kan jeg sige helt generelt at jeg altid så længe jeg

respondere positivt på henvendelser der kommer fra det færøske folk jeg er varm tilhænger af rigsfællesskabet jeg mener at færøerne kan udvikles

yderligere med større selvstændighed i alle dimensioner inden for rammerne af

jeg ligesom herre magni arge bundet af den danske

den har forrang og den

drøm og sagde det er en drøm der vender indad det er blevet en drøm om isolation det var

europa i at tage lederskabet er er de forbehold som blandt andet danmark har i

skulle statsministerens ord i morges forstås som et første

at få aftabuiseret de danske forbehold

jeg anmelder ikke nogen folkeafstemninger

jeg kan ikke se nogen folkeafstemning for mig lige med det første og

i den her valgperiode men vi har brug for at få en grundig debat også om forbeholdene i et europa der udvikler sig i en verden der forandres og jeg tror faktisk at vi har brug for at få den debat netop uden en deadline for en folkeafstemning

til i sort hvidt med det samme og vi har brug for at få en bredere debat tager man for eksempel

sådan at danmark er kendt for og anerkendt for og udenrigsministeren og forsvarsministeren

rost i usa ved deres møder med den amerikanske forsvarsminister

der er så også et usa der stiller større fordringer til europa om at varetage egen sikkerhed og man kan bestemt ikke udelukke at

løfte en større opgave

den fremtid kan det jo virke paradoksalt at et aktivistisk land som danmark der

at stille op så kan stille op under en nato hat eller en koalition

hvis der så skal bygges op bagefter og det så eventuelt sker i eu regi så skal vores drenge og piger rejse hjem altså det er jo der hvor vores forbehold kommer til at stå i et andet lys fordi

det kan være jeg er naiv men altså jeg insisterer på at vi bør kunne tage den her debat uden på forhånd at sige derfor skal vi stemme om det danske

må være den den voksne i klassen men der er jo meget uro i europa

europa være den voksne i klassen når der er totalt kaos i italien når det der foregår

uden for eu og inden for eu uden for nato

langt tættere udenrigspolitisk og forsvarspolitisk samarbejde end man har gjort hidtil og dermed forsøgte sig som

de forskelligheder vi har fremstår som attraktive samfundsmodeller og nu har vi sloges om i dag hvem der er mest grøn og til hvilken tid og

man regner polemikken fra så er alle de her lande også under skiftende regeringer

forbilledlige eksempler for resten af verden

i en verden hvor nogle vender ryggen til internationale aftaler og multilaterale løsninger og til at ting er reguleret ved ved aftaler

tale den stærkes ret giver det ret god mening at de lande i højere grad koordinerer end de har gjort og det sker jo

jeg tror at for ganske nylig havde den danske forsvarsminister et møde med den svenske forsvarsminister selv om sverige står uden for nato for at diskutere konkret samarbejde

man sige et nordisk afsæt til at præge den europæiske debat så medgiver jeg fuldt ud at europa har

sine udfordringer netop fordi europa jo ikke er en føderal stat

ruskes i det når der kommer nye regeringer og sådan må det være

jeg mener at danmarks position bør være den at holde fast i den stærkest transatlantiske relation vi overhovedet kan fordi amerikanerne er vores tætteste allierede og så samtidig dyrke

europæiske dimension og tak til herre sjúrður

for at bringe den her dimension op

ret stort og afgørende spørgsmål synes det har været glædeligt

er hermed sluttet og vi går til afstemning om de

der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v en og halvfjerds af kristian thulesen dahl

og der kan stemmes

herefter er forslag til vedtagelse nummer v halvfjerds af mette frederiksen pernille skipper

samt forslag til vedtagelse nummer v to og halvfjerds af carolina magdalene maier og morten østergaard